om at hun fra og med den syvende februar to tusind og nitten atter kan give møde i tinget erik lunds hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne vi skal lige have lidt mere ro i salen kan ikke høre hvad jeg selv siger

roger courage matthisen

så har vi ro igen og dermed kan jeg give ordet til herre jan johansen som ordfører for socialdemokratiet værsgo

lovforslag en hundrede og tre og fyrre er et lovforslag der foreslår

obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og kompensation til arbejdsgivere samt ændring

af satsregulering af forskellige overførselsindkomster

den gruppe mennesker i samfundet der ikke sparer op til

alderdommen det er en god ting

igennem livet sparer op til vores alderdom når den tid kommer ellers risikerer man at få

og dem der ikke har haft en opsparing

procent og fortsætter frem til og med to tusind og tredive hvor den vil være tre

får lavet nogle gode ordninger videre fremad

skal administrere ordningen det giver

kontanthjælp i seks måneder

en god løsning så vi ikke står i den situation at man

ministeren vil prøve

løsning på det så jeg vil bare sige at vi tilslutter os ordningen og synes at det er en god

er opmærksom på at der også er nogle knaster i det

der er jo flere andre knaster i det som ældre sagen

det vender jeg selv tilbage til i min ordførertale men jeg vil da lige nævne en ganske alvorlig en og det er jo

personer på overførselsindkomst der risikerer at få en lavere

i kraft af det her lovforslag end de ville have fået hvis de havde fortsat med satsreguleringen det er ret mange tusinde kroner

det har enhedslisten også gjort under behandlingen af finansloven så er det jeg vil spørge ordføreren om ordføreren vil være med til at rette op på de

med til at rette op på de problemer under lovbehandlingen sådan

der er på overførselsindkomst også får en pensionsopsparing

der er knaster i det her det er der overhovedet ingen tvivl om men jeg jeg er af den

opfattelse at vi skal kigge på de knaster der er og prøve at få dem løst henad vejen

at de selv kommer til at betale den for det er jo sådan set resultatet af det her

det jeg spurgte om er vil ordføreren være med til og det bliver jo så gennem nogle ændringsforslag at rette op på det i forbindelse med lovbehandlingen så vi får et lovforslag der ikke medfører

en satspulje i stedet for går pengene til

i orden at det bliver trukket til at de skal pensioneres men med det her forslag

pensionsopsparing under atp som kan bruges når man

en gang går på pension det gode ved det er jo netop

det der også skal findes en løsning på et andet problem som jeg synes

jeg opfordre ministeren til hvis ministeren lige hører efter det gør han

se på den problemstilling under

en god ting det er i hvert fald et ønske om vi kan finde en løsning ved jeg ikke men vi kan

at finde en løsning men alt i

godt forslag vi kommer vi kommer væk fra at der

der kommer nogle problemstillinger i i forbindelse med udvalgsbehandlingen

siger at de er klar til at se på selvfølgelig er

selvfølgelig klar til at se på om vi kan finde nogle fornuftige løsninger på de problemer der er rejst undervejs

på det her forslag også og

mere alvorligt på de problemer der er blevet rejst i forbindelse med

der er nogle problemstillinger

afskaffet satspuljereguleringen og sikret at folkepensionister bliver reguleret i overensstemmelse med lønudviklingen ikke så meget ros for at påtvinge resten af

at de selv skal betale deres pension jeg tror det er mennesker der godt kunne bruge de penge i hånden

end med den nuværende regulering det fremgår af nogle

og det bygger på tal vi har fået fra finansministeren jeg er glad for at dansk folkeparti siger at

har vi jo allerede et flertal men hvordan har dansk folkeparti det egentlig

at man har lavet et lovforslag der betyder

hvis lønudviklingen er er under to

altså nogle grupper der får forringet deres

se på om vi kunne finde en fornuftig løsning på de problemstillinger som som bliver rejst her under

er et af de problemer vi skal vi skal se

at når enhedslisten stiller et ændringsforslag der retter op på det her at dansk folkeparti så vil støtte det selvfølgelig skal vi

mindst et andet større parti med det håber jeg så også vi kan få

på den måde ellers må ordføreren jo sige

altså bare sige det undrer mig lidt at man ikke retter det

nogle spørgsmål der påviser at der er et problem og at der var et problem i den aftale

sørensen har jo været herinde i folketinget i så lang tid

udmærket ved at hvis der skal ske ændringer i sådan et lovforslag så er det den kreds der står bag

det skal skal aftales i så går man ikke bare ud på kryds og tværs og stemmer for forskellige ændringsforslag det ved herre finn sørensen godt men jeg ved også godt at herre finn

jo skulle sige det men ellers tak for

af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere som regeringen og

indgik som en del af finansloven for to tusind og nitten efterfølgende har alle folketingets partier bortset fra enhedslisten tilsluttet sig aftalen og det glæder jeg mig over

som løfter vores pensionssystem og tilværelsen for mange pensionister for venstre er det netop helt afgørende at vi benytter de gode tider til at løfte tilværelsen for så mange som muligt regeringen og dansk folkeparti har eksempelvis indgået en række aftaler der giver danske lønmodtagere flere af

egne lønkroner i lommen og som ovenikøbet også styrker vores pensionssystem blandt andet ved at tage hånd om det såkaldte samspilsproblem så bygger vi jo videre på et i forvejen stærkt

aftalen indebærer

tusind og tyve vil følge lønudviklingen så alle folkepensionister

bid af velstandsfremgangen det er

især for de folkepensionister som som har mindst på kistebunden vi indfører en obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere det er først og fremmest en gevinst for den enkelte der kan se frem til en lidt større pensionsopsparing og så er det jo godt for samfundet når flere er med til at spare op til deres alderdom det er vigtigt at understrege er tale om ekstra penge bidraget bliver lagt oven i overførselsindkomsten så pensionsopsparingen

vil gøre indhug i den helt aktuelle indkomst her og nu i forhold til hvad de har at bruge

jo sammen med den del af aftalen der betyder at der tusind og tyve ikke længere vil blive tilført nye midler til

tillægsrefusion til arbejdsgivere for den løn

som oftest betaler arbejdsgiveren til en arbejdsmarkedspension så derfor er det helt rimeligt at arbejdsgiveren ikke også skal betale til den obligatoriske pensionsordning alt i alt

at så mange som muligt har mulighed for at få en god tilværelse også i seniorlivet så med de ord

får en dårligere regulering af deres i forvejen beskedne indkomst end de ville få med den hidtidige regulering jeg forstår ikke hvad det gode

nu har jeg jo præsenteret for de andre ordførere tror at ordføreren har hørt efter

er villig til at gå ind og rette op på den

lovgivning og vi skal også kigge på den problemstilling enhedslistens ordfører nu har har

at vi med den her aftale sikrer at mennesker som i dag

ikke får sparet op til deres pension nu fremadrettet får sparet lidt op

de har en lidt bedre bedre mulighed for at få en god og tryg seniortilværelse

jeg har brugt tiden på jeg har bare peget på et synes jeg selv og enhedslisten ret alvorligt problem

forslag til hvordan man kan løse det jeg hørte ikke noget tilsagn men omvendt

ikke er et blankt nej til at kigge på det og få det løst i forbindelse med lovbehandlingen så må jeg så mobilisere al den optimisme jeg kan

i kredsen af partier der står bag den her aftale hvordan og hvorledes vi vi håndterer

der er rejst af enhedslisten her det jeg kan beklage i dag er

at sikre fremtidig pensionsopsparing til de mange mennesker der i dag er på overførselsindkomst og

mig til at få en forklaring på når enhedslisten indtager talerstolen

som jeg har rejst her i dag vi er selvfølgelig meget tilfredse med at satspuljen nu bliver afskaffet og vi er glade for at folkepensionister fremover skal have deres pension reguleret i takt med lønudviklingen som det er sket med vedtagelsen af l en hundrede og fem og tredive vi ser bare sådan på det at den regulering burde komme alle modtagere af overførselsindkomster til gode og ikke kun folkepensionister forstået på den måde at de rent faktisk fik forøget deres indtægt

at de klart ville mene at de ikke har råd til at spare op til pension

i øvrigt tale om en meget beskeden opsparing sammenlignet med arbejdsmarkedspensionens tolv

og der er da heller ikke luft til mere hvis man vil gøre det på den måde som forligspartierne har besluttet sig for

synes vi det er for fattigt at man vil tvinge disse mennesker til

for at satspuljereguleringen i mange mange mange år har været med til at forringe deres vilkår de fleste mennesker der modtager overførselsindkomst har langt større behov for pengene og en rimelig regulering af deres indkomst nu

der lægges op til her man skal være klar over

faktisk ville være langt bedre stillede økonomisk med en folkepension boligydelse og helbredstillæg også selv om de ikke har indtægter ud over folkepensionen end de er i dag med deres nuværende kontanthjælp danske handicaporganisationer muskelsvindfonden og lev gør opmærksom på at en stor del af deres medlemmer ikke lever så længe at de når folkepensionsalderen de får altså ingen glæde af den obligatoriske pensionsopsparing men vil derimod mærke en fortsat udhuling af deres indkomst når nu satspuljen bliver afskaffet

bør man jo tage skridtet fuldt ud og sikre

der gik til satspuljen kommer tilbage til alle modtagere af overførselsindkomster og at alle overførselsindkomster fremover reguleres i takt med lønudviklingen herudover bør man jo hurtigst muligt opsige skatteaftalen fra to tusind og tolv så skattelettelser ikke fremover bliver finansieret med en mindreregulering

overførselsindkomsterne men desværre er flertallet for denne i vores øjne asociale regulering kun blevet større for man har fået alternativet med i det forlig ældre sagen har udpeget fire punkter som de foreslår ændret i lovforslaget og enhedslisten er enig i alle fire punkter

vil arbejde for i udvalgsbehandlingen at der bliver taget højde for de forslag det helt store problem som blandt andet ældre sagen er opmærksom på

at dette forslag vil stille folk på overførselsindkomster dårligere end med den nuværende regulering hvis lønudviklingen er mindre end to

mange år vi har fået nogle svar fra finansministeren der bekræfter at hvis den foreslåede regulering havde været gældende siden to tusind og fem ville det have medført at ydelsen for en reelt enlig

førtidspensionist med højeste førtidspension ville have været fire tusind to hundrede kroner lavere end i dag

to tusind fire hundrede tre tusind to hundrede kroner lavere end i dag

af konsekvenserne af den form for regulering man her har valgt det er rigtigt at ydelsesmodtageren så får en pensionsopsparing og at de penge der tidligere blev sat ind i satspuljen

bliver brugt til en pensionsopsparing det vil der så være en del af dem der får glæde af til den tid bortset fra at de jo risikerer at den bliver spist op af modregningsreglerne for folkepension og sociale ydelser

et andet problem som ældre sagen også peger på disse forhold skal der som minimum rettes op på hvis enhedslisten skal støtte det her forslag og det burde ikke være økonomien der står i vejen for at lave en ordentlig regulering finansministeren har jo

forklaret os at det det faktisk ikke vil koste noget at gennemføre det ændringsforslag som ældre sagen stiller så jeg ser frem til udvalgsbehandlingen og håber at jeg kan overbevise et flertal her i salen om at vi skal have rettet op

ideologiske diskussioner om

anden iboende ikkeliberal tankegang i det men omvendt

vi gjorde det med åbne øjne og vi gjorde det efter megen diskussion

i det og prøve at

kortsigtede projektstøtte vi permanentgør flere

det her arbejde for socialt udsatte

sørger for at pensionisterne får reguleret deres pension efter lønudviklingen og

det giver nogle udfordringer og det er klart at vi skal se på dem

når vi i to tusind og ni og tyve skal se på hvordan vi fortsætter efter at bidragsprocenten på det tidspunkt er kommet op på tre

at gå med i satspuljekredsen og det er jo derfor ordføreren står her i dag

mit spørgsmål er har ordføreren været opmærksom på det problem jeg nu har peget på gennem forskellige spørgsmål og i min egen ordførertale altså at hvis lønudviklingen er

en dårligere regulering end de ville få med den nuværende regulering det det ene spørgsmål det andet

kan ordføreren forklare mig hvordan alternativet

gå med til at man meldte sig ind i skatteforliget

betyder at oven i den dårligere regulering som disse mennesker i årevis i en menneskealder har været udsat for

skal de også opleve at de i disse år

hvert år yderligere nedreguleres med nul

som ligger i det her skatteforlig jeg forstår simpelt hen ikke

men lige præcis det problem herre finn sørensen påpeger

påpeget det så mange gange at vi alle sammen er

vil i hvert fald betyde det en ting der vil blive

kommende udvalgsforhandlinger med hensyn til det andet

det er vi nødt til at tage ansvaret for

at vi har meldt os ind i det forlig det er klart for vi har også

uddele pengene

begynde at undersøge tingene

at hvis ordføreren når

støtte et ændringsforslag der retter op på problematikken

lang debat jeg hæfter mig ikke så meget ved at man har valgt at gå ind i satspuljeforliget det jeg hæfter mig ved

medføre at man melder sig ind i skatteforliget

nedsættelser af skatten på fordi en meget stor del af den skattelettelse betales af mennesker uden for arbejdsmarkedet

vi sikrer at det ikke er pensionisterne og

i forbindelse med ordførerens første spørgsmål

så ja det vil vi se på hvorvidt og

ved

dette medfører nogle afgrænsningsproblemer i forhold til andre ydelser vil gerne drøfte forskelligt konstruktivt også jævnfør den debat vi har haft her i salen i dag det vigtigste for os er at vi med dette forslag får taget hul på pensionsordninger

firserne hvor man ikke kom helt i mål da man fik lavet arbejdsmarkedspensionerne

være en følgelovgivning der tog hånd om mennesker på dagpenge eller på overførselsindkomster i øvrigt det skete bare aldrig

godt at den del af det nu bliver lukket af

på høje tid at ophæve aftalen om satspuljen så de mennesker der i forvejen har ganske lidt ikke skal plukkes økonomisk

også det er godt at komme væk fra den projektjungle der er og give pengene

til et mere generelt løft og til mere stabile investeringer

det jo er nævnt udmøntet af aftale om ny regulering af folkepension og indførelse af obligatorisk pensionsopsparing for overførselsmodtagere

se at aftalen efterfølgende er blevet tiltrådt af

med lovforslaget indføres der en obligatorisk pensionsordning for visse overførselsmodtagere der hidtil har bidraget til finansieringen af satspuljen det gør vi jo netop for at sikre at så mange som overhovedet muligt har de bedste forudsætninger for en god tilværelse som pensionist uanset deres arbejdsmæssige historik ordningen får virkning fra to tusind og tyve det betyder derfor også at der fra

tyve ikke tilføres nye midler til satspuljen bidraget til den

procent af den pågældende overførselsindkomst bidraget stiger herefter hvert år med nul

procent det betyder at bidraget i to tusind og tredive vil være på

partierne bag aftalen tage stilling til om bidraget skal stige yderligere

det bliver større end de tre procent det er vigtigt for mig at understrege at bidraget lægges oven i den enkeltes overførselsindkomst vedkommende vil således få en

som der udbetales under sygdom eller barsel eller under uddannelse til statens til statens voksenuddannelsesstøtte da arbejdsgiver ofte indbetaler til en arbejdsgiverpension af lønnen skal arbejdsgiveren ikke også betale bidrag til obligatorisk

denne tillægsrefusion svarer til bidraget af obligatorisk pensionsordning

fornuftigt niveau jeg ser også frem til de videre drøftelser af det her forslag

besvare et par af de spørgsmål der er stillet og sige at både de bemærkninger som er kommet fra

ordfører bent bøgsted ser vi på under udvalgsbehandlingen og ligesådan også i forhold

der vedrører kapitalpensionen bliver vi nødt til at se på under udvalgsbehandlingen

være andre spørgsmål som den her debat har rejst som vil blive blive reflekteret under den udvalgsbehandling også de spørgsmål som

vi har et forlig så der er ikke mere at snakke om det var sådan jeg opfattede det

smækket i for at vi kan foretage nogle ændringer i det her lovforslag jeg ved godt

de skulle have en pension og på den anden side at de skal bruge den efter en halv år så jeg glæder mig til behandlingen også

de andre spørgsmål der er blevet rejst også af dansk folkeparti så jeg ser frem til at vi får

som lovforslaget omfatter får nogle bedre vilkår i fremtiden

netop det der er hele sigtet og det er jo også det der er den politiske aftale så så derfor skal vi også

teknisk altså der er mange forskellige tekniske elementer fordi det hænger sammen med andre dele af lovgivningen men når det er sagt er jeg

fire og halvtreds eller senere

tres timer kan få et skattefrit beløb på tredivetusind

pensionsalderen forslaget skal motivere og fastholde seniorer der går pension til at blive længere på arbejdsmarkedet

det er selvfølgelig et forslag som nogle

vil benytte sig af for at blive længere på arbejdsmarkedet

rigtig mange mennesker som på en eller anden måde er slidt op inden de når pensionsalderen og forslaget skønner jo at

er fem tusind fem hundrede der vil få udbetalt en seniorpræmie

vil benytte sig af det her fordi de får de tredivetusind kroner så det er omkring ni procent af den samlede

dem på fleksjob dem på nedsat tid der ikke kommer med i ordningen de kan vel

til den danske samfundsøkonomi

det er selvfølgelig en ny måde at udbetale det på men jeg mener at ministeren skal kigge på det

når de går på folkepension uanset hvornår

er på arbejdsmarkedet det synes vi egentlig i dansk

hvor mange der så lige vil gøre

viser sig at det er langt flere end det er beregnet til så det kan vi ikke sige på forhånd men

synes vi i hvert fald at det er en

konkret handler det om at indføre en skattefri seniorpræmie som skal gøre det mere attraktivt at tage en år ekstra på arbejdsmarkedet selv om man egentlig er berettiget til at gå på pension venstre synes

vi vil gerne gøre det mere attraktivt at forblive en aktiv del af det arbejdende fællesskab også

har rundet folkepensionsalderen vi har brug for flere hænder og det er meget glædeligt at

at vi kan lokke flere seniorer til at blive lidt længere tid på arbejdsmarkedet for vi har brug for at de der gerne vil

rent faktisk også tager en ekstra tørn

med denne ordning skaber vi et øget incitament til netop dette

hilse fra ham og fra sf og de stemmer imod det her lovforslag det gør enhedslisten også det er da noget af det mest inderligt overflødige og ligegyldige man har set i lang tid man vil bruge

sikre at seks hundrede og

lokke dem til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet et års tid mere altså det er jo helt ude af proportioner samtidig

alligevel det er jo helt fantastisk at man klatter med pengene på den måde især når man tænker på at den gruppe mennesker man så vil belønne her jo i forvejen er blevet belønnet med forskellige ordninger der belønner folk som bliver længere på arbejdsmarkedet for eksempel ved gunstige fradragsregler

vi lige har vedtaget de kan få et ventetillæg til folkepensionen efter reglerne om opsat pension for at nævne et par ting næh

her lovforslag og så være enige om at de der en hundrede og halvfjerds million kroner

til at opruste i arbejdstilsynet vi kan vel få cirka tre hundrede og halvtreds årsværk i arbejdstilsynet så kan vi jo få rettet op på de mange nedskæringer som arbejdstilsynet har været ude for gennem de sidste mange år og så kunne vi jo få gjort noget for de mennesker

gå på folkepension der peger 3f jo i høringssvaret i al stilfærdighed på at tyve procent af deres medlemmer har forladt arbejdsmarkedet inden de fylder tres år enten er de afgået ved døden eller er slidt op og kan ikke være på arbejdsmarkedet

se det ville da være en profil der ville batte noget også i forhold til det ønske som de partier der står bag det her forslag har nemlig at vi gerne

i stedet for at klatte dem væk til nogle som ville blive der

det her er et rigtig godt forslag vi

en situation i øjeblikket hvor vores virksomheder mangler arbejdskraft de har i den grad brug for at er flere der vil blive længere tid på arbejdsmarkedet de har brug for at hente udenlandsk arbejdskraft ind de har brug for hænder de må sige nej i øjeblikket til ordrer fordi de ikke har medarbejdere nok og når de siger nej til ordrer

betyder det at danmark bliver fattigere

i den grad har en gevinst ved at blive længere tid på arbejdsmarkedet

så vil man blive længere på arbejdsmarkedet og

brede det ud til alle mulige andre målgrupper end kun seniorerne

vi mangler

den rigtige måde at gøre det på den rigtige type incitamentsstruktur vi vil hellere have frivillighed frivillighed og gulerødder i stedet for tvang og pisk

engang er jobklare ved at sætte dem ned i kontanthjælp ved at tage deres hjælp fra

boligydelse og det synes vi er den forkerte måde at gøre

kan rejse et socialt flag og sige jamen hvad så med de nedslidte hvad så med alle dem der har brug for at komme

arbejdsmarkedet fordi de ikke kan klare presset fordi de er stressede fordi det går ud

pension om arbejdsmiljø om

de kan få lidt mere restleveevne når de bliver pensionister men alternativet støtter

for at blive en år længere på arbejdsmarkedet for folk der har nået folkepensionsalderen dette forslag spiller direkte ind i vores nuværende behov for hænder på arbejdsmarkedet

det også ind i behovet for at få skabt et rummeligt arbejdsmarked hvor man i højere grad ser at også folk der

aftale som vi har lavet i finansloven for to tusind og nitten

seniorpræmie jo at styrke incitamentet til beskæftigelse for seniorer der arbejder efter at de har opnået folkepensionsalderen med lovforslaget kan personer der arbejder i et omfang der i gennemsnit svarer til mindst tredive timer om ugen det vil sige mindst femten

det første år efter folkepensionsalderen opnå en skattefri seniorpræmie på tredivetusind kroner ordningen omfatter personer der er født den første januar nitten fire og halvtreds eller senere hensigten med ordningen er jo netop ad frivillighedens vej at få flere seniorer til at fortsætte arbejdet også

seniorliv ordningen skal også være nem at administrere og derfor vil ordningen som udgangspunkt blive baseret

en registerbaseret sagsbehandling både i forhold til fastlæggelse af målgruppen

har ret til seniorpræmie opgørelse af løntimer og udbetaling af præmien

derfor synes jeg faktisk også at der

være glad i dag det er en

rigtig rigtig god aftale der er lavet og er jo faktisk også en aftale som man skylder

forhandlinger og nu har man så lavet en politisk aftale som

det er på alle måder en en rigtig rigtig

der er jo mennesker som er på det rummelige arbejdsmarked som har fleksjob eller er nedsat tid

måske har fået et job de kan klare en år ekstra men de kan ikke hente nogen gevinst fordi

indtænke det rummelige arbejdsmarked meget mere end vi gør i dag fordi vi får brug for alle kræfter ude på arbejdsmarkedet

en synes jeg selv rigtig god satspuljeaftale på beskæftigelsesministeriets område hvor vi jo netop nu i langt højere grad kommer til

personer med et større handicap adgang til det danske arbejdsmarked for netop også at fremme deres

men gerne vil være der i et job hvor de har de skånehensyn der skal til så de kan blive længere og måske også efter at de er gået på pension de får jo ikke andel i den her pulje

jeg jeg synes ministeren skal tænke lidt over at

få det rummelige ind også i den lovgivning han giver også

skal overveje hvordan man kan sikre en bedre vilkår på det rummelige arbejdsmarked det er jo ikke hinandens modsætninger det er

også indstillet på at vi fremadrettet tager yderligere initiativer

at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den syvende februar to tusind og nitten og så beder jeg ordførerne om at rokere på plads her oppe på de forreste rækker nu er der virkelig mulighed for at avancere

og vi skal lige have teknikken på plads således at man kan høre hvad folk siger når debatten

så går vi i gang med debatten og det første vi skal have er en begrundelse for forespørgslen og den gives af ordføreren for forespørgerne herre finn sørensen enhedslisten

fru mette frederiksen ikke længere kunne se noget godt argument for at havnearbejderen skal arbejde mange flere år end akademikeren før han kan gå på pension den melding blev vi jo glade for i enhedslisten vi tog den som udtryk for en erkendelse hos socialdemokratiet af at den såkaldte velfærdsaftale med de drastiske forhøjelser af pensionsalderen har skabt et problem som man nu har fået øje på vi har lige fra start kritiseret den aftale for at være bunduretfærdig fordi den rammer hårdt blandt dem der kommer tidligt på arbejdsmarkedet

vi tænkte at nu er der måske endelig en chance for at vi kan få en reel diskussion ikke om der skal laves noget om i den velfærdsaftale men hvad der skal laves om og hvordan vi kan gøre det derfor indkaldte vi til den her debat som jo kun er blevet endnu mere aktuel for fjorten dage siden præsenterede socialdemokratiet sine syv principper for en differentieret folkepensionsalder det satte en politisk lavine i gang må man sige så en stor tak til socialdemokratiet for at være kommet med et udspil efter en uges betænkningstid sagde dansk folkeparti at de også ville gå til valg på en differentieret folkepensionsalder

opfordrede så statsministeren til hurtigt at indkalde forligskredsen bag velfærdsaftalen

statsministeren påtog sig opgaven andre partier er også kommet med deres bud i kølvandet på det og bedre baggrund for en forespørgselsdebat kan vi jo ikke få der er nok også langt flere end normalt der følger med i debatten i dag så velkommen til alle dem der måtte kigge på gennem flere målinger har befolkningen jo givet sin mening meget tydeligt til kende et klart flertal i befolkningen er modstander af at hæve folkepensionsalderen til syv og tres år et flertal er modstandere af at den skal stige i takt med den gennemsnitlige levealder det er jo et lige så stort flertal og et klart flertal siger ja til differentieret folkepension det er jo helt anden vej end fleste partier herinde har tænkt sig at gå så jeg glæder mig rigtig meget til at høre hvad de forskellige partier konkret vil gøre ved det store problem som den stigende pensionsalder har skabt sammenholdt med et arbejdsmarked der udstøder alt for mange længe før pensionsalderen jeg ser selvfølgelig også frem til ministerens svar

på forespørgslen der lyder sådan her hvad kan ministeren oplyse om muligheden for og konsekvenserne af indførelse af en differentieret folkepensionsalder eller andre rettigheder til en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som er baseret på antal år på

tak for det og

at diskutere et både vigtigt og aktuelt emne som som er på den politiske dagsorden

tidligere har diskuteret i indeværende folketingssamling det er jo ikke sådan at vi har haft den her diskussion før

en afgørende rolle for en tryg fremtid pension er vores løfte om tryghed når vi bliver ældre den tryghed for danskerne skal der ikke herske tvivl om regeringen tager meget

tusind og nitten er regeringen optaget af at folkepensionisterne skal have en bedre levefod det er også derfor vi har lavet en aftale med med dansk folkeparti om blandt andet

bedre vilkår for folkepensionister samtidig ligger det mig også meget på sinde at sikre at så mange som muligt er en del af det arbejdende fællesskab men vi skal også sikre gode løsninger for dem der ikke kan være på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen

tusind og femten var der bred opbakning her i folketinget til principperne om levetidsindeksering fra velfærdsaftalen fra to tusind og seks og det glæder mig

ved den aftale indekseringen indebærer at den stigende levetid i befolkningen afspejler sig i flere år på arbejdsmarkedet som afgørende for at vi kan finansiere vores velfærdssamfund vi har så som

herre finn sørensen nævner set udspil fra

og også senest det radikale venstre om

nu er rigtig mange ubesvarede spørgsmål som

det helt præcis er nogle af partierne vil have der skal gælde hvem det skal gælde for og under hvilke betingelser og selvfølgelig også hvordan det finansieres

har statsministeren jo meget tydeligt sagt

regeringen er lydhør over for forslag til løsninger

at der er indkaldt til drøftelser her senere på ugen blandt forligspartierne bag velfærdsaftalen

møde i beskæftigelsesministeriet jeg glæder mig faktisk rigtig meget til det møde hvor partierne her

for at vi kan komme videre i de politiske drøftelser men når det så er sagt

tage hul på de her drøftelser

lad mig så også knytte et par bemærkninger til enhedslistens spørgsmål for to år siden drøftede vi et lignende spørgsmål fra enhedslisten som

hundrede og tretten og her før jul havde jeg desuden den fornøjelse at drøfte spørgsmålet om danskernes fremtidige pensionsalder i forhold til f seks s tre hundrede og s tre hundrede og

i en vis udstrækning at gentage nogle af de pointer jeg havde det er jo sådan og skal være sådan at hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan arbejde skal man

have mulighed for at arbejde mindre eller

her er de muligheder

vi har i dag

andet erkende at seniorførtidspensionen ikke fungerer efter hensigten

som får tilkendt en seniorførtidspension

skal selvfølgelig også ses i sammenhæng med at reglerne for

trådte i kraft men man må så også konstatere hvis man kaster et blik på seniorførtidspension at mange

ikke har tildelt

er enkelte kommuner som faktisk ikke har forstået rammerne for seniorførtidspension så der er et arbejde her

på få timer er lykkedes at få flere til at blive en del af det arbejdende fællesskab på på nedsat tid

tusind og atten var der således trettentusinde og femhundrede på

der var i fleksjob

blev der tilkendt tre gange så mange fleksjob til folk over tres

jo sådan set en rigtig god udvikling samtidig er mange 60 årige blevet tilkendt

tusind og atten var der cirka nioghalvtredstusind fuldtidspersoner over tres

personer der ikke lever op til kravet om langvarig beskæftigelse i seniorførtidspensionen og selv om antallet af tilkendte

er faldet blev der i to tusind og atten tilkendt knap tusind flere førtidspensioner til folk over tres år end tilfældet var i to tusind og elleve tallene viser samlet set at der for folk over tres år med nedsat eller ingen arbejdsevne er andre veje til

ud af arbejdsmarkedet end dem der blev aftalt med seniorførtidspensionen og folk gør jo også brug af disse veje men det ændrer ikke på at det kan være klogt at kigge på nedslidtes mulighed for

trække sig tilbage det er så også blandt andet derfor at regeringen jo for efterhånden et stykke tid siden

nedsatte en seniortænketank der skal komme med forslag til hvordan vi kan fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet og skabe mere kvalitet i seniorarbejdslivet det handler om at understøtte

der kan blive længere og har lyst til det men det handler jo ikke mindst også om hvordan vi kan forebygge at man bliver nødt til at forlade arbejdsmarkedet før tid fordi man er slidt op det arbejdes der nu

seriøst og grundigt med i tænketanken hvor både arbejdsmarkedets parter ældre sagen og

også andre er repræsenteret og det er et arbejde der ledes af harald børsting

set også glad for at vi er godt i gang med de politiske drøftelser om en ny arbejdsmiljøindsats og jeg er ikke mindst glad for at der er så stor politisk vilje fra alle partier i folketinget til at tage et ansvar for

sikre bedre rammer for forebyggelse vi bliver nødt til at fokusere på at

arbejdspladser skal blive bedre til at forebygge at medarbejdere bliver fysisk og psykisk nedslidte af at være på arbejdsmarkedet

de aktuelle forhandlinger om en ny politisk aftale om bedre vilkår for arbejdsmiljø

kan nå frem til en aftale her i løbet af de kommende måneder derudover

har vi også gang i en grundig evaluering af førtidspensions og fleksjobreformen som

også havde en længere drøftelse om her

i folketinget før jul og der har vi også haft en lang række temamøder med de partier der står bag

fleksjobreformen har skabt

også gerne slå fast at regeringen er lydhør og har fokus på at finde løsninger der i

grad og måske også i højere grad tilgodeser personer som er nedslidte også fremover får den hjælp de har brug for det er vi helt indstillet på at diskutere og jeg ser også meget frem til at

fremlægger deres svar på nogle af

som socialdemokratiet er kommet

senere i denne uge tager vi fat på politiske drøftelser som jeg faktisk ser rigtig meget frem til og som jeg også synes giver god mening i forhold til de udfordringer som vi ser

været mange år på arbejdsmarkedet vi ved jo

at regeringen for et par år siden forsøgte at forhøje pensionsalderen vi ved også at

der var nogle ting ministeren gerne ville i forhold til vores forslag men hvad mener regeringen altså regeringen må da have en holdning

hvordan vil regeringen sørge for at hjælpe de nedslidte vi har ikke hørt et ord fra regeringen ud over at indkalde til forhandlinger så

de nedslidte hvordan vil de løse det det mangler vi

ved udmærket godt at vi i forhold til at forbedre vores forebyggelse i øjeblikket

sige lige om lidt men forebyggelse er jo ét element hvor regeringen nu

præsentere nye forbedrede vilkår for forebyggelse så nævnte jeg

at vi bliver nødt til at kaste et kritisk blik på

det andet som jeg også synes

og fleksjobområdet er i gang med en meget omfattende

så det er jo ikke fordi herre leif lahn kan være overrasket over at der allerede er

at adressere det her vigtige tema men det er klart at det

partier har jo også mulighed for at byde ind og derfor glæder

at stille en lang række spørgsmål

er kommet med i forhold til nogle principper som fortjener en en kærlig behandling også for at blive lidt klogere på om det er en bæredygtig løsning der

men det bliver der også lejlighed til at drøfte her i salen den enogtyvende februar hvor enhedslisten har indkaldt til en forespørgselsdebat om hvordan det egentlig går med evalueringen af den der reform af førtidspensionen og fleksjob men det vi diskuterer her i dag er jo pensionsalderen

skal pensionsalderen blive ved med at stige sådan som det er aftalt mellem forligspartierne det vil sige

tyve forhøjes til ni og tres år med virkning fra

fem og tredive og så fremdeles alle kender vist efterhånden de her

hvad kan ministeren oplyse om et ganske bestemt princip som både socialdemokratiet og enhedslisten

egentlige rettigheder til tidligere tilbagetrækning baseret på et objektivt kriterium om antal år på arbejdsmarkedet det er jo det der ligger i socialdemokratiets model det også det der ligger i enhedslistens model

jo lige præcis den ambition som vi må konstatere at vi har udfordringer med herre finn sørensen at den enogtyvende februar kommer vi til at

ret mange forespørgsler

og seniorførtidspensionen er jo en del af den her diskussion

den kan man sige forskellige praksis der er rundtom i landets kommuner bliver vi nødt til

der har været forskellige forslag på banen men jeg

på noget tidspunkt har været konkretiseret hvem skal være omfattet hvad koster det hvad er det for vilkår der skal gælde det

og alt for mange går jo direkte fra byggepladsen og hjem i seng når

når pensionsalderen det er vi vel alle sammen enige om

ikke er rimeligt når der så er så meget fokus på

seniorførtidspensionen tænker jeg at det får lidt karakter af at vi alligevel skal arbejde til vi segner de fleste synes vel at det er rimeligt nok at tænke at de får tid til børnebørnene og tid til fritidsinteresserne også

kan gå på pension så jeg er nysgerrig på at høre hvad regeringens ambition er i forhold til hvor mange gode pensionsår vi alle sammen burde have ret til

den optimale pensionsreform

at vi kommer til at leve længere

set rigtig rigtig godt for det betyder jo

det er jo derfor at partierne der står bag den aftale også har sagt at når man kommer til at leve længere så skal man også have bidraget til samfundet længere ellers vil man jo komme i den situation at fremtidens generationer vil have en helt anden en økonomisk udfordring end os der er til stede her i folketingssalen i dag

er opmærksom på for mig er

en trist diskussion jeg har ikke nogen ambitioner man skal arbejde til man segner jeg har den klare ambition at hvis man er nedslidt skal man har mulighed for

trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet

så derfor må vi diskutere alle elementer og vi bliver også nødt til at diskutere

hvordan vores arbejdsmiljø bliver bedre og jeg ved i hvert fald fra en del samråd med fru kirsten normann andersen at det er et spørgsmål som sf også

det kan godt være jeg tager fejl men min fornemmelse var også at der var en slags åbenhed fra

i hvert fald i pressen

at ministeren vil bekræfte at jeg har ret i at det virker som om der var en type tilnærmelse fra venstre til en differentieret pensionsmodel altså hvor dem der har

også at vi bliver nødt til at sætte os ned med de partier der tidligere har lavet en politisk aftale og så drøfte

er for udfordringer vi står med på den korte men også lidt længere bane hvis det var at vi ikke ønskede at diskutere det her så

der betyder rigtig meget for rigtig mange ude på arbejdsmarkedet men i den forbindelse

høre hvor ser

trække sig ud af arbejdsmarkedet fordi man

hvor er det største problem

spørgsmålet om at man også skal tilgodese

hvor ser ministeren det vigtigste

vil se langt større udfordringer i forhold til muligheden

på grund af at vi vil se stadig

hvordan vi sikrer en bedre forebyggelse end den som vi må sige at skiftende regeringer har

det andet spørgsmål er selvfølgelig også at vi må konstatere gennem forskellige diskussioner både her i folketinget men

også rundtom på landets arbejdspladser med landets virksomheder

nogle ordninger i dag som ikke nødvendigvis fungerer efter den politiske hensigt de blev etableret

et eksempel og vi diskuterer jo også

en meget forskellig kommunal praksis

og førtidspension som vi havde en diskussion om for et års tid siden tror jeg

nu i gang med en ret stor kortlægning af hvordan vi så kan forbedre

en diskussion af hvad det så

have et samfund der bliver fremtidssikret

over til forhandlingen og de almindelige regler gælder for korte bemærkninger den første ordfører på talerstolen

fordi vi allerede i dag ser tusindvis af mennesker der ikke kan bide sig fast på arbejdsmarkedet til den nuværende pensionsalder de ryger ud længe før tid enten fordi de er nedslidt eller fordi de mangler de nødvendige kvalifikationer det problem bliver selvfølgelig kun værre i takt med at pensionsalderen bliver sat i vejret det rejser også nogle spørgsmål som vi hører gang på gang ved møder på arbejdspladser i fagforeninger og på uddannelsessteder hvorfor skal vi arbejde til vi er slidt ned eller til vi falder døde om hvorfor skal dem som kommer tidligt på arbejdsmarkedet ikke have ret til lige så mange gode år efter arbejdslivet som dem med de lange uddannelser og de høje lønninger hvad skal alle de mennesker leve af som ryger ud af arbejdsmarkedet længe før pensionsalderen set i lyset af alle stramningerne i dagpenge efterløn førtidspension sygedagpenge og kontanthjælp

nogle spørgsmål man hører hvis man bevæger sig rundt ude i befolkningen de spørgsmål har forligspartierne bag velfærdsaftalen endnu ikke givet nogen konkrete svar på alligevel holder de fast i at pensionsalderen skal blive ved med at stige de er simpelt hen i gang med et gigantisk løftebrud over for befolkningen velfærdsaftalen sagde at pensionsalderen skulle stige i takt med den gennemsnitlige levealder det er galt nok i sig selv men der var trods alt nogle forudsætninger i den aftale de mange milliarder staten sparer

skulle bruges til velfærd og bedre arbejdsmiljø hed det det var også en forudsætning at efterlønsordningen ville blive bevaret

den såkaldte tilbagetrækningsaftale med dansk folkeparti

der var aftalt i velfærdsaftalen skulle fremrykkes med fem år altså en langt hurtigere indfasning samtidig blev efterlønsperioden skåret ned til tre år partierne var også enige om at de mange sparede milliarder ikke kun kunne bruges til

det blev alt sammen skrevet ind i thorningregeringens grundlag i to tusind og elleve og efter valget i to tusind og femten blev der indgået et nyt forlig hvor socialdemokratiet bandt sig til disse principper

men velfærden har ikke fået det bedre tværtimod

så mærkeligt skiftende regeringer har klattet pengene væk til skattelettelser i et omfang som kunne finansiere en pensionsalder på fem og tres år

samme vej med løftet om at forebygge nedslidning og styrke arbejdsmiljøet de sidste to store undersøgelser af danskernes helbred og arbejdsmiljø viser at både den

og den psykiske nedslidning er øget siden to tusind og tolv arbejdstilsynet har mistet hver fjerde medarbejder siden to tusind og syv og antallet af besøg og påbud på virksomhederne er faldet tilsvarende nu skal bøtten altså vendes hvis ikke det skal gå helt galt på det danske arbejdsmarked og helt galt med befolkningens tillid til at folketinget er i stand til at sikre rammerne for det gode arbejdsliv og det gode liv i det hele taget derfor ser jeg frem til at høre partiernes bud på hvad de vil gøre enhedslisten er

bud for det første skal vi stoppe stigningerne i pensionsalderen den skal ikke være en dag over syv og tres år for det andet skal vi indføre en ret til tidlig tilbagetrækning på dagpenge efter fyrre år på arbejdsmarkedet og fem og tredive år i a kassen

ret til delvis tilbagetrækning efter fem og tredive år på arbejdsmarkedet og tredive år i a kassen en ordning hvor man kan gå ned i tid og få suppleret de manglende timer med dagpenge disse rettigheder skal gælde frem til folkepensionsalderen for det tredje skal vi forbedre mulighederne for at få førtidspension og seniorførtidspension for dem der er så nedslidte eller syge at de ikke kan opnå retten til tidlig

sidst men ikke mindst der skal gennemføres massive investeringer i arbejdsmiljø og uddannelse i stedet for den nedskæringspolitik der har hersket på disse områder i mange år til slut vil jeg læse følgende forslag til vedtagelse op på vegne af sf og enhedslisten

folketinget konstaterer at der er fremsat forskellige forslag til differentieret pensionsalder og rettigheder til tidlig tilbagetrækning folketinget finder at dette er en positiv udvikling som åbner mulighed for at folketinget kan levere gode svar på befolkningens bekymringer over den stigende pensionsalder folketinget opfordrer derfor regeringen til at indkalde folketingets partier til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale inden folketingsvalget som kan sikre et trygt og godt arbejdsliv for alle og lige muligheder for en værdig afslutning på arbejdslivet budskabet i det her vedtagelse er vel klart nok det er ikke rimeligt at gøre debatten om så vigtige spørgsmål til en lukket fest i en forligskreds historien viser jo at partierne i denne kreds ikke kan løfte opgaven derfor skal alle partier i folketinget inddrages i disse forhandlinger

fem og tredive år år i en

mener at så skal man indføre en pensionsalder der er

så havnet inde i folketinget og så er det nok ikke lige aktuelt men hvis nu jeg var blevet ude

have kunnet gå på pension som seks og halvtreds årig

der er selvfølgelig masser af nuancer i sådan

nu er vi jo på vej til de syv og tres år og så siger vi stop der folkepensionsalderen skal ikke være højere end syv og tres år men allerede i dag er der jo tusindvis af mennesker der ikke kan holde til

år de mennesker skal have en mulighed for at opnå en rettighed til en tidligere tilbagetrækning end folkepensionsalderen og det er det vores model går ud på nemlig at hvis du har været fyrre år på arbejdsmarkedet og fem og tredive år i din a kasse så opnår du retten til at kunne trække dig tilbage på dagpenge frem til

ret til at gå ned i tid det kræver selvfølgelig en aftale med virksomheden

og så få dagpenge for de manglende timer frem til folkepensionsalderen men selvfølgelig ikke efter folkepensionsalderen er indtrådt

i en a kasse så skulle jeg

gå på dagpenge fra jeg var seks og halvtreds år

indtil jeg blev syv og tres elleve år på dagpenge det er sådan set det herre finn sørensen siger så har jeg forstået

vil sådan set spørge om hvordan enhedslisten forholder sig til

en folkepension hvis man har arbejdet fyrre

forskel på om man kan få folkepension til seks tusind tre hundrede kroner om måneden eller det er dagpenge

otte og tres år og mon ikke også at vi stemmer imod

det jo ligger i kortene at den bliver forhøjet til ni og tres år vi synes fem og tres år var en udmærket folkepensionsalder nu siger vi bare ja okay folkepensionsalderen er på vej mod syv og tres år og set i historisk perspektiv

vil kunne forsvare det hvis den stiger dertil men så skal det heller ikke være en dag mere socialdemokratiets forslag ja der er jo grund til at vi fastholder vores eget og en af dem er selvfølgelig ydelsen

vi skal have nogle rettigheder der er baseret på antal år på arbejdsmarkedet men vi synes ikke det er specielt attraktivt at man skal kunne trække sig tilbage på en folkepensionssats vi synes vi skylder de mennesker

i at hvis man kan

set bidrage til vores fælles velfærd altså arbejde og også arbejde

lidt længere end man tidligere har gjort

år det er den engang i dag så er enhedslisten ikke i princippet enig i

at arbejde længere end de kan ved hjælp af såkaldte økonomiske incitamenter som nemlig er at folkepensionsalderen fortoner sig i en fjern fremtid ligesom efterlønnen

det er en utrolig vigtig sag så tak til enhedslisten for

vi skal tage den snak og det er også meget aktuelt kan vi jo se

del partier og pressen er begyndt at interessere sig for det så det

vi skal i dag diskutere om vi virkelig mener at mennesker der starter med et hårdt fysisk arbejde fra de er helt unge og går ud af skolen kan arbejde lige så lang tid som de jo skal i forhold til det vi har aftalt herinde i folketinget om en murer om

mange flere der har arbejdet hårdt hver eneste dag

i fremtiden kan arbejde til de er langt over halvfjerds år jo det vi skal diskutere svaret er selvfølgelig at nogle kan men langt de fleste vil kunne mærke det på kroppen og rigtig mange vil have smerter og tage smertestillende

vil opleve de sidste år på arbejdsmarkedet som en smertelig og frygtelig tid

det hele taget kan være på arbejdsmarkedet

sig selv kan det være rigtigt at de for det første ikke bliver så gamle som andre jævnaldrende med et andet job og at deres alderdom og pension hvis de endda når den alder ikke bliver specielt

de ikke kan og har mulighed for at nyde deres pension på samme måde som alle andre

der er måske også en grund til at langt de fleste danskere

godt kan se det her problem

grund til at selv venstres bagland byrådspolitikerne sådan set mener at der er skabt et problem for de her mennesker som vi er nødt til at forholde os til vi synes ikke det er

politikere er forpligtet til at lytte til de her mennesker

netop også kommet med vores udspil som jeg tror de fleste kender vi mener ikke at man skal rende rundt til alle mulige og umulige arbejdsprøvninger hvis man føler sig nedslidt fordi man har arbejdet i rigtig mange år derfor vil vi jo selvfølgelig også give de her mennesker en ret til at gå på pension nogle år før hvis de ønsker det

hvis de ønsker det fordi vi jo netop gerne vil have folk til at arbejde så lang tid som overhovedet muligt

vi derfor holder fast i den pensionsalder som vi aftalte i velfærdsforliget

konstatere at den stigende pensionsalder rammer skævt den rammer meget skævt for nogle og det mener vi ikke er retfærdigt der er rigtig mange debattører og andre som prøver at snakke det her problem ned

fra mine egne erfaringer som gammel havnearbejder som har knoklet mange år derude siden jeg gik ud af skolen er jeg ikke i tvivl

og når jeg kigger på mine tidligere kollegaer på havnen

se hvad det gør ved de her folk at arbejde siden de gik ud af skolen i et hårdt arbejde er jeg slet ikke i tvivl selvfølgelig slider det hårdt på et menneske at arbejde hårdt i rigtig mange år og jeg mener at det at påstå noget andet ville være dybt

vil forstå det kan det lade sig gøre at ændre det her politisk

liberal alliance vil helst udfase efterlønnen for at finansiere skattelettelser og det er kun to år siden at regeringen med statsministeren i spidsen foreslog at hæve pensionsalderen i det tidligere aftalte og senest har statsministeren så også i en facebookopdatering kaldt vores forslag for valgflæsk pakket ind i pænt papir altså det siger bare lidt om

nemt ud at få regeringen til at forstå hvor skæv vores pensionsalder er

det bliver svært men det skal forsøges jeg vil så sige

at rød blok godt kan se fornuften i dette okay der er selvfølgelig nuancer

men det er også glædeligt at se at ikke mindst dansk folkeparti bakker vores forslag op og

skal være med til at betale tidligere pension til nedslidte og at de endda er klar til at gå uden om

en borgerlig regering for at få vores forslag igennem det er jeg superglad for

og glæde mig til forhandlingerne så vil jeg læse

folketinget finder det positivt at danskerne lever længere og i takt med at vi bliver ældre er det naturligt at pensionsalderen også stiger langt de fleste kan og vil gerne arbejde længere men folketinget konstaterer også at der er en gruppe som er nedslidte som følge af forringelserne af efterlønnen har de nedslidte ikke længere mulighed for en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet det er folketinget forpligtet til at tage hånd om det konstateres i den forbindelse at regeringen vil indkalde til forhandlinger om forholdene for nedslidte på arbejdsmarkedet folketinget opfordrer til at der indføres en

pensionsalder så dem der har været længst tid på arbejdsmarkedet og er mest nedslidte

enig med ordføreren i at den stigende pensionsalder rammer skævt og at det ikke er en værdig måde at behandle mennesker

som kommer tidligt på arbejdsmarkedet og som knokler hele livet igennem

hvorfor præmissen for socialdemokratiets forslag åbenbart er at pensionsalderen skal blive ved med at stige sådan som man har aftalt det med de andre partier i velfærdsaftalen for det betyder jo at den sytten årige murer der ellers ifølge velfærdsaftalen

få lov til at slippe når han er to og halvfjerds

hvis han lever så længe men hvis det handler om at han har måttet slæbe sig igennem og tage smertestillende piller fra han var midt i tresserne eller måske ligefrem i slutningen af halvtredserne

er det så værdigt jeg forstår ikke

ikke vil forholde sig til det der er det grundlæggende problem her nemlig at pensionsalderen bare bliver ved med at stige

det velfærd som enhedslisten også er med til at dele ud af når de har mulighed

om to år har vi virkelig råd til det

ikke vi har og har vi så råd til alle de velfærdsforbedringer

men det her bliver skævt på den måde

er nogen der ikke kan og det er derfor vi

i mange år dem der bliver nedslidte

nej og jo to muligheder for de mennesker

bider de tænderne sammen og arbejder til de falder døde om for at sige det sådan lidt brutalt eller også giver de slip på håndtaget og forlader arbejdsmarkedet med det resultat at de skal leve af kontanthjælp eller ingen ydelse det er jo den virkelighed som rammer masser af de mennesker der kommer tidligere på arbejdsmarkedet og som rammer tusindvis af 3fere

fag og brancher

løser ordføreren jo ikke med sin model tværtimod er man med til at gøre det værre fordi pensionsalderen fortsætter sin stigning derudaf også med socialdemokratiets

kan man faktisk vælge at sige nu har jeg en rettighed

rettighed til at trække mig tre år før og gå på pension

så vælge at tage hvis jeg kan mærke har det skidt og ikke orker mere det kommer til at koste tre milliard

det vil vi gerne jeg kunne forestille mig hvis vi kommer dertil at enhedslisten vil sige nej til det de siger sjældent nej til forbedringer

aftalte med anders fogh rasmussen altså med den her stigende pensionsalder

at man har taget det skridt så tak for det

hvad der reelt ligger af forbedringer i forslaget så bare for at forstå

dine kollegaer på havnen på din alder som er medlem

er der nogen som helst forbedringer for for en en havnearbejder

og set tidligere kollegaer og også alle mulige andre

forhøjet pensionsalder der gør at de bliver tabt jeg mener at vi

jo netop derfor vi så foreslår her at give dem mulighed for at komme

den her for det her er jo på pension derfor tror jeg også der er rigtig mange der vil vælge hvis man har det godt på arbejdsmarkedet

da selv jeg ville hvis hvis jeg kunne det og have det fint og have en en rimelig løn

fjerdedel tilbage af dagpengemodtagerne der der ikke har valgt

være at mange af dem på havnen og mange andre har skippet den så de slet ikke har muligheder længere her giver vi dem så en mulighed igen en rettighed til at gå tre år tidligere på pension hvis de har valgt

af efterlønsordningen men jeg regner med at jeg fik bekræftet at for dem der allerede er medlem af efterlønsordningen

det tror jeg nok at nogle vil blive lidt bekymrede over

det betyder jo så at den bekymring de har i hvert fald ikke bliver bliver afhjulpet

med det her så kan ordføreren fortælle hvad

de mennesker som for eksempel er fem og tredive år i dag og er medlem af efterlønsordningen skal de stadig væk med den her ordning arbejde til

sådan som min kollega herre finn sørensen

ikke har den her efterløn dem der har efterlønnen skal være superglade for det

ja efterlønnen blev afskaffet det klarede

det er derfor vi siger havde vi bare haft den der efterlønsordning

altså muligheden var der jo for

faktisk at holde et valgløfte

dengang vi havde forringet efterlønnen tilbage to tusind og elleve vi havde ingen mulighed for

det var en sort dag da jeg stod her på talerstolen og var med med til at gøre det

var rigtigt vi kæmpede imod tro mig i to tusind og ti

en borgerlig minister der foreslog det det var sikkert claus hjort frederiksen eller en anden men vi kæmpede imod rigtig hårdt men det lykkedes ikke og det er derfor vi

vi er ved at kigge på arbejdsmiljø ikke et eneste ord fra regeringen

men han stemte for og jeg vil aldrig glemme

for at stemme for at fjerne efterlønnen det var en skandale at et arbejderparti eller et såkaldt arbejderparti gjorde det

gerne høre når ordføreren siger at

fastholder den stigende pensionsalder i velfærdsforliget selv om det rammer

rigtig skævt det er et direkte citat

hvad pokker er så baggrunden for at

ikke vil opsige forliget og der vil jeg gerne spørge hvis nu

den fortsatte stigning i pensionsalderen

de er superglade de sagde det er da dejligt at

det her forslag det er tiltrængt når jeg snakker med

nødt til sige til herre christian juhl

vi har været med til at tage den her debat er det her første skridt er det er det det vi skal på sigt jamen det er første skridt nu

har vi gjort og så vil vi sørge for at de her mennesker kan gå tidligere på pension

tilbagetrækningsforslag vil socialdemokratiet så opsige forliget sådan

hvis forligsparterne blokerer nu har jeg gentaget det tre gange så

det forlig vi har nu det var så med med de borgerlige og radikale og og dansk folkeparti

at lave noget som var på kanten i forhold til velfærdsforliget det gjorde de jo

bliver kaldt til forhandlinger og hvis vi kan få det forhandlet på plads inden for det næste døgn eller inden valget vil vi gøre det eller hvis vi skal gøre det efter valget vi vil gå rigtig langt for vi mener det her folk der er nedslidte

forhandle i løbet af et døgn eller før valget

stepperne og det er egentlig et venskabeligt spørgsmål ikke polemisk er socialdemokratiet kommet lidt tættere på

antal år folk skal have været på arbejdsmarkedet før

der er rigtig rigtig mange spørgsmål vi skal have stillet forskellige mennesker

det meget svært at komme med et svar på det men jeg synes også det er klokkeklart

fald noget mere end der kan stå bag på en kapsel

tre milliard kroner for at give mennesker en rettighed

og som er nedslidte fordi de bare har så mange år dem vil vi gerne hjælpe

fyrre en og fyrre to og fyrre tre og fyrre fire og fyrre

er specielle grupper vi skal have med og hvad nu hvis vi kun har de og de penge hvordan rammer vi så de mennesker som virkelig har brug for hjælp desværre kan jeg ikke give et svar på det nu og jeg tror også det vil være rigtigst simpelt

store regnemaskine i finansministeriet muligt andet og hvis ikke regeringen vil forhandle noget på plads håber jeg selvfølgelig vælgerne tænker over det så vi

det er noget der skal kigges godt igennem

ved seniorførtidspensionen den virker jo ikke

ikke er afhængigt af ægtefællens indkomst

så snart jeg bliver ringet op eller skrevet til om at vi skal forhandle så kommer vi øjeblikkeligt det har vi altid gjort vi fortsat gøre

skal der ændres noget i seniorførtidspensionen og

nogle forslag til det det er vi da altid klar til at kigge på det er vi da

klar til at kigge på det men det er ikke det samme som at sige at vi dropper det andet forslag vi har for det mener vi også er vigtigt

ved siden af også sige at de mennesker som jo har arbejdet

jeg synes det er vigtigt at de kan få den rettighed derfor kan man

den folkepension som man kan få tre år før

være uafhængig af ægtefællens indkomst eller

den almindelige folkepension man giver der

holder fast i at de vil bakke vores forslag op og at bankerne skal være med til at betale en ret til tidligere pension det synes jeg kunne være interessant

spørgsmål som herre bent bøgsted kommer med

vi har ikke mere end det det må vi regne og så må vi jo se

jeg skulle kende herre bent bøgsted meget dårligt

vi ikke skal kunne løse det og det slår mig at

fordelingen af gevinsten skulle være en lille smule anderledes når vi nu snakker højere pensionsalder versus

tænker man det som en til en altså at

får hele gevinsten men kunne man forestille sig en anden fordeling

en højere levealder måske halvtreds

jo højere pensionsalderen er jo mere skal vi jo også kompensere den nedslidte så det

jo så det man kan vælge og det vil vi holde fast i og

vi også holde fast i at hvis man kan arbejde længere i

kigget på hvem der så skal betale de her ting vi synes er retfærdighed altså for det første

er det høje skatter på meget store formueindkomster og lønindkomster for over

også den finansielle sektor der skal betale det så det

det er nogle af dem der har allermest og tjener allermest i det her samfund der er med til at betale

vi holder fast i at det er den rettighed man får

det første skridt i den rigtige retning og det er jo så det vi gør nu og så må vi

men logikken i forhold til den højere pensionsalder er som jeg forstår det lige nu

levealderen stiger med en år så stiger pensionsalderen også med en år

man kunne dele det lidt mere ligeligt fordi det så også ville kunne kompensere nogle af dem som faktisk har haft et rigtig hårdt arbejdsmiljø i hvert fald indtil det er lykkedes os at forebygge nedslidning i den grad som vi stadig væk ser det lige nu for eksempel

hvis man har arbejdet længe så er det jo klart

lave et ordentligt og godt arbejdsmiljø

sporskifte ved at der er nogle ordninger ude i firmaerne der er seniorordninger vi skal huske at

spor ved siden af som er supervigtigt men den rettighed til at man kan gå tidligere

man heller ikke visiteres det var en rettighed man fik når man kom til skelsår og alder hvis man følte sig træt hvis man følte sig nedslidt men man behøvede ikke at stå med en lægeerklæring i hånden for at gøre det så på den måde ligner

på pension som to og halvfjerds årig i stedet for som fem og halvfjerds årig men jeg vil sige

fast i efterlønsordningen i stedet for at en nedsat folkepensionsordning folkepensionen er jo trods alt en meget meget nedsat ydelse i forhold til efterlønsordningen så jeg

sidste gang måske efterlønnen dengang man lavede den for mange mange år siden det betyder bare så meget for mig at man giver nogle mennesker som er nedslidte som har nogle problemer en rettighed her

det gælder for mennesker som ikke har efterløn eller mennesker som bare er

i mange år det er en rettighed de får som netop har noget at gøre med ancienniteten

det betyder så meget for mig at vi her og nu har valgt at sige

at gå fra for eksempel på efterløn

ordføreren har selv sagt at det var rigtig trist

nu her en mulighed var jo netop så at opsige forliget

at se på om der ikke efter et folketingsvalg

at ordføreren har noteret sig det indlæg

vores fælles forbundsformand per christensen

med mona striib hvor han jo netop siger at velfærdsforliget fra to tusind og seks nok genbesøges jeg kan ikke læse det som

se på det som er hele humlen nemlig den automatisk stigende

har sagt det er en skidt idé der er rigtig mange der har rost det og det sker ikke så tit jeg

at det skal andre også kunne det vil sige at alle andre en rettighed og det synes jeg

dem som ikke lige har betalt til efterløn men som er slidte

ville gå meget langt i forhold til overvejelserne om hvorvidt man skulle opsige

kunne få gennemført de her forbedringer derfor godt tænke mig at høre om

kunne være lidt mere præcis i forhold til hvad det betyder at ville gå meget langt betyder det at det reelt set er en mulighed for socialdemokraterne at opsige forliget inden folketingsvalget så vi netop som herre henning hyllested var inde på

starte på en frisk kan herre

vi overhovedet kan hvis det er

til forhandling her inden valget så er det det det er så vil vi meget gerne

til ministeren at han klapper mig på skulderen

ordføreren er villig til at opsige forliget hvis ikke man har en sikkerhed for at man kan gennemføre de socialdemokratiske lappeløsninger efter et valg er man så villig til at opsige forliget hvis

kan få en garanti for at det kan lade sig gøre inden

er det jo nødvendigt at opsige forliget før det her valg

nu forhåbentlig men også efter det næste valg

at det er vigtigt at de mennesker der har slidt og slæbt i så mange år

holder fast at enhedslisten og de andre støtter

det er så på en lidt anden baggrund end det

kom med deres udspil men det gør absolut ikke debatten mindre vigtig tværtimod

skal ikke være nogen tvivl om at vi i dansk folkeparti ser ser alvorligt på de problemer der er omkring nedslidning det er ikke holdbart når vi ser at der er folk der ikke kan klare

har mulighed for

komme væk fra arbejdsmarkedet på en god måde det kan ske på mange måder det kan ske på en seniorførtidspension det

en omskoling eller et fleksjob

den store paraply med førtidsfleksjob for meningen med den var netop at man skulle have en lempeligere tilgang og når man var nedslidt i jobbet skulle man kunne gå på seniorførtidspension men det kan man så ikke på nuværende tidspunkt

om at der skal ses alvorligt på hvordan vi kan rette op på det når vi så

ser på hvordan og hvorledes man skal være på arbejdsmarkedet

har spillet ud med at tre år før folkepensionsalderen

der har vi klart meldt ud at vi er klar til at se på det udspil som

med vi har så også sagt at vi mangler nogle konkrete oplysninger men jeg forstår også godt at det kan være svært

komme med dem på nuværende tidspunkt

man kan sagtens finde alle mulige modeller men

har ikke nogen tiltro til at man kan have en differentieret

ti eller tolv forskellige differentierede pensionsaldre og jeg tror heller ikke det er det

er inde på men der er i hvert fald noget

vi mener det er vigtigt at få noget forhandlet på plads og

alligevel så det alvorlige i det er at vi skal

noget på plads og gerne ret hurtigt for at finde en løsning på de problemer der er for folk der

ikke kan være på arbejdsmarkedet efter et langt liv på arbejdsmarkedet så alt andet lige synes jeg at det er et godt udspil der er kommet

tilgang til nogle løsninger i det som vi godt

også finde en løsning ret hurtigt det burde

der skal trækkes i langdrag og tage flere måneder eller år

stigning i pensionsalderen uden samtidig

med nedslidning der er mange ting man kan se på

hjælpemidler man har des mindre nedslidt

nedslidt allerede på nuværende tidspunkt og der hjælper

også sat os for at finde en løsning

min generation er i i dag men alt andet lige synes jeg

mere mere end de fem minutter som vi har nu men

for nedslidte på arbejdsmarkedet og folketinget opfordrer til at der bliver fundet løsninger der i højere grad tilgodeser nedslidtes muligheder for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før

vedtagelse jeg kan sige at der foreløbig er syv

er det fordi man har brugt sine sekunder

er rigtig mange ordførere på endnu så jeg har endnu en gang en appel om at

i dag bliver færdige med den her debat den første til

rent faktisk vil det har vi ikke rigtig hørt noget som helst om og så har vi jo også set i

ikke kan få noget igennem med regeringen hvis ikke regeringen vil noget

regeringen vil noget som helst på det her område så er dansk

er så ulykkeligt at vi har en blå regering efter næste valg

klar til at gå uden om den regering man så vælger at støtte og så lave

det kunne jo være at regeringen godt vil være med til at finde en løsning nu har statsministeren jo indkaldt til forhandlinger og vi skal jo ikke have en forkert indstilling til det før vi har erfaret hvad der kommer til at ske under de forhandlinger det kunne jo være at beskæftigelsesministeren måske får forhandlet noget

se os selv i det ved vi jo ikke endnu for vi har ikke startet de forhandlinger men jeg

syv principper om at der skal være en differentieret pensionsalder for

dansk folkeparti der med aftalen i to tusind og elleve de facto var med til at

jeg forstår godt de ting som ordføreren siger

brug for at arbejdstilsynet får en ordentlig basisbevilling

fik man jo det halmstrå der hedder seniorførtidspensionsordningen

måske var op til otte tusind der kunne få den ordning er kun syv hundrede der bruger den i dag

i dansk folkeparti hvis man får mulighed for det træde ind

førtidspensionsordningen og derved være med til at sikre at ordningen for førtidspension kan nå op på det antal som den var

var uafhængigt af ægtefællens indkomst det er ikke det jeg hørte fra herre leif lahn jensen

seniorførtidspensionen

også lavet en seniorførtidspension men der var

herre bjarne laustsens parti

den store hat så det egentlig blev den samme ordning som

og derfor kom seniorførtidspensionen jo ikke til at virke jeg så gerne at vi kunne trække den ud den skulle have sin egen platform den skulle være helt for sig selv

fleksjob så hvis herre bjarne laustsen

ville svare på noget andet og sådan er det jo

det jeg sagde i vejgaard hallen

de partier der ville være med til de syv principper

at de også kunne få indflydelse på hvordan

dansk folkeparti lægger vægt på at der er for hård en modregning

ikke behøvede at trække sig helt ud af arbejdsmarkedet i

arbejde delvis

og nu nævner herre bjarne laustsen også delvis

komme med forslag til

delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

ikke vi kommer til at se på i forbindelse med det forslag

ind under seniortænketanken

et flertal nu for at hjælpe de mennesker som er slidt op

men de er somme tider lidt i tvivl holder det nu

at den holder hele vejen igennem at vi forhandler os frem

vi klar til at forhandle videre det er det vi har sagt i dansk folkeparti og så håber jeg da at vi kan få et

ender med det kan herre jan johansen jo heller ikke

mere konkrete oplysninger om hvordan og hvorledes

kan medmindre man måske sidder i regeringen og så sidder og forhandler

på folk når man er ude i job

om at vi vil have arbejdsmarkedets parter

er den rigtige måde at gøre det på altså at vi tager arbejdsmarkeds parter med ind

jeg kender jo mange arbejdsgivere der går derude og godt kan se at der er mange medarbejdere

sige at de ikke er glade for det udspil som

det kan da godt være herre jan johansen kan overtale

synes godt om det forslag som kom fra

jo godt være at det ender med som jeg jeg mener at at fru mette frederiksen sagde at det

ser alvorligt på nedslidning jeg er fuldstændig enig

som umuligt kan arbejde til de er sidst i tresserne først i halvfjerdserne

ordføreren siger

kristian thulesen dahl rent faktisk i sidste uge sagde meget klart at dansk folkeparti ønsker at indføre en ret til tidlig pension for nedslidte altså meget konkret ønsker at indføre en ret

der er blevet meldt ud i forbindelse med det udspil der kom fra

vi har også sagt at vi er enige i principperne i det udspil som er er kommet

går meget op i at vi skal have fundet en løsning på nedslidning det er ikke det

skal indeholde hvilke instrumenter

udspil men samlet set har vi jo ikke

kan finde en løsning på det hele

nedslidte skal have en ret til

at kunne gå tidligere fra arbejdsmarkedet hvis man er nedslidt efter et langt liv på arbejdsmarkedet det samme har kristian thulesen dahl været ude

i et ønske om at at det er bankerne der skal være med til at betale for at nedslidte kan komme på en tidligere pension

når vi snakker om en ret

de her tre år før folkepensionen

skal have ret til at gå på folkepension tre år før spørgsmålet er om er om

ender med at det skal være en ret eller ikke være en ret eller hvordan og hvorledes vi vil jo ikke hindre nogen i at blive på arbejdsmarkedet

er en seniorførtidspension de skal have i stedet for eller en førtidspension de skal have i stedet for at blive sat over

det siger velfærdsforliget siger ikke at man ikke kan indføre en ordning der gør at man kan

men det er noget af det vi skal have kigget nærmere på

går ud og siger at pensionsalderen ikke må stige og det vil sige at hvis den så stiger

tre år før det er sådan

er ikke sikker på det i strid med velfærdsforliget

eller er der også en grænse for

det er rimeligt at folk der har arbejdet hårdt siden de var omkring tyve år

grave kloakker eller

siger at gennemsnitslevealderen vil blive ved med at stige men jeg er slet ikke sikker på at vi vil se den store stigning i gennemsnitslevealderen og dermed den store stigning i folkepensionsalderen som der er mange

tage alvorligt og det er netop dem der er nedslidte vi ved også at

at man bliver i stand til at helbrede flere og flere de får at længere liv men måske ikke et arbejdsliv

højde for i forbindelse

det der undrer mig er

står der altså ikke noget om differentieret folkepensionsalder er det et udtryk for at der i regeringspartierne ikke er vilje til at gennemføre det

sagt nej det skal vi ikke have skrevet noget ind om for det vil vi

statsministeren så gjort og det forslag til vedtagelse

forslag til vedtagelse om at der er indkaldt til forhandlinger

nu bliver der indkaldt til forhandlinger og så skal vi finde en løsning i

dansk folkeparti egentlig gøre hvis det nu viser sig at der ikke kan gennemføres en differentieret folkepensionsalder fordi et eller flere af forligspartierne blokerer for det er dansk folkeparti så parat til at opsige forliget inden folketingsvalget og indlede forhandlinger med de partier i folketinget som vil diskutere rettigheder til tidlig

indgået en aftale på den her side af et valg

er sådan at en ændring efter et valg forudsætter at forliget er opsagt før et valg

man opsagde forliget før et valg det var sådan herre kristian thulesen dahl udtalte da han gik ud og bakkede op om socialdemokratiets forslag så hvis vi kommer i den situation at der er blevet trykket på knappen og er valg og forudsætningen for at kunne indgå en ny aftale i næste valgperiode er at

man har opsagt forliget er det så noget dansk folkeparti er klar til at gøre eller vil man

der er fundet en aftale

og tyve vil dansk folkeparti så stemme for

alt for mange danskere som

når de går på pension er totalt slidt op og altså ikke har nogen gode pensionsår som de kan bruge til børnebørnene fritidsinteresser eller eller andet

set også bare beregnet til at kompensere for at man er slidt op og dermed

at høre hvor mange gode pensionsår

vi skulle have krav på og mener ordføreren at vi bliver nødt til at have differentieret pensionsalder for netop at opnå at vi alle sammen kan have et antal gode pensionsår

og have tid til fritidsbeskæftigelser nogle vil gerne have

godt pensionistliv det kan være vidt forskelligt fra person til person og derfor er det svært for os at diktere hvad et

folk har forskellige opfattelser af hvad et godt pensionistliv

i et smertehelvede for at være på arbejdsmarkedet og det er også det jeg

sådan derfor skal man også kunne komme derfra

ret til at man har et antal gode pensionsår hvor man

man ikke længere kan kravle rundt på stuegulvet med børnebørnene og

er det dansk folkeparti fokuserer på her er det ret til pension til nedslidte eller er det ret til et antal gode

seniorførtidspensionsordning som

andersens parti var med til at lægge under den store paraply blev løsrevet at den havde sin egen platform hvor det blev tilgodeset når man var nedslidt i sit job

komme derfra i god ro og orden

også sagt at vi er klar til at se på

klar til at se på men hvor grænsen skal være

middellevetiden formentlig ikke ville stige så meget som man forudsatte nu går jeg da ud fra at det også

vi så gerne skulle håndtere det med den stigende pensionsalder på en anden måde end ved at nedbringe middellevetiden

forslag til vedtagelse her står der jo at regeringen skal

for at finde løsninger der tilgodeser nedslidtes muligheder for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet

det handler jo netop kun om nedslidtes muligheder det handler ikke om differentieret pensionsalder altså det at man skal have nogle gode år

er ordføreren enig i at de forhandlinger der skal indkaldes

hvordan gennemsnitslevealderen ser ud når vi kommer til to

fem og tredive jeg har ikke nogen forudsætninger for at bedømme hvordan vores gennemsnitslevealder er til den tid det er det

at løbe glidende det kan være der kommer en opbremsning så det står stille når vi så snakker om

forslaget til vedtagelse ja så kigger vi selvfølgelig på nedslidning det kan være om de skal have en seniorførtidspension men der er mange måder at være nedslidt på det kan også være man er nedslidt på en måde der gør at

skal have en seniorførtidspension men måske bare kan trække sig tilbage

for der er mange måder at være nedslidt på jeg vil heller ikke fratage folk muligheden for stadig væk at have tilknytning

et seniorfleksjob hvor de kan beholde noget

overenskomstaftaler hvor man kan kombinere og det kunne godt være man kunne udbygge det

andre muligheder det er det seniortænketanken kommer med at vi

handler om nedslidtes muligheder for at trække sig tilbage og det er jo ikke alle de andre ting som herre bent bøgsted står og taler om det er jo noget andet så det er bare for at få præciseret at dansk folkeparti også er af den opfattelse at de forhandlinger der skal indkaldes

aspekter som herre bent bøgsted nævner at det ikke kun handler om nedslidning

utroligt hvor mange emner der bliver bragt på banen i sådan nogle forhandlinger

kan garantere herre peder hvelplund for at der er mange ting der bliver bragt på banen og jeg tror

beskæftigelsesministeren kan bekræfte at jeg bringer mange ting på banen og det gør herre leif lahn

vi skal forhandle om en enkelt ting så der er rigtig mange ting der bliver bragt på banen når vi sidder i forhandlingerne

det at dansk folkeparti ikke havde udtalt sig negativt om

der har været på banen med andre forslag på pensionsområdet og også andre forslag til finansiering og derfor kunne det da egentlig være interessant at høre

blandt andet fra den finansielle sektor til side det ved vi

andre pensionsforslag ved

altså sådan at alle danskere skal gå senere på pension for at kunne finansiere nogle pensionselementer der kunne jeg godt bare tænke mig at høre hvordan hvordan dansk folkeparti stiller sig

at jeg kaster mig ind i spørgsmålsrækken er egentlig de manglende svar som jeg synes

er det vel en kendsgerning at dansk folkeparti som en del af forligskredsen

at pensionsalderen stiger til ni og tres år det er vel en

står over for totalt ændrede forudsætninger i forhold til det forlig man har indgået det har jeg da endnu ikke hørt

jeg spørger er det ikke en kendsgerning at når man kommer til to tusind og tyve så stemmer man i forligskredsen for en hævelse af pensionsalderen til ni og tres år hvis man ikke har opsagt forliget

ved at opsige forliget både for dansk folkeparti

i forhold til at forhandle en ny ordning

og hvad gør vi så det er noget vi træffer når vi kommer til forhandlinger alt efter

ikke nogen tvivl om at det her spørgsmål ligger både befolkningen og folketingsmedlemmerne meget på sinde og med god grund

berører os alle og derfor er jeg også glad for at vi får en diskussion om spørgsmålet lad mig starte med at slå en ting fast de der ikke kan

og det har hele tiden været og er fortsat venstres politik selvfølgelig skal nedslidte danskere ikke

to holdninger til derfor ønsker

mens de der ikke kan nyder godt af fællesskabet og kan trække sig tilbage tidligere

alle er enige om når vi i de seneste fjorten år har reformeret pensions og tilbagetrækningsområdet har vi jo gjort det fordi vi kunne se udfordringer

store problemer for vores velfærdssamfund hvis vi ikke håndterede

også glad for at et bredt flertal vedtog velfærdsaftalen i to tusind og seks og tilbagetrækningsreformen i to tusind og elleve det sikrer dansk økonomi og det velfærdssamfund som vi alle holder af men der er udfordringer i det nuværende system og det er vi helt enige i men vi er ikke nødvendigvis enige i

hvis man er nedslidt

kan trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet ligeledes sikrer den at

pensionsalderen og ikke kan mere

mulighed for at trække sig tilbage på en seniorførtidspension derfor synes

gode men ikke det samme som at sige at de

tilbage i to tusind og atten justeret på

ni ud af ti der søger om en seniorførtidspension får

udmærket men omvendt har ordningen heller ikke været søgt af så mange som oprindelig forventet det er jo knap så glædeligt

det viser jo at ordningen ikke bliver brugt som forventet og det må vi tage bestik af

må forholde os til derfor er vi også villige til at se på om vi kan gøre det endnu bedre

differentieret pensionssystem endnu bedre

drøfte med partierne her i dag

centrale for venstre statsministeren har også indkaldt til drøftelser så vi også kan få afklaret hvad der så er af indhold

og har svar på nogle af de spørgsmål som også stillet i dagens debat

hvordan skal vi afgrænse den gruppe der kan få en tidligere folkepension på seks tusind tre hundrede kroner om måneden

hvad er det for et datagrundlag der skal til for at man kan afgrænse den her gruppe

der er foreslået en grænse hvad

hvis der er flere der gerne vil benytte sig af ordningen

og komplicerede det ser jeg frem til at vi kan tage en rigtig god snak

mig slutte af med at sige at de der ikke kan arbejde

at det fortsat skal være

vi er åbne over for diskussionen vi har

haft fokus på at løse konkrete problemer og det ser vi

kommet med det bliver man jo i godt humør

en situation hvor det er oppositionspartiet der skal komme med et

at regeringen ikke mener noget som helst okay for to år siden ville de gerne forhøje pensionsalderen eller mener de ikke noget som

er at sætte sig ned og gerne ville forstå

det kun to år siden at man ville forhøje pensionsalderen og man har to

så er det ikke fordi viljen simpelt hen ikke er til stede

så synes vi at der skal være mulighed for at træde ud af arbejdsmarkedet det kan være på en førtidspension det kan være når man er fem og fyrre

hvis man er tættere på folkepensionsalderen så siger vi helt åbent at der

jo er ting i de her ordninger der ikke fungerer godt nok det vil vi gerne drøfte og vi vil også gerne høre lidt mere om

er det fyrre år eller to og fyrre år eller fem og fyrre år eller syv og fyrre år

man skal arbejde hvad er det for nogle grupper

og hvad er det for en branche man skal være ansat i for at blive omfattet

synes vi er vigtige for det er dybt kompliceret og der er ikke nogen nemme svar når vi kommer ind i maskinrummet

det er jo så ukonkret hvad er venstres forslag i forhold til at løse det her problem er det kun som

ministeren sagde at kaste et blik på seniorførtidspensionen er det det eneste forslag venstre

så skal man ikke arbejde længere og så skal man have mulighed for at træde ud af arbejdsmarkedet

vi er meget nysgerrige på

tilbage i to tusind og elleve tusind og femten

det jeg vil spørge om er foranlediget af herre bent bøgsteds bemærkning om at der

der ved hvad der kommer til at ske med den her folkepensionsalder i

og tyve derfor vil jeg gerne lige høre ordførerens syn på hvad der egentlig er aftalt vil ordføreren bekræfte at da man i to

var den gennemsnitlige levealder allerede steget så meget at pensionsalderen egentlig skulle have skulle have været forhøjet til ni og tres

med en år ad gangen fordi det ligger i forliget men dermed er det jo også givet på forhånd at folketinget i

tyve hæver pensionsalderen til ni og tres år med virkning fra

og fem og tredive fordi levealderen allerede er steget så meget at det skal man hvis man skal respektere forliget så er

stemme for at folkepensionsalderen hvis

det sikrer finansieringen af hele vores velfærdssamfund når vi vi kigger

nummer l fyrre som blev vedtaget i

så tak for den klargøring men deraf følger vel også herre ordfører

og tyve så skal man opsige det her forlig inden folketingsvalget så man frigør sig fra det

derfor er det undskyld mig noget sludder når herre bent bøgsted står og siger at der ikke er nogen der ved hvad der kommer til at ske

tale jeg mener jo at det her

for rigtig rigtig mange mennesker at det er nødvendigt at partiernes positioner bliver helt tydelige forleden læste jeg

jydskevestkysten ovre ved mig

lokalt valgt venstremedlem af folketinget udtale at det her forslag om at give ret til tidligere pension hvis man er

både er farligt og naivt og

velfærd er ordføreren enig med dette folketingsmedlem der er valgt i

af arbejdsmarkedet på de ordninger jeg har nævnt nogle gange

vi har jo været der det har jeg nævnt her fra talerstolen vi har

om vilje

men derfor vil vi gerne drøfte tingene

også svaret at jeg er

er det ikke netop ordentlig velfærd at tage hånd om de mennesker der er utrygge omkring deres alderdom fordi de er nedslidte lang tid inden de kan gå

pension og kan venstre ikke være så konkret at tage stilling til spørgsmålet vil

til tidligere folkepension for de mennesker der er

man hvis man har været murer

også dernæst skal have en ret

at træde ud på en folkepension det må jeg

vi skal tale lidt mere med hinanden

får en mulighed for at træde ud

med dansk folkeparti og socialdemokratiet

har den indbyggede effekt at nogle af de grupper som kommer tidligt ud på arbejdsmarkedet og typisk har en kortere levetid har færre gode år efter arbejdslivet end for eksempel advokaten og overlægen og andre der kommer senere ind på arbejdsmarkedet så kan vi jo snakke om dem helt oppe i toppen af samfundet der selv kan bestemme hvornår de

gå på pension og så dem som lavede efterlønsreformen herinde altså de politikere som jo stadig væk kan gå

og så koncentrere os om det faktum

foa medlemmet som er startet tidligt

uddannelser derfor har færre år efter arbejdslivet fordi man jo tager udgangspunkt i en gennemsnitslevetid for hele befolkningen kan ordføreren ikke bare bekræfte

dansk folkeparti og socialdemokratiet er notorisk uretfærdigt

en hjælpende hånd det er da et samfund der tager hånd om de mennesker der ikke kan være en del af det arbejdende fællesskab

et fleksibelt pensionssystem

en fast folkepensionsalder

og det er jo det

lange videregående uddannelser

overlægen og advokaten mellem fire og syv år længere af gode år med pension end dem med de korte uddannelser det vil sige at dem som starter tidligt på arbejdsmarkedet og betaler skat i rigtig mange år

på bekostning af dem som er startet tidligt og har arbejdet hårdt

hvad er venstres holdning til det her andet end bare at være nysgerrig over for hvad socialdemokratiet kommer med synes man virkelig at det er

en gennemsnitsalder som diskriminerer

jeg har nævnt her i dag at vi skal arbejde med at få et endnu bedre arbejdsmiljø så man ikke bliver slidt ned af at gå på arbejde og vi skal også kigge på de ordninger der gør at man kan træde ud af arbejdsmarkedet hvis man er slidt ned og ikke kan arbejde også inden man er nået folkepensionsalderen for

at hvis man er slidt ned og ikke kan arbejde allerede som fem og fyrre årig så skal der være en trædesten

og

kommet med sin udmelding omkring

meget stålfast på at det var der ikke noget der hed

ordføreren ud igen og fortalte at man måske nok blev nødt til at kigge på det jeg

ordføreren lige pludselig fandt ud af at der fandtes slidte mennesker derude

her

vi sikrer at vi har råd til vores velfærdssamfund og hvordan vi sikrer at

kan træde ud på en førtidspension eller en seniorførtidspension

bare kan glæde sig over at vi nu

fungere

på papiret med de syv principper vi er optaget af

vurdere om et menneske er nedslidt

vil ordføreren være med til at sige at der også er en rettighed når man har været mange år på arbejdsmarkedet og man ved

på det her område om de skal bedømmes af dommere for at de kan få lov til at forlade arbejdsmarkedet lidt før

men jeg tror måske at vi kan nå frem til forhåbentlig

hvis man er nedslidt og ikke kan arbejde så skal man have mulighed for at træde ud jeg medgiver klart at seniorførtidspensionsordningen ikke fungerer godt nok i dag

men omvendt nå

at herre bent bøgsted står og siger at det

sikkert at det er sådan i to tusind og tyve og at der da kan ske så mange ting så er det jeg spørger hvilke altså har herre hans andersen fantasi til forestille sig

det er for nogle ting der kan ske

eller indholdet i forliget således at man i to tusind og tyve ikke står i den situation at man skal forhøje pensionsalderen har herre

fortæller hvad venstre vil

vi står ved den aftale der er lavet om

og den forpligter og så synes jeg

herre bent bøgsted

i hvert fald meget luftigt som det blev sagt

egentlig vigtigt at at venstre

vi har et forlig venner og det må vi forvente at alle stemmer for også dansk folkeparti

der er kommet frem i bund og grund

læst forslaget og der er syv principper og de kan da være meget

tolvtusind der skal omfattes af denne rettighed og hvis pengene ikke strækker hvad så

princippet man skal bruge eller hvad er det der skal ske men

endnu bedre og det kunne være en fin nok diskussion men jeg synes jo i virkeligheden at den handler om noget andet

hvordan vi kan imødekomme de mange som altså ikke kan holde til at arbejde

er enig i at der altså er en stor forskel på om man starter på arbejdsmarkedet som atten årig på en byggeplads eller som otte og tyve årig

det der er mest fremtrædende men på kontoret altså i jobcenteret hvor socialrådgiveren sidder kan man også godt have fysiske problemer det er ikke altid sundt at sidde på kontor i mange timer

fra person til person hvornår man er nedslidt på en sådan

hen ikke kan holde til at arbejde til de bliver halvfjerds

hen nogle der ikke fysisk vil være i stand til

ordføreren gøre opmærksom på at

hvis det sådan at det er det der skal til men det svarer jo til at sige til de her mennesker som er med til at holde hjulene i gang

velstand at de skal arbejde til de segner har venstre virkelig ikke et bedre bud på det her helt åbenlyse problem

hen ikke kan holde til så mange år med fysisk arbejde på arbejdsmarkedet som der bliver lagt op til med en stigende pensionsalder har venstre ikke et bedre

har en folkepensionsalder på halvfjerds

hvilke principper der ligger til grund for den og at venstre

hvis der skal ændres på den

det betyder også noget i forhold til hvilke muligheder socialdemokratiet

venstres principielle holdning

venstre af den opfattelse at det er nødvendigt

pensionsordning vi har i dag altså at det er nødvendigt at få lavet en differentieret pensionsordning sådan som

socialdemokratiet opfatter det eller mener venstre at det

udelukkende er et spørgsmål der handler om nedslidning og muligheden for at kunne træde ud af arbejdsmarkedet hvis man er

eller en seniorførtidspension i øvrigt på en ydelse som jo

langt højere end den folkepension som

foreslår man skal kunne træde ud på tre år før

kan arbejde med et pensionssystem hvor det er antallet af år der er afgørende for hvornår man kan gå på folkepension og svaret dengang var

hvor fru mette frederiksen forhåbentlig kommer kan

løse et problem som venstre ikke mener er der

jo ikke nogen mening at diskutere de de forslag som socialdemokratiet kommer med nu altså er venstre af den opfattelse

er blevet departementschef

til at gå tidligt på folkepension det ville være modellen med

rimelig måde at bruge vores fælles ressourcer på

snakke om arbejdsmiljø når man har skåret ned på arbejdstilsynet

taler om forbedringer af

tilbagetrækningsmuligheder når den nuværende statsminister

forholdt sig enten neutralt eller positivt i forhold til det

hvordan venstre forholder sig til socialdemokratiets finansieringsforslag tre milliard kr hvoraf en del af det kommer fra

vi synes ikke at vi skal

for at drive virksomhed i danmark ringere det betyder at arbejdspladserne flytter ud

en skidt vej at gå

er det lidt mærkeligt fordi i øjeblikket er vi

vi kan regulere banksektoren på en sådan måde

må vi så se frem til nu er der jo rent faktisk et andet finansieringsforslag

pensionsalderen yderligere generelt for alle som er på arbejdsmarkedet

er faktisk en lille smule uklart hvad det er regeringens politik og også hvad venstres politik helt præcis er så kan herre hans andersen ikke bare lige gøre os lidt klogere på hvordan man forholder sig til det

meget klart jeg gav selv svaret i torsdags at vi ønsker ikke

yderligere op i forhold til det vi allerede har aftalt

og det giver jeg gerne igen i dag så dermed er den tvivl ryddet af bordet og så

som jeg synes alle har har bidraget godt til

som vi jo er mange der har debatteret i den seneste uge jeg har selv haft fornøjelsen af

ikke så overraskende for

derfor er vi tilhængere af velfærdsforliget

vi ville egentlig gerne have indfaset det hurtigere fordi vi kunne se at

der ligger jeg synes

der er to spor i det her jeg synes der er en udfordring med

de mennesker som

i en situation hvor de er nedslidte

er at at forbedre de ordninger der er specifikt for dem jeg anerkender at seniorførtidspensionen formentlig ikke fungerer optimalt vi kan jo se

skal justeres men vi synes det rigtige er at sætte ind over for dem der er nedslidte og altså ikke bare fordi man har været x antal år på arbejdsmarkedet dem der skal

det jo ikke er nogen løsning på langt sigt

de mennesker som vi så hjælper

seniorførtidspension har jo stadig væk ondt

forfejlet i den her debat er at vi snakker om pension som en løsning på det her problem for det er ikke en løsning for de mennesker som er blevet nedslidte derfor er der et andet spor som hedder forebyggelse hvordan sikrer vi

at de her mennesker som træder ind i de fag

klart nok være dyrere for samfundet fordi vi både skal

en pensionsalder baseret på hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet

hvis man ikke kan arbejde skal man have hjælp

man skal have et sporskifte før man bliver nedslidt

begynder at tale med de unge mennesker om at

i en anden branche

her i dag at der er forskellige positioner det ikke bare to positioner en blå blok og

fint at man kigger på at der

skal hjælpes men hvis vi tager folk ud af arbejdsstyrken vil vi i liberal alliance være meget

til at blokere for at der bliver lavet en aftale om en differentieret folkepensionsalder det var det ene spørgsmål og det er et ganske kort et der kan svares ja eller nej på

alle er jo enige om at vi skal indrette arbejdsmarkedet så folk kan holde til at arbejde så længe som de nu gerne vil arbejde hvordan kan det så være at liberal alliance sammen med de andre forligspartier i velfærdsaftalen sådan set har gjort det stik modsatte ved at man

indfriet løfterne om at styrke forebyggelsen styrke det gode arbejdsmiljø

forebyggelsesfonden ja men den må man ikke bruge siger finansministeren

på at man har sparet på alt det som man lovede man ville gøre og som var forudsætningen for at sætte

drøftelse om det her vi har ikke sat os fast på nu hvad vi vil

interesseret i at prøve at finde løsninger

også brede løsninger så nej

åbne over for de drøftelser der er i forhold til forebyggelsesdelen tror jeg bare at vi ikke deler den opfattelse at arbejdstilsynet og midlerne i arbejdstilsynet er det eneste og helt afgørende for hvordan arbejdsmiljøet er derude vi har altså set et arbejdstilsyn som har drønet rundt på

vi har selv haft besøg af dem nede i liberal alliance hvor de ville lave en manual til os om hvordan vi skal rydde op på vores lager

hvor der er udfordringer så længe man har tid til at besøge liberal alliance og lave en vejledning til os om hvordan vi

på vores lager er der noget der siger mig at

nogen der påstår at arbejdstilsynet er det eneste middel til at få et godt arbejdsmiljø men hvordan skal man styrke arbejdstilsynets muligheder for at bidrage til det hvis man beskærer det sådan at hver fjerde medarbejder eller hver fjerde stilling skal man vel sige er forsvundet i arbejdstilsynet siden 2007 det har liberal alliance

liberal alliance ønsker jo at afskaffe efterlønnen helt og og har jo ønsket det hele vejen igennem fordi vi ønsker et samfund hvor raske og rørige mennesker bare kan trække sig tilbage på andre menneskers regning

det har vi svært ved at se men lad os nu se om vi kan mødes

at det at være ude på arbejdsmarkedet i rigtig mange år fra man er sytten

siger bare jamen man skal selvfølgelig bare arbejde og det kan man godt og det betyder ikke noget at man arbejder i mange år der er en grund til at

ikke bliver så gamle som andre og det er fordi det rent faktisk slider anerkender liberal alliances slet ikke den del

sytten årige og hver dag bruger deres krop fysisk

naturligvis er mere nedslidte end jeg eksempelvis er i den funktion jeg har

det anerkender vi fuldt ud selvfølgelig er det et hårdere fysisk nedslidende job at være eksempelvis jord og betonarbejder end at være

set kommer til at arbejde jeg har lige

ikke han kan blive i det her murerfag i mange år han tror heller ikke

bliver nedslidte hvad vil liberal alliance sige til sådan en fyr skynd dig at vælge et andet arbejde og så må vi selv bygge vores huse når vi kommer hjem jeg skal i hvert fald ikke bygge mit eget hus det går ikke

skal gå når du er halvfjerds men du kan gå når du er otte og tres det hjælper ham nok heller ikke er jo det socialdemokratiet foreslår ham det synes jeg ikke er svaret jeg synes netop svaret er at sige hvordan sikrer vi at man overhovedet ikke bliver nedslidt og hvis man bliver det af at arbejde i mange år

at løsningen for

vil blive nedslidt på arbejdsmarkedet lang tid før de når en pensionsalder

vil være et sporskifte

et værdigt et rimeligt et ordentligt svar at give

et af sporene er at forbedre de eksisterende ordninger og samtidig

stadig væk en af de eksisterende ordninger som trods alt

det var jo en myte at det var tandlæger advokater og veluddannede der bare loppede den

efterløn men jeg vil bare

ordføreren sagde omkring arbejdsudbud

reelt er at betragte som en del af arbejdsudbuddet de er jo så nedslidt at de ikke er en del af arbejdsmarkedet men ryger ud og ind af forskellige former for overførselsindkomst så igen er det en værdig en ordentlig en seriøs måde

håndtere den her udfordring på

jeg siger synes det ville være sundt hvis man ude på uddannelsesinstitutionerne og ude på arbejdspladserne får en kultur om

må vi så sige at de ikke må være slidt op inden de går

af arbejdsmarkedet hvad mener ordføreren egentlig må de være der

værdigt seniorliv seniorliv er at man ikke er slidt

og spille fodbold med børnebørnene når man kommer hjem så vil jeg også gerne spørge

og

heller ikke at socialdemokratiets forslag er en løsning på det problem vi har

arbejdsmarkedet men stadig væk er nedslidt det er jo derfor at jeg indledningsvis sagde at

kan sikre at man ikke er nedslidt så man går på pension når man når pensionsalderen

i forhold til arbejdstilsynet vil jeg igen sige

roder rundt nede på mit kontor og er en ledning jeg skal passe på ikke at falde over

seriøst at arbejdstilsynet er så presset for hvis de er så presset

være med at besøge kontorarbejdspladser som min og tage ud der hvor der faktisk er nogle mennesker der

baggrund af at vi godt ved at der er brug for det det kan godt

at ordføreren lige har et eksempel nu men det betyder jo rigtig meget at man passer på ude på arbejdspladserne og passer på det arbejdsmiljø vi

væk på en eller anden måde så kunne man jo gå ind og prøve

at snakke med arbejdstilsynet om hvor det er bedst at de opererer henne så vil jeg gerne gøre

bare sige at der er rigtig mange arbejdsgivere der godt ved at

det har vi ikke indrettet arbejdsmarkedet efter

ordføreren kan gå ud og præge arbejdsgiverne til at sige at der skal være meget mere plads til at vi omskoler folk

der skal være plads til at man kan være på arbejdsmarkedet selv om man ikke kan yde hundrede procent dét kunne jeg forstå

er til socialdemokratiet på den dagsorden vil man holde fast i at man har de nedslidte

det i al fremtid kom nu

ambitionerne her og lad os prøve at kigge ind i et arbejdsmarked hvor vi faktisk forebygger at mennesker bliver nedslidte

den rent faktisk var en realitet men vi står altså

har været på det der nedslidende arbejdsmarked og som altså ikke bare kan nå at forebygge

to ting i virkeligheden og den ene er hvad er det så liberal alliance vil gøre ved det der arbejdsmiljø når det nu ikke er arbejdstilsynet hvad er det så det synes jeg ordføreren mangler at komme med et bud på hvad skal der til for at vi undgår nedslidning

forebygge det i fremtiden den anden del omkring

så så man faktisk kan få sig en anden uddannelse midt i livet og hvis man forestiller sig at alle murere

omskoles eller i gang med en anden uddannelse midt i livet kommer vi så i virkeligheden

eller hvordan tænker ordføreren lige vi løser den

nu ved jeg godt at hårene vil stritte

mulighed for at investere i nye maskiner i ny teknologi i forskning investere i hvordan

bedre løsninger ude på arbejdspladserne så det er et godt bud i

om revalidering det handler jo ikke om

se syge mennesker der skal ind i et forløb

et kommunalt forløb gennem jobcenteret det handler bare om at mennesker når de har været der

lavere selskabsskat faktisk skulle være en metode til at forebygge arbejdsmiljøskader

virksomhederne så køber bedre maskiner og andet hvorfor ser vi så stadig væk så stor en nedslidning som der rent faktisk sker

selskabsskatten er jo blevet sænket sænket

er flyttemænd i nogle år så tjekker de ud og finder noget andet at lave

samme koncept der skal bredes ud

stadig væk ikke lav i danmark

så vi går over til den næste ordfører det er herre torsten gejl fra alternativet

indført et eller andet der ligner den her model

og det er vi glade for i alternativet fordi

vi været fra starten for socialdemokraternes udspil

den her pensionsordning jeg har selv stået her på den her talerstol til alle pensionsdebatter

og talt om den tyske model altså

arbejdsmarkedet også kommer først ud i tyskland er det efter fem og fyrre år hvilket betyder at folk kommer et par år tidligere ud hvis de

er jo ikke så konkrete i deres udspil det

man skal være på arbejdsmarkedet

meget her kan angribes men i i alternativet forlanger vi ikke at alt er på plads i første hug

forslag som det her bliver præsenteret mere overordnet og lægger op til debat

kommer til at køre med lidt større penselstrøg jeg er glad for at

som er mest nedslidte i danmark er også dem der har været først på arbejdsmarkedet

interessant at df nærmer sig

skolelærere sygeplejersker pædagoger er måske kommet senere på arbejdsmarkedet

ikke at få et par år tidligere fri og kan jo sagtens være belastet af psykiske og og fysiske arbejdsskader så vi skal jo

stoppe med at snakke om arbejdsmiljø det har vi jo heldigvis store forhandlinger i gang

nærmest umuligt at få den i gang vi

én ting vi skal passe på når vi diskuterer differentieret pension og når vi diskuterer nedslidningspension og så videre vi skal passe på at vi ikke accepterer en bestemt præmis nemlig præmissen om at så mange skal efterlade så meget af deres sundhed og deres helbred og livskvalitet på det danske arbejdsmarked derfor vil vi i alternativet også gerne diskutere hvordan vi undgår nedslidning altså hvordan vi forebygger det her hvordan vi kommer ind til problemets rod og henlede opmærksomheden på nedsat arbejdstid vi skal have arbejdstiden i nedfaset gerne ned til tredive timer om ugen med mulighed for jobbank hvor man kan sætte arbejdstimer ind når man

og hvor man kan trække arbejdstimer ud når man gerne vil være mindre på arbejdsmarkedet

hvor man kan tage en periode ude af arbejdsmarkedet på en beskeden indkomst hvis man har brug for aflastning

håber også at vi kan bruge den her debat til at starte en diskussion om hvordan vi forebygger nedslidning på arbejdsmarkedet i stedet for kun at symptombehandle nedslidning ved hjælp af forskellige tilbagetrækningsmuligheder i alternativet er vi utrolig glade

for debatten om differentieret pension og vi støtter gerne den videre udarbejdelse af en model og jeg synes vi skal

at se til tyskland hvor de har fået det til at fungere

så lad os tale videre om differentieret pension

men lad os ikke glemme at se om vi

vores egen vedtagelsestekst den kommer her

at det er et stort problem at alt for mange danskere bliver slidt ned på arbejdsmarkedet

derfor skal der indføres en differentieret pensionsalder så dem der kommer først på arbejdsmarkedet også kan komme først på pension folketinget konstaterer endvidere at det er vigtigt at skabe et arbejdsmarked der reducerer risikoen for at mennesker nedslides og rammes af stress

muligt at leve rige meningsfulde liv både inden og efter pensionsalderen indtræder derfor skal folketinget arbejde for forbedring af arbejdsmiljøet indførelse af kortere arbejdstid og på sigt borgerløn da disse tiltag kan fremme en bæredygtig udvikling

radikale venstre er ligesom de øvrige partier i folketinget optaget af de nedslidte på arbejdsmarkedet

flere af de tidligere ordførere har givet udtryk for og en høj prioritet at vi undgår nedslidning vi synes ikke der er nogen der skal have et arbejde i mere end fyrre år med at slæbe tagplader eller lignende knaldhårdt fysisk ensidigt arbejde

i et arbejde af den kaliber så bliver man slidt

målet må være at man i et langt arbejdsliv skifter funktioner undervejs men når skaden er sket og det sker

være en værdig vej ud af arbejdsmarkedet derfor er der som i sikkert alle er bekendt med et radikalt forslag på bordet om at man kan tilkendes en forbedret seniorpension

det radikale forslag med fem år tilbage før folkepensionering uanset hvor folkepensionsalderen er på det tidspunkt ikke længere kan passe sit nuværende arbejde så kan man med en lægeerklæring få en seniorpension man kan også

det er en konsekvens af seniorførtidspensionen ikke har virket efter hensigten vi ønsker nu at tage et initiativ i de forhandlinger der måtte komme til at prøve at få indført en sådan seniorpension kan rette op på det og samlet set give flere

vej ud af arbejdsmarkedet vi har også fremlagt et forslag til finansiering af dette forslag vi vil gerne have en hurtigere indfasning af stigningen i pensionsalderen så vi allerede i

og fem og tyve har en pensionsalder der går fra syv og tres år til syv og tres en halv år det ville kunne finansiere det her forslag og dermed være en omfordeling fra de mange der kan passe deres arbejde til

radikale venstre er til gengæld ikke interesseret i en generelt lavere pensionsalder de som kan skal være på arbejdsmarkedet og de som er nedslidte skal

når mennesker går fra arbejdsmarkedet til pensionering vi mister indtægter vi mister hænder vi får udgifter

mangler de andre steder og populært sagt

med regningen for den grønne omstilling og for klimaforandringerne og alle de andre ting vi lader glide ned gennem generationerne vi vil fra radikal side prioritere investeringer i uddannelse og i det grønne

en tidligere pensionsalder

nedslidning som vi ikke har lyst til at stå model til vi ønsker at indrette arbejdsmarkedet så vi forebygger det vi ønsker at indrette arbejdsmarkedet så de som er nedslidte kan finde en vej ud vi bakker op om regeringens tekst vi kommer meget gerne til de forhandlinger om tilbagetrækning som vi forventer går i gang snarest

kigger på kriterierne for at kunne få

er det jo væsentligt bedre end det gældende fordi ordføreren siger at hvis man ikke kan bestride det arbejde man har og man kan få en lægeerklæring på det

der er allermest varme på at pensionsalderen bare skal stige og jeg har hørt det fremlagt i pressen sådan at den finansiering der skal til for at forbedre seniorførtidspensionsordningen

en yderligere forhøjelse af folkepensionsalderen

er i forhold til pensionsalderen på det tidspunkt hvor man kommer til sin læge

kan få konstateret at man ikke længere fysisk kan passe det arbejde man har som jeg lige sagde i min ordførertale

finansiere det her forslag ved at fremrykke stigningen i

fra syv og tres til syv og tres en halv år allerede i

end der i forvejen er lagt op til i det store velfærdsforlig vi ønsker bare at indfase

så det svarer jo til at forlange at for at man kan

hjælpe lidt flere til en seniorførtidspension

hvor mange forventer ordføreren egentlig vil kunne nyde godt af den seniorførtidspension er det overhovedet noget der løser problemet jeg vil lige minde ordføreren om

kender tallene fra 3f tyve procent af 3fs medlemmer det er vel sådan cirka

fyrretusind mennesker har forladt arbejdsmarkedet

afgået ved døden er det i den størrelsesorden ordføreren forestiller sig

det er jo der vi skal op hvis vi skal løse bare en lille

ikke umiddelbart folk der er nedslidte før for eksempel det fyldte tresindstyvende år der er

er det jo ambitionen at vi får et arbejdsmarked der efterhånden ikke nedslider folk

et faktum at jo senere man starter på arbejdsmarkedet jo større chance er der også for at man rent faktisk kan

ved vi også godt at for mureren og social og sundhedshjælperen som starter væsentligt tidligere på arbejdsmarkedet end rigtig mange andre

der en større chance for at de kommer til at gå direkte fra arbejdsmarkedet

at det er en retfærdig fordeling

af levetiden og

nogle der kommer ganske forfærdelig skævt ind på den og som netop som spørgeren siger går direkte fra arbejdslivet og til at have en dårlig alderdom

meget svært for mig at finde en model som ikke er enten meget bureaukratisk eller meget dyr eller en blanding af det alt sammen

at den så følger den gennemsnitlige levealder jeg vil rigtig gerne snakke om alle de ting der gør at folk kan få bedre alderdom

heller ikke det er rimeligt at folk i en alder af tres eller fem og tres

og når det radikale venstre bliver ved med at sige at

man få en førtidspension

det samme som at sige at der er nogle borgere der skal indstille sig på

kommer på pension før de simpelt hen er for syge til at arbejde det giver i hvert fald ikke udsigt til et godt seniorliv hvor man måske kan kravle rundt på gulvet med børnebørnene og selv kan komme op igen

blive enige om at vi skal have et lige antal år på arbejdsmarkedet og er det rimeligt når vi taler om hvor dyrt det er

der skal betale mest for den pensionsordning vi har i dag eller kan de radikale overhovedet ikke se ideen i at vi måske prøver at tænke i en mere ligelig fordeling af antallet af år på arbejdsmarkedet og dermed også

jeg lagde vægten i starten af min

et arbejdsmarked der ikke på den måde fysisk nedslider folk og det vil vi gerne diskutere på alle mulige måder

en tilsvarende sammenhæng mellem

uddannelse og nedslidning det er ikke nødvendigvis kun arbejdsmarkedet

lige så høj grad kan løses gennem et uddannelsessystem der får flere flere

ser vi jo at der ikke engang har været en vækst i det offentlige forbrug der har fulgt det demografiske træk

færre penge til de ældre

de radikale garantere at partiet ikke vil støtte finanslove fremover som ikke sikrer at man mindst følger det demografiske træk eller vil man blive ved med at snyde danskerne sådan som man har gjort igen og igen ved at ende med at bruge de penge som danskerne har skabt med et lidt senere arbejdsliv på for eksempel at sænke selskabsskatten og så have en langt lavere udvikling

dermed også de finanslove der har hersket de sidste tre fire år og har dermed ikke haft afgørende indflydelse på finansloven i den tid den nuværende statsminister har siddet det havde vi gerne haft derfor vil jeg heller ikke tage ansvaret for de økonomiske prioriteringer der er sket blandt andet i forhold til skat og i forhold til uddannelsesbesparelser og i forhold til meget andet godt jeg er af den faste overbevisning at hvis vi ikke havde taget fat i pensionsalderen med tilbagetrækningsreformen

havde vi i dag haft ganske store økonomiske problemer vores råderum havde været helt anderledes vores arbejdsmarked havde haft et helt anderledes arbejdskraftudbud vi havde formentlig ikke haft den glæde af opsvinget

der var nogle selvstændige grunde til at reformere ikke mindst efterlønsordning og andet og også i øvrigt

over de mellemfristede planer det vil sige at vi har gennemført en forøgelse af pensionsalderen ud over hvad der var nødvendigt

holdbarhed og husk at holdbarhed altså er de penge der er oven i

noget vi ikke har set de sidste ti eller femten år så

der ligger altså en enorm sum af penge ude i fremtiden fordi vi har hævet pensionsalderen mere end nødvendigt vil de radikale ikke være med til som minimum at garantere at de penge skal bruges på for eksempel en lavere pensionsalder for dem som er kommet tidligt ind på arbejdsmarkedet eller eller hvad skal de penge bruges til ifølge de radikale

de bruges til nye selskabsskattelettelser eller nye topskattelettelser som under den seneste regering med med radikal deltagelse

eller bør de føres tilbage til danskerne

overholdbarhed jeg er også fuldstændig overbevist om at vi ikke havde nået en situation hvor man kunne drøfte om vi havde en holdbarhed eller ej i økonomien hvis det havde været enhedslistens økonomiske politik der skulle have været ført dengang vi lavede de her reformer jeg ville personligt hvis jeg skulle disponere et råderum i dansk økonomi lige nu se meget meget

grønne omstilling hvis vi for eksempel antager som herre pelle dragsted gør at man kunne bruge pengene på en

prioritere et stort antal milliarder i fremtiden så ville

den her forespørgselsdebat som jeg synes er rigtig rigtig vigtig pensionsalderen bliver mere og mere uretfærdig det er et faktum og særlig i takt med at

andre skal starte sent den samme pensionsalder

har arbejdsliv skal du sådan set også forvente nogle barske seniorår ja minister levetiden stiger

er desværre ingenting der tyder på at det samtidig betyder at vi kan holde til at arbejde i længere tid tværtimod nedslidning er stadigvæk udtalt alt for mange må tage smertestillende medicin bare for at holde til arbejdet

den her debat er jo bare en nødløsning

et signal om at vi har skullet arbejde

et alt for hårdt fysisk arbejdsmiljø men det er også et signal om at nogle mener at det er okay at nogle skal arbejde til de segner

vi skal se på en ændret tilgang til pensionsalder den skal være differentieret i forhold til antallet af år som vi er på arbejdsmarkedet

i at det ikke kan stå alene arbejdsmiljøet skal forbedres og sikre at vi i fremtiden måske kan arbejde noget længere men det forudsætter altså en stor opprioritering af indsatsen lige præcis i forhold til arbejdsmiljøet fordi det faktisk først virker i fremtiden så vi skal stadig væk tage os af dem som

det betyder at vi skal opprioritere indsatsen i forhold til arbejdstilsynet

klinikker og det betyder også at vi skal kræve af erhvervslivet

bidrager og tager arbejdsmiljøet ganske alvorligt ja til mere uddannelse også når det er sådan at det

henvise til det giver ganske god mening for dem som ikke holder i så lang tid men det skal være på et økonomisk grundlag hvor voksne også ser sig i stand til

tage en uddannelse det kunne for eksempel være

så skal vi selvfølgelig have ryddet op i lov om førtidspension og fleksjob

arbejde med fastholdelse i forhold til eget job men vi skal også have et arbejdsmarked som udviser en

tolerance blandt andet i forhold til alder det giver rigtig god mening

hvis vi også i fremtiden skal kunne rekruttere til

forældre i fremtiden vil sige til deres børn at den er en rigtig god idé hvis vi herinde i folketinget ikke kan finde ud af at

situation ganske alvorligt for hvem har lyst til at sige

til sit barn du skal tage en uddannelse hvor du ikke skal forvente at du kan holde til pensionsalderen men skal risikere at du faktisk i stedet for må gå fra

er et vigtigt indsatsområde som vi bliver nødt til

når vi bliver ældre

for at sikre tryghed har alle borgere i danmark ret til folkepension en pension som vi i forbindelse med finansloven her

to tusind og nitten i øvrigt har givet et generelt løft ud over folkepension er der heldigvis rigtig mange danskere som sikrer sig yderligere gennem private pensionsordninger så de dermed også kan fortsætte et højere leveniveau når de når deres otium i den senere tid

er bølgerne gået højt her i den politiske debat også her i dag om danskernes pensionsalder

differentieret pensionsalder og en

tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet baseret på antal år på arbejdsmarkedet

alt sammen meget godt og sympatisk men hvordan skal det så fungere i praksis det mangler vi måske stadig

at blive lidt klogere på som udgangspunkt

mener vi fra konservatives side ikke at sunde og raske mennesker skal gå tidligere på pension og vi er bange for at det hvis man nu følger

dyr ordning ligesom vi havde det med efterlønnen som jo løb løbsk vi vi skal tage det alvorligt at der er nedslidte

men det drejer sig måske i første omgang vi skal kigge på arbejdsmiljøet arbejdsforhold og meget mere i den retning forhold som kræver at vi får en ordentlig snak

ministerens tale at der allerede er et forløb i gang om nu sidder jeg i øjeblikket

i beskæftigelsesordførerkredsen så jeg har ikke været med til det møde men jeg kan

ministeriet så det hilser vi selvfølgelig velkommen fra konservatives side for os konservative er det vigtigt at så mange som muligt er en del af det arbejdende fællesskab men vi skal

løsninger for dem der ikke kan holde til at arbejde frem til pensionsalderen

skal man selvfølgelig have mulighed for at arbejde mindre

her må vi se på om de muligheder vi har i dag er gode nok

vil vi meget gerne kigge på det gælder specielt seniorførtidspensionen hvor færre har benyttet sig af ordningen end forudsat og hvor der er stor forskel på hvor mange der får seniorførtidspension

for personer der ikke lever op til kravet om en langvarig beskæftigelse vi skal altså både understøtte at de der kan arbejde skal blive lidt længere på arbejdsmarkedet men vi skal samtidig forebygge at man bliver så nedslidt at man

må forlade arbejdsmarkedet før tid fordi man er slidt op i to tusind og femten var der bred opbakning til princippet om levetidsindeksering

velfærdsaftalen fra to tusind og seks hvilket indebærer at den stigende levetid i befolkningen afspejler sig i flere år på arbejdsmarkedet men vi skal selvfølgelig være lydhøre over for forslag til løsninger der tager hånd om dem der ikke kan holde

arbejde frem til pensionsalderen

vi også fra konservativ side rigtig glade for at beskæftigelsesministeren allerede i den her uge har indkaldt forligspartierne bag velfærdsaftalen til et møde i ministeriet så vi kan få en drøftelse og en uddybning af partiernes forslag og få svar på de mange ubesvarede spørgsmål som forslagene har rejst

det forslag vi er kommet med i forhold til at give en rettighed til tidlig pension nu skal man jo så hører jeg i gang med nogle forhandlinger og så er det ret interessant at se hvor

regeringen er jo ikke kun venstre regeringen er tre partier

kunne trække sig ud af arbejdsmarkedet to år før tid fordi man

mulighed på det tidspunkt så derfor synes jeg det er vigtigt at vi holder fokus på at dem vi skal hjælpe med en

hvis man har evnen har man

det bare andre der skal betale for dem dem vi skal fokusere på

dem som virkelig er nedslidte og det er der vi

det skal man være slidt op inden man forlader arbejdsmarkedet og hvad med dem der er startet tidligt ved ordføreren noget om

at være startet som fjorten årig

så kan man ikke forlade arbejdsmarkedet fordi det skal man være syg og

slidt op for at kunne er det det

det der løser problemet hvis man

otte og fyrre årige eller den otte og tyve årige

at man er i det samme job

at man er nødt til at forvente at man må have nogle nogle skift i løbet af et arbejdsliv hvis man har

den anden ligge hjemme i sofapuderne og hygge sig så ved vi godt hvad for en der bliver

og hvad for en der dør først

man udsat for opslidende arbejde

skal passe på med at sige at det lige præcis er én type arbejde som gør at man

med at få ligestillet psykiske og fysiske sygdomme

arbejdet fysisk hårdt siden man var fjorten eller eller tyve

eller hvornår man nu startede altså jeg tror det

ordninger som netop tager hånd om og er indrettet efter den enkeltes behov og ikke bare

først kan gå på pension når hun er fem og halvfjerds år det som det vil medføre hvis man gennemførte

jo så i bedste fald ville være to og halvfjerds år men men det jeg

skal man kunne få en seniorførtidspension

skal man ikke vente til et eller andet senere tidspunkt så skal man kunne få den dér når man er otte og fyrre år

på det princip der er i seniorførtidspensionsordningen

har vi da som samfund en pligt til at kunne tage hånd om

rigtig vigtigt at vi tager hånd om dem der er udfordret i vores samfund men det jeg bare opponerer lidt mod

altså fået en ret til at trække mig tilbage før den givne folkepensionsalder

jeg har fået en tidligere folkepensionsalder sådan som socialdemokratiet

så er jeg ked af hvis jeg har hørt forkert

at det sådan set ikke var seniorførtidspension ordføreren talte om så skal jeg bare spørge nu taler ordføreren jo så meget om at tage hånd om om de svage og de nedslidte men hvilke konkrete forslag har de konservative da så til at forbedre ordningerne

det jeg synes og det vi har en ambition om

en aftale som kan skabe tryghed om danskernes situation sådan

er der også et system til at hjælpe det synes jeg sådan set er det vigtigste signal det kan vi jo faktisk sikre ved at få lavet en bred aftale herinde så det arbejde går vi konstruktivt ind i

at vi skal sikre tryghed og skal sikre et system hvor de nedslidte kan få hjælp så helt kort og meget konkret vil de konservative være med til at sikre en ret til at nedslidte på arbejdsmarkedet

jo i en situation hvor man ikke kan arbejde fuldt

kunne træde til og så skal der være nogle fleksible ordninger enten

men jeg synes bare når man

kan se at der er relativt mange som ikke kan fortsætte til de når pensionsalderen

der vil komme flere efterhånden som pensionsalderen opskrives så spørgsmålet er jo helt konkret og enkelt til ordføreren vil de konservative være med til at sikre

at de mennesker der er

en ret til at gå på tidligere

svært at forestille sig at man netop i det job kan være

er jo derfor det er vigtigt at vi har fokus på arbejdsmiljø og der pågår en dialog i beskæftigelsesministeriet det synes jeg er fornuftigt

også det her med at man skal forvente at man skal skifte spor undervejs

har de her hårde fysiske jobs

en situation hvor de bliver nedslidte eller af en eller anden grund ikke kan arbejde

skal have nogle nogle ordninger det er vi

når det har den konsekvens at faggrupper med kort eller ingen uddannelse har færre leveår

gået pension end folk med en lang uddannelse altså at sosuen lagerarbejderen mureren taxachaufføren har betydelig færre år sammen med deres børnebørn end for eksempel overlægen og advokaten er det et fair pensionssystem som som man som konservativt parti

til fællesskabet før man kan blive forsørget af

men den problematik som herre pelle dragsted rejser

det fag man arbejder i jeg tror mere det handler om noget ulighed i sundhed og det er sådan set en meget relevant diskussion

de brancher man arbejder i men der er noget vi skal have taget hånd om i forhold til at få flere grupper med

et gennemsnit hvor dem der er heldige at have en rigtig lang levealder

mens dem som har knoklet hårdt og er kommet tidligt på arbejdsmarkedet

dem der har arbejdet mest flest år altså også får færrest år som pensionister det er da knaldurimeligt det er notorisk uretfærdigt

det som socialdemokratiet med deres forslag forsøger at imødekomme den uretfærdighed som de så selv har været med til at skabe

som er skabt hvorfor vil de konservative

altså det her med generelt at give en rettighed om at man

til i dag det ville være penge som vi så ikke kunne bruge på vores sundhedsvæsen for eksempel eller alle mulige andre steder

i vores velfærdssamfund der synes jeg det er vigtigere at vi fokuserer vores penge på dem som har behovet og

ulighed i sundhed det synes jeg også er en relevant diskussion

tænke mig at få bekræftet at

at at man ikke vil sikre en sådan rettighed baseret på

bare et enkelt spørgsmål

de konservative afviser finansieringen som socialdemokratiet er kommet med i den her konkrete

men men det er da klart at der er nogle udfordringer i forhold til finansieringen

en af de udfordringer vi har i danmark

noget som at rejse kapital til vores virksomheder skulle vi så til at forhøje kapitalbeskatningen markant det synes jeg er en helt gal vej at gå

virksomheder som er konkurrencedygtige som kan rejse kapital som kan konkurrere med med udenlandske virksomheder og hvis man begynder

meget meget forkert kurs i min verden

kapitalafkastbeskatning i danmark og det er så den som socialdemokratiet vil forhøje

og liberal alliance har jo også været på banen med et forslag om at afskaffe efterlønnen

de sidste dele af det der er tilbage af efterlønnen så kan vi ikke bare lige høre

den gradvise aldersindeksering af pensionsalderen den har vi

men vi kigger meget gerne på hvis vi kan finde noget finansiering til at forbedre nogle af de eksisterende ordninger eller inden for de eksisterende rammer kan ændre på kriterierne så er vi meget positive over for det en af de ting som jo også viser sig er

behandlet og fortolket meget forskelligt fra kommune til kommune

for at gennemskue sine rettigheder så er vi positive over for det

og få kigget på det og så er så er vi åbne over for de løsninger

man sige rimelig grundig debat

jeg tænker at

i hvert fald nogle af partierne til at drøfte det her spørgsmål igen

til forhandlinger for netop at

jeg vil gerne kvittere for

støttet af det radikale venstre og regeringspartierne som jeg synes danner en god ramme for

skyld også kvittere for

debat her i folketingssalen om det her tema

vigtigheden af det men også nogle af de

vi kom jo vidt omkring blandt andet blev der

var jo at vi bliver nødt til at se på hele det her spørgsmål og det har vi sådan set også allerede inden

taget initiativ til vi har aktuelle

vi har haft evaluering

efterhånden en del måneder vi konstaterer jo også at der er udfordringer i forhold til

for stor uensartethed og så siger jeg at jeg derudover

er åben over for at diskutere nogle af de andre temaer som

have valgt at stemme imod de ændringer der

hende der bar det forslag igennem

alt mulig andet men vi ved jo alle sammen som folketingsmedlemmer at man kan stemme som man vil

christian juhl havde en god pointe

det er den man skal læne sig op ad hvis man skal se på

differentieret pensionsalder

ikke har lyst til at gå ind i den diskussion så uanset hvad tror jeg ikke man kan udlicitere den her diskussion

mig sådan set til at tage hul på og der skal ikke herske nogen tvivl om at der er ting der kan gøres bedre

måske ikke er i stand til at benytte

i hvert fald med det udgangspunkt og

hvordan regeringen vil forebygge

regeringen præcis gøre ud over at indkalde

kan tage lang tid hvad vil regeringen præcis gøre hvad er regeringens forslag til at hjælpe de mennesker som har gået

man må kunne komme med et konkret forslag når

socialdemokratisk finansminister har været formand de atten forslag der er der er jo nogle jeg fremmer det er nogle

man skal diskutere det er noget af det

fem evalueringsmøder på det sidste møde bebudede jeg

bakket op i folketinget fordi den lov som fru mette frederiksen lavede

en skandale fordi den var med til at gøre at folk i ressourceforløb

fik en førtidspension jeg har nu bebudet at vi må se på seniorførtidspensionsområdet og jeg har også sagt at

man så har sagt og det eneste forslag man kommer med er at man vil kigge

seniorførtidspensionen så vidt jeg ved

ministeren endnu ikke og det bekræftede ministeren jo selv

et eneste bud på hvad man gøre i forhold

bare nødt til at konstatere at vi har en regering

ikke forstår det er vi så bare nødt til at konstatere hvis jeg ikke kan få et ærligt

der skal skabes tryghed og at det er vigtigt at få taget hul på den her debat

nævner jo også at der er ting der kan gøres bedre der er seniorførtidspension

men men hvad er det helt konkret ministeren mener

det kører meget sådan i samme skure jeg vil også gerne over for ministeren her lige bringe det indlæg på banen som jeg læste

par dage siden i jydskevestkysten hvor en af ministerens folketingskolleger i venstre

er en bombe mod den fælles velfærd at det er naivt

det er ugennemtænkt er ministeren enig

politiske forslag det må vi jo så tage en politisk drøftelse om

klare svar på og det skylder man jo bare at sige som

da der kom rigtig detaljerede spørgsmål

ordfører også har nævnt har vi haft den her diskussion

venstre har allerede som regeringsparti taget initiativer både for præcisere

er i ressourceforløb og præcisere lovgivningen og nu har vi så nogle aktuelle forhandlinger der gerne skulle føre til politiske aftaler i løbet af kort tid og det er nogle vi har haft igennem flere måneder

at komme de mennesker i møde som efter mange år på arbejdsmarkedet ikke er i stand til at

på arbejde længere og ikke kan blive der til de får deres pension sidst i tresserne eller først i halvfjerdserne

at tidligere kammerater fra slagteriet

på efterløn vi har manglet svar til de mennesker i de brancher slagteriarbejdere tømrere der klatrer på tage sosu assistenter osv som ikke kan være på arbejdsmarkedet til langt op i tresserne eller først i halvfjerdserne vil venstre være med til at sikre de mennesker en ret

at man så har mulighed for at få en førtidspension hvis ens arbejdsevne er fuldstændig ødelagt så gjorde herre troels ravn sig jo også morsom under debatten i forhold

naturligt og jeg tror også anders johansson

en del af det som fagbevægelsen har efterspurgt i mange år vi lavede en trepartsaftale

at lave sporskifte hvis man for eksempel er slagteriarbejder

en anden uddannelse for netop ikke

fysisk nedslidende belastende job det synes jeg også noget af det der fortjener meget mere opmærksomhed langt flere bliver nødt til at lave et sporskifte undervejs

det har regeringen ved beskæftigelsesministeren da i høj grad den tredivete december sagde ministeren til avisendk

og jeg citerer det er et ganske kort citat jeg mener ikke vi skal indføre en differentieret pensionsalder citat slut

regeringen har vel ment noget og ministeren må så svare på

mange udfordringer i at lave en differentieret pensionsalder men når vi nu indkalder til forhandlinger og drøftelser

har en anden andre partier har en tredje

og enhedslisten har en fjerde og

klart signal til socialdemokratiet om

nogen løsning der handler om differentieret folkepensionsalder ud af de forhandlinger som starter på torsdag

dansk folkeparti venstre og andre af de partier der

finde nogle løsninger på et tema som betyder noget for rigtig rigtig mange mennesker så det håber jeg

jo før set i politiske forhandlinger at man hvis man skal prøve at nå frem til nogle løsninger bliver nødt til at bøje nogle ender og det gør vi jo på på daglig basis med hinanden her

at har to jagthunde

ikke slidt på samme måde som den der bliver brugt til jagt vil ministeren give mig ret i at jo mere man bliver brugt selv om man ikke er en hund

bliver man også slidt

observeret ude ude i virkeligheden at når man bliver brugt også som menneske

sige at man kan være slidt på mange måder altså jeg anerkender at man kan være fysisk nedslidt

kravle rundt på knæene det kan være super hårdt

men man kan også godt være psykisk nedslidt man kan være ramt af stress man kan være ramt af ret mange andre ting derfor synes jeg at den her diskussion er for alvorlig til kun at sige at det handler om fysisk nedslidning

som fjorten årig og jeg kan

slidt op når man er kommet på arbejdsmarkedet så tidligt jeg har kollegaer jeg har arbejdet sammen med i rigtig mange år jeg har været forskånet de sidste syv en halv år det siger jeg og det kan jeg mærke men de arbejdskolleger jeg har været sammen med og

gået på skibene ude på lindø værftet og været rengøringsmand er slidt op i dag

ved jeg af erfaring at man hurtigere bliver slidt op og det er jo ærgerligt at se at de skal ned og bedømmes af nogle mennesker og nogle dommere

slidt op eller ikke er slidt op de har ret til det og de har været på arbejdsmarkedet så længe at de har optjent det og betalt deres skat i rigtig mange år

som som eksempel og det er

det er derfor at vi har lavet ordninger der kan være med til at sikre at man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet når man har et akut behov for det

af dem i hvert fald der tager den tungeste tørn for at hele samfundsmaskineriet kan køre dem der tager det fysiske arbejde dem der møder hver dag også klokken seks og dem der tager natarbejdet

ni år før lægen og advokaten og andre højtuddannede nogle siger syv år nogle siger ni år jeg ved ikke hvad der er det rigtige tal men det kan vi finde ud af

antal år der er forskellen i levetid mellem de højtuddannede og de uuddannede er fordoblet år synes ministeren ikke det er ganske urimeligt hvis dem der tager den hårdeste tørn faktisk skal have en kortere

pension samme tid er det ikke rimeligt at de også skal have for eksempel atten til tyve år ligesom

levetid og hvad der er afgørende i forhold til forskellige befolkningsgrupper

herre christian juhl et

derfor vi diskuterer det og det er jo kendt viden at der

på højtuddannede og uddannede fordi de laver forskellige slags arbejde der slider forskelligt på kroppen så jeg

ikke det er så svært at svare på er om vi skal have lidt retfærdighed i vores seniortid sådan at vi alle sammen har en nogenlunde god

dør og skal herfra det er vel ikke rimeligt at dem der har slidt hårdest for at få tingene til at fungere skal have den korteste tid og den laveste livsløn det har været fakta i al den tid ministeren har siddet her i folketinget

bare det spørgsmål vi diskuterer lige i øjeblikket det er så hamrende uretfærdigt at der er ulighed i sundhed ulighed i seniortid ulighed i løn

det er helt afgørende at man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet hvis man måtte have et behov for det det jo det jeg diskuterer her i

er jo lige præcis det der er afgørende og der anerkender jeg at der skal gøres noget mere på en lang række felter for

selv en del af den diskussion vi sidder også og ser på

evaluering af nogle af de andre ordninger som handler om hvordan man kan trække sig ud af arbejdsmarkedet hvis det måtte være nødvendigt så er

om levetid der bliver man jo

mange forskellige ting her hvordan lever man ryger man drikker man alle de der ting har jo også en betydning for hvor lang tid man lever jeg kender det jo selv jeg nyder en gang imellem at

en cigaret det er heller ikke voldsomt sundt at gøre det

give en ret til tilbagetrækning tre år før

gennemføres efter et valg inden for det gældende forlig hvis ikke man når frem til en aftale inden eller vil det kræve at socialdemokratiet inden et valg og dansk folkeparti hvis de ønsker at være med opsiger forliget eller vil de alternativt være bundet af forliget og ikke kunne gennemføre

gerne svare pelle dragsted på de forligsmæssige bindinger af

begynder at snakke om alt muligt med sundhed og alt muligt andet

som opererer med en gennemsnitlig levetid der er nogle grupper af kortuddannede

meget kort levetid og nogle grupper

som notorisk diskriminerer

været længst på arbejdsmarkedet mener ministeren at det er

det var netop et svar og det bliver så uddybet

vi er jo i bund og grund meget uenige

hvordan man skal se på de velfærdsordninger vi har jeg mener netop at det er solidaritet i et velfærdssamfund at man kan få lov til at trække sig tilbage når man måtte have behov for det

præcis det vi skal sikre er tilfældet både i forhold til

og smiler ad min besvarelse og det er jo fair nok og det er lige præcis

så kan man forestille sig mange andre modeller og det kommer vi så

fuldstændig enig i

seniorførtidspensionen skal klare den udfordring at

stadig væk ikke noget der tyder på at man bliver mindre slidt af for eksempel at være brolægger

stadig væk nogle der skal starte på arbejdsmarkedet når de er atten år og nogle der kan vente med at starte på arbejdsmarkedet til et mindre fysisk hårdt arbejde

mange flere år end andre og måske endda med fysisk tungt arbejde og så vil vi spise dem af med at de kan få en seniorførtidspension synes ministeren ikke

økonomisk end det at få en pension

at man er blevet slidt op af sit arbejde og faktisk ikke har mulighed for at få nogle gode pensionsår ligesom man sandsynligvis

jo det vi taler om det er livskvaliteten det er muligheden for stadig væk at have tid med børnebørnene tid til

ordentlig tid inden man når dertil det er den tid vi snakker om og det er det ministeren bliver ved med at lade være med at kommentere

have en pensionsalder der hed syv og tres

huske på og

sådan at vi er blevet et dårligere samfund siden poul nyrup rasmussen var statsminister for tyve år siden tværtimod vi lever længere vi bliver rigere som samfund

er jo godt det er netop rigtig rigtig godt og det er klart at når vi lever længere skal vi også være med til at sikre at vi så også har et robust samfund sådan at man ikke kommer i den situation at det er fremtidens generationer som har en kæmpestor økonomisk udfordring er jo en del af den her diskussion nu

økonomi her i dag og det har jeg selv bevidst ikke ønsket at gøre for

så også hvordan man indretter sig ud fra et

forhandlinger her på torsdag

der skal en masse politikere over i beskæftigelsesministeriet

af dygtige embedsmænd ved ministerens forhandlingsbord og en god beværtning med snitter kaffe og

og vand osv hvis det holder samme standard som det plejer

og indkalder til de her forhandlinger

om der er en eneste ting ministeren glæder sig til om der er en eneste ting ministeren kan nævne

ministeren trods alt har forstået

differentierede pensionsmodel som som socialdemokraterne

bare en eneste ting som gør at ministeren

et apparat som herre torsten gejl netop beskrev som

var et meget godt eksempel på det altså dette at der kan være

at få nærmere kalkulationer på så bare for at lave den forventningsafstemning

være sådan at regeringen er indstillet på ikke blot fra beskæftigelsesministeriets side men fra de øvrige ministerier i regeringen

meget nyttigt at have nogle af de her konkrete

og netop det spørgsmål som herre christian juhl stillede før og som ministeren ikke kunne svare på har jeg stillet

den fjerde januar med forventning om at så kom der jo nok et fornuftigt svar på det men finansministeriet har svaret at det ville man ikke kunne svare på inden for tidsfristen faktisk vil man slet ikke være i stand til

udmærket godt at der kan være sværhedsgrader i hvordan og hvorledes man kan svare jeg håber

kommer af et oprigtigt hjerte for faktisk at ville have nogle forhandlinger og at det ikke bare er om man så må sige fordi det skal se godt ud ude i

fald den holdning jeg kommer med som beskæftigelsesminister derfor siger

kan sætte sig ned torsdag hvor de første forhandlinger starter og så tro at man

kan lave en endelig aftale der der sætter vi jo rammerne op for hvordan og

en del af højst sandsynligt også mens han var

jeg vil bare gerne benytte lejligheden til at takke for

socialistisk folkeparti for at støtte det forslag til vedtagelse vi har

og som måske synes at vi har snakket alt for lidt om dem

for meget folketingsfnidderfnadder om hvilket forlig der gælder og hvornår det skal opsiges og hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan jeg har selv deltaget i det

jeg skal gerne beklage men jeg vil gerne prøve at forklare at jeg føler det har været nødvendigt at få stillet de spørgsmål for at få det gjort krystalklart hvad problemet egentlig er i den her diskussion nemlig at et stort flertal i folketinget har bundet hinanden op på at pensionsalderen skal blive ved med at stige i takt med stigningen i den gennemsnitlige levealder og at sådan et forlig sætter nogle meget snævre begrænsninger for hvad der kan gøres ved det problem så længe forligspartierne holder sammen

har fået ud af debatten er at partierne i velfærdsforliget dem alle sammen står fast pensionsalderen skal blive ved med at stige som aftalt vi har desværre også fået bekræftet at det betyder at pensionsalderen i

tyve bliver sat op til ni og tres år med virkning fra

fem og tredive medmindre forliget bliver opsagt inden folketingsvalget eller et eller flere af partierne springer i målet når der skal trykkes på knappen

det er jo det der er problemets kerne det er derfor vi står

den store vrede ude i befolkningen

på tinge har bundet hinanden op på at pensionsalderen bare skal blive ved med at stige uanset at vi kan konstatere at nedslidningen øges på arbejdsmarkedet

gør at mange flere tusinde end i årene fremover vil

ikke kan holde til at arbejde så længe som forligspartierne mener de skal eller fordi de bare ikke har de fornødne kvalifikationer til at bide sig fast på arbejdsmarkedet det er jo den grundlæggende uretfærdighed som betyder at dem der kommer tidligt på arbejdsmarkedet får et meget længere og som regel langt mere nedslidende arbejdsliv og langt færre gode år efter arbejdslivet end dem i den anden ende af samfundet det er jo det der giver utryghed

svær at gøre tilpas men jeg synes ikke jeg har oplevet at der er kommet svar på de tre centrale spørgsmål som jeg selv møder hver eneste gang jeg er ude at diskutere det her med lad os bare kalde dem almindelige mennesker der er udsat for de her vilkår så jeg vil tillade mig at gentage de spørgsmål hvorfor skal vi arbejde til vi er slidt ned eller til vi falder døde om hvorfor skal dem som kommer tidligt på arbejdsmarkedet ikke have ret til lige så mange gode år efter arbejdslivet som dem med de lange uddannelser og de høje lønninger hvad skal alle de mennesker leve af som ryger ud af arbejdsmarkedet længe før pensionsalderen set i lyset af alle stramningerne af dagpenge efterløn førtidspension sygedagpenge og kontanthjælp det er jo de spørgsmål der bliver stillet og de løsninger der er blevet diskuteret her i dag

løsninger på de

bliver forligspartierne nødt til at forholde sig til den virkelighed der gemmer sig

levere nogle svar på de spørgsmål jeg tror så bare ikke at det vil blive oplevet som tilstrækkelige svar af den simple grund at de jo bygger på den samme præmis som jeg lige har beskrevet nemlig at pensionsalderen bare stiger derudad

her med stigningerne i pensionsalderen men der tegner sig jo begyndelsen til et andet flertal i folketinget kun begyndelsen

ikke mulighederne jeg siger bare

begyndelsen til et andet flertal der taler om at almindelige arbejdsfolk skal have nogle rettigheder nogle rettigheder til at trække sig tilbage tidligere

som vokser kan man sige de to ting kan ikke forenes i det lange løb den erkendelse er man måske ikke nået helt frem til

må kigge på det der med den seniorførtidspension og førtidspensionen det er jo de svar vi får fra forligspartierne den hvad

skal man sige positive tilkendegivelse

herfra det er da positivt og hvis resultatet af det her lige i første omgang

løser problemerne og det efterlader socialdemokratiet med et valg hvis de ikke kan komme igennem med differentieret folkepension i den her situation hvad vil de så vil de opsige forliget og indlede forhandlinger med os der gerne vil diskutere rettigheder eller vil de bøje nakken og underkaste sig forligets benhårde lov

bare høre om ordføreren også

vi har debatteret jeg tror i fire stive timer og det er ikke lykkedes at få ministeren til at sige en eneste ting omkring differentieret pension

er skuffet eller burde man ikke i løbet af fire timer have kunnet delagtiggøre os

ting omkring den helt konkrete indkaldelse

ministeren og hans holdninger og han har jo sagt det meget klart inden vi kom

til mødet her i dag vi skal ikke have differentieret folkepensionsalder og det har han jo fastholdt og bekræftet er hans synspunkt

så ja derfor reagerer jeg måske ikke helt

mennesker der bliver ramt af de her tossede regler som et flertal i folketinget har vedtaget at der kommer nogle gode løsninger og set fra enhedslistens side

selvfølgelig i sit allermest optimistiske øjeblik håbe at det pres der efterhånden er på forligspartierne og ikke mindst på regeringspartierne og dansk folkeparti afføder nogle reelle forbedringer af førtidspension og seniorførtidspension

og det vil vi understøtte og stemme for hvis det bliver det og glæde os over det vi må bare sige

finansministeriet finansministeriet har nemlig indkaldt

ministeren vil være til stede og hvor pressen

være embedsmænd til stede men hvor det ikke vil være muligt at optage lyd eller

i betragtning af at der jo også har været andre aktiviteter af

kommunikationsmæssig karakter i

jeg egentlig bare gerne høre om herre finn sørensen har et bud på om det er

i hvert fald studse lidt over at vi nu har haft en lang debat hvor ministeren har været på talerstolen flere gange nej to gange undskyld en

der er sådan et initiativ i gang

synes jeg så at det er mærkeligt

været enige om at i den her kreds tager vi en diskussion om det og så var det da rart at vide

tilkendegivet undervejs i debatten altså at der netop var sådan noget her undervejs og

regeringspartierne har syntes at være

positioner på det her så kunne man have forestillet sig at man med fordel kunne have givet noget af

den tekniske information som man åbenbart har i finansministeriet

der skal sætte næsen op efter at der i den forhandling på torsdag kommer nogle indrømmelser til det der

så bare lige sige som som jeg også sagde her i mit forsøg på at runde debatten af at

men det har vi jo så til gode og det må vi tage til den tid og så er det da spændende

bankunionen forslaget pålægger regeringen og opfordrer en kommende regering til at afholde en vejledende folkeafstemning

eventuel tilslutning til eus styrkede banksamarbejde det man kalder for bankunionen enhedslisten henviser til at beslutningen om dansk deltagelse vil få enorme nationale og økonomiske konsekvenser for danmark og stor betydning for tilsyn med og regulering af danske banker uanset om vi vælger at deltage eller ej som jeg tror det er folketinget bekendt har regeringen igangsat et arbejde der skal føre til at der senest i efteråret to tusind og nitten kan tages stilling til dansk deltagelse i

som er i gang med at udrede de relevante spørgsmål i forhold til

eventuelle konsekvenser for dansk realkredit og konsekvenserne for den finansielle og økonomiske stabilitet i danmark regeringen har endnu ikke taget stilling til om danmark bør deltage i samarbejdet og vi afventer at arbejdsgruppen får udført arbejdet og analyseret alle relevante emner

vigtige og som vi føler bør belyses

fulde billede af hvad deltagelse vil betyde for danmark og det er først herefter at regeringen

stilling til om vi mener at danmark bør deltage jeg kan sige helt ærligt at

personligt har jeg heller ikke endnu besluttet mig for om jeg går ind for at danmark

derfor mener vi heller ikke det er relevant på nuværende tidspunkt at forholde sig til spørgsmålet om dansk deltagelse i

mener derfor også at det er præmaturt

endnu ved hvad det er vi vil skulle stemme om vi føler også at

hvert fald før man har besluttet om vi ønsker at gå med i bankunionen

tale om en folkeafstemning en folkeafstemning giver jo ikke mening hvis nu vi måtte beslutte at vi ikke ønsker at gå med i

folkeafstemning om det emne så vil vi jo lægge op til at det er status quo og

og igen fra regeringens forskellige ministre når de har været til møder

man jo tydeligt høre hvor det bærer henad

det eneste der forhindrer regeringen i at gøre det

årsager har syntes at det ville være bedre at få det blåstemplet igennem et eller andet kommissorium til efteråret jeg synes det ville klæde erhvervsministeren at benytte den her lejlighed til at sige at regeringen gik ind for det

må erhvervsministeren jo forklare hvorfor det er man ikke vil forpligte sig til en folkeafstemning ganske stille og roligt en folkeafstemning ligesom

blandt andet det her med fremtiden for det danske realkreditsystem er afgørende fordi det er enormt vigtigt for

helt reelle bekymringer som gør at

har vi jo hørt socialdemokratiets formand fru mette frederiksen sige klart at fru mette frederiksen ville give danskerne en afstemning før tiltrædelse hvordan kan det så være at vi har en regering der kommer halsende efter socialdemokratiet og end ikke er i stand til bare at sige til danskerne

hvorfor er det så magtpåliggende at det er en beslutning der skal træffes alene i folketinget når

vi insisterer på at vi træffer den her beslutning i ro og orden at vi får analyseret hvad det går ud på hvilke konsekvenser det har for danmark for dansk realkredit for indskydergarantien for en lang række andre forhold som vi er nødt til at

at berth vil vinde debatten

jeg tror at vi har en bedre chance for at få en ordentlig beslutningsproces hvis vi først får klarhed over hvad det går ud på og hvilke konsekvenser det vil have

af regeringen der havde udtalt at de ville med i bankunionen jeg står her med

fjerde november hvor der var en folkehøring om eu med partilederne og hvor den danske statsminister herre lars løkke rasmussen

der er mere og mere der tyder på at det vil være klogt at gå med i bankunionen

vi tager stilling når vi har den udredning som vil belyse hvad konsekvenserne

om bankunionen at ja det ville man det betyder jo at hvis

er der et flertal for at vedtage det beslutningsforslag vi lige nu diskuterer

bare høre regeringen er man parat til at komme i mindretal på det her spørgsmål

vi adlyder det der bliver besluttet i i folketinget

ikke at det er det rigtige tidspunkt her at beslutte at der skal være en folkeafstemning fordi vi

klogest først at få belyst hvad man skal stemme om før man

til bankunionen er en stor beslutning ja den er nok den vigtigste beslutning siden vi skulle beslutte om vi ville deltage i euroen

okay hvis jeg siger

alle andre ser meget alvorligt på de her ting og der er nogen der tripper og ikke kan give klar besked det er helt ærligt okay for mig men det er ikke okay for mig at vi står foran om to en halv måned

om vi kan være sikre på at regeringen vil love vælgerne at

i hvert fald får lov til at stemme om det vi er blevet snydt mange gange med eu igennem årene jeg kan huske helt tilbage

komme lidt ud af busken og så give en garanti for at vi i hvert fald får en chance for at diskutere det og stemme om det for det er så vigtig en beslutning både for og imod det er da lidt ynkeligt at en regering

kan give den garanti det kan oppositionen og det er da sådan set dejligt men

speciel relevans i forhold til europaparlamentsvalget eftersom beslutning om en

bliver truffet af folketinget

kan se noget ynkeligt i at regeringen insisterer på at vi skal have et godt oplyst grundlag at træffe beslutninger på

i stedet for at man tager præmature beslutninger på et uoplyst grundlag det er ikke regeringens opfattelse at der kommer bedre beslutninger ud af det

at mange af os er begyndt at interessere os for det

om danskerne endnu en gang skal snydes for at tage stilling til noget meget meget vigtigt som for eksempel professoren fra cbs siger

om det skal foregå i et lukket møde i regeringen

alle ved jo også ordføreren at en valgkamp om eu i danmark heldigvis også handler om hvor lidt og hvor meget åbenhed og demokrati der er omkring det foretagende som hedder eu og hvor meget man kan stole på det det er derfor det er så vigtigt for rigtig mange og jeg tror også at rigtig mange ude i landet

for det hvis ikke i kommer med et klart svar på det spørgsmål

fare ud og forsøge at tage en debat før

fået belyst hvad det egentlig er vi skal forholde os til og vi synes det er bedst at vi først finder ud af

for vores realkreditsystem som er fuldstændig afgørende for dansk økonomi

forholder os til spørgsmålet om om vi skal gå med i bankunionen

er det fornuftigt at få belyst hvad det egentlig er

og skal behandles som sådan

det ikke alene

har det slutresultat at bankerne vokse sig endnu større tager endnu større risici risici og vil handle mere uansvarligt som det er blevet fremhævet i debatten om det her så skal danmark udvise den største forsigtighed vi afventer regeringens redegørelse om fordele og ulemper ved at indtræde i bankunionen før vi gør vores stilling op og i naturlig forlængelse deraf

fru mette frederiksen står

i folketingssalen og siger at det vil han sandelig ikke love

england i forhold til den folkeafstemning de har haft så vi vil

ude at man støtter og nu har man sagt tydeligt og klart

thomsen undgår at stå til smæk

det som herre lars aslan rasmussen og hans parti har gang i i øjeblikket

også i forhold til det samlede eu samarbejde

partilederrunde og blev spurgt af tv værten

skulle være en folkeafstemning om bankunionen og svar lød

hvad den socialdemokratiske formand siger til danskerne og man skal opleve at man gør

det stik modsatte her i folketingssalen hvordan skal man sådan nogen sinde kunne tro

det synes jeg ikke der er noget mærkeligt i det er det regeringen har lovet at vende tilbage med og så ved vi

spørgsmålet skal udformes

var så bekendt med indholdet i det her interview men hun siger klokkeklart ja

når man sidder som dansker og hører den socialdemokratiske formand sige ja til en folkeafstemning om bankunionen hvordan skal man så nogen sinde kunne tro på et ja fra socialdemokratiet i fremtiden når det ikke er tilfældet og man vender en hundrede og firs grader

det er helt legitimt at man afventer hvad regeringen vender tilbage med også i forhold til hvilket spørgsmål

at sige ja til bankunionen har af konsekvenser

grundig diskussion om det både her og ude

deres holdning

afgøre om danmark skal tilsluttes bankunionen og når professorer og andre siger at det her måske er det vigtigste spørgsmål siden euroen

af taktiske grunde vil vælge folkeafstemning eller ikke vælge folkeafstemning alt efter om det er svært at få igennem hos befolkningen

de kloge folk siger til mig om den slags ting for det har jeg ikke forstand på men jeg er ikke i tvivl om at man ikke skal tænke taktisk

stjerneklar selvfølgelig skal de det når folk siger at det er så vigtig en beslutning for danmark

endnu ikke har en holdning til det viser jo at det er kompliceret at finde ud af hvad man skal mene om det men jeg havde ikke troet

tænke taktisk i forhold til

borgerne for en afstemning

vi diskuterer i dag ikke om vi skal sætte os ordentligt ind i tingene inden vi tager afstemningen

man kan tage stilling til det når regeringen vender tilbage

stilling til hvad konsekvenser det har for danmarks deltagelse i det fremtidige eu samarbejde

af at vi melder os ud af eu men vi kunne da aldrig drømme om taktisk at overveje

vi skal endda have en meget grundig debat og en folkeafstemning om det hvis vi skal udmeldes af eu især efter brexit fordi der er opstået nogle situationer som man ikke kunne drømme om opstod selvfølgelig skal vi

det skal vi også have om bankunionen

drømme om at snyde befolkningen for en folkeafstemning aldrig og derfor er det vigtigt at vide hvor

vil i tænke taktisk i forhold til det og

hvis det er let at få igennem hos befolkningen så vil vi godt tage en folkeafstemning

har set blive fremhævet særlig meget hverken herinde i salen eller eller i medierne jeg tror

helt fair at vi kender konsekvenserne for danmark

herre lars aslan rasmussen har lige leveret forklaringen på

samme sted som socialdemokratiets kolleger i holland i frankrig i tyskland

på engelsk der hedder fool me once

jeg tror ikke at socialdemokratiet overlever

forud for en deltagelse i eus bankunion og det er jo et forslag som vi fra dansk

folketingssamling og dengang var det jo som bekendt kun enhedslisten der støttede forslaget

at socialdemokratiet denne gang ville støtte det her forslag men jeg må så konstatere at det gør socialdemokratiet ikke uanset hvad socialdemokratiets formand så måtte have sagt eller gjort

hvor indtrykket måtte stå helt klart for den danske befolkning

regeringen har sagt at regeringen endnu ikke har lagt sig fast

på regeringens stillingtagen og regeringen mener derfor at det er utidigt utidssvarende

hvad det er men at et parti der klart har sagt klart har sagt at danskerne

skal have valget ikke vil støtte det her forslag fra enhedslisten er efter min bedste mening en skandale sagen er jo den at kompetencen til at lukke danske banker de fem systemisk vigtige pengeinstitutter i det her land

fordi danmark ikke er medlem af ømuen derfor sidder vi ikke i den europæiske centralbanks bestyrelse og vil altså ikke kunne forhindre at et dansk pengeinstitut vil blive lukket ligeledes er det sådan at vi danskerne danske bankkunder risikerer at komme til at betale

danskerne herom

ikke at man skal gøre vi mener at når man tager en så drastisk beslutning

så skal man da spørge danskerne først hvis man giver en adgang

så er det da indlysende at hvis man skal afgive suverænitet på den måde handler det da om at spørge den danske befolkning inden

realkreditten som vi jo

ganske simpelt hen ikke forstår

ligesom vi naturligvis støttede vores eget forslag da det blev behandlet i den forrige

det står der her i overskrifter df skifter holdning omkring opholdskravet df skifter holdning omkring

specielt socialdemokratisk som om dansk folkeparti aldrig har skiftet holdning til noget som helst

spørge hvad er der principielt i vejen med en gang imellem at stemme gult

finde ud af at stemme for det er fordi det er vælgerbedrag herre lars aslan rasmussen når man siger omkring sjælsmark at skal ske nogen forandringer af det og når der så kommer et forslag om at barnets tarv skal spille en større rolle i forhold til spørgsmålet om

så stemmer man gult igen det er fordi når man kommer og siger

tv at man ønsker en folkeafstemning om bankunionen

hernede i folketingssalen

herre lars aslan rasmussen at stemme rødt det er vælgerbedrag det er opskriften på vælgerbedrag

skylden for klaus riskær fænomenet mig bekendt en person der har været rundt i samtlige

partier her i danmark det ændrer ikke ved at dansk folkeparti

masser af gange selv har skiftet holdning og har ansvaret for hele kommunalreformen og nu render rundt og er den store fortaler for udkantsdanmark selv om man selv har stemt for

og det er bare det jeg synes vi skal have lov til at diskutere vi har jo ikke sagt at vi ikke skal have en folkeafstemning hvorimod dansk folkeparti flere gange har skiftet holdning

har vi haft et ønske om at der skulle være to organer i danmark der skulle være staten og der skulle være kommunerne så indgik vi et kompromis omkring regionerne og fra samme

der er ikke noget parti måske med undtagelse af venstre der som socialdemokratiet som en fiskekutter

for at fange lidt vælgere hist og pist

jo muntert at høre når man ikke selv er i skudlinjen tak for ordet vi har i dag at gøre med et beslutningsforslag som er

går i sin korthed ud på at man forud for en eventuel dansk tilslutning til eus

afholder en folkeafstemning og det er et beslutningsforslag som jo minder meget om et lignende forslag der havde nummeret b en hundrede og tredive

politisk enighed mellem enhedslisten og dansk folkeparti og det glæder mig selvfølgelig at se

fælles ståsted og fælles fodslag men ikke desto mindre må jeg desværre meddele at det

forslaget nu har ændret

det her jo en lidt hypotetisk drøftelse og det er den fordi det endnu ikke er afgjort om der overhovedet skal søges opbakning til at danmark går med i samarbejdet som

og det afventer vi altså fortsat resultatet af

er enig med min statsminister i at mere og mere peger i retning af at en bankunion kunne være en rigtig god idé enhedslisten skriver i forslaget og jeg citerer beslutninger om hvorvidt danmark skal tilslutte sig eus bankunion kan få enorme nationale og økonomiske konsekvenser for danmark og stor indflydelse på tilsynet og reguleringen af de største danske banker dette gælder uanset om danmark beslutter sig for at tilslutte sig bankunionen eller forblive uden for

set enig i det er en stor og vigtig beslutning men vi er altså valgt som politikere

at tage beslutninger også store beslutninger også vigtige beslutninger beslutninger der påvirker danmark beslutninger der påvirker dansk økonomi og nogle beslutninger har større betydning end andre

det er en vigtig beslutning er altså ikke noget argument i sig selv for at man skal afholde en folkeafstemning dansk folkeparti begrundede så sit

beslutningsforslag b en hundrede og tredive med at dansk deltagelse i det styrkede samarbejde vil betyde at der vil blive afgivet suverænitet til en overnational myndighed nemlig den europæiske centralbank og hvor stor aspekt jeg end har for

dansk folkeparti så vælger jeg altså at

justitsministeriet og i justitsministeriet vurderer man klart og entydigt at der

være tale om suverænitetsafgivelse hvis danmark skulle vælge at tilslutte sig bankunionen og eftersom vi i danmark ikke har tradition for folkeafstemninger om eu spørgsmål når der ikke er tale om afgivelse af suverænitet så kan vi altså modsat slutte at

have en folkeafstemning i denne sag der skal ikke gøres en undtagelse nu skal det ikke bare være sådan fordi det plejer vi

det er der tradition for det er nemlig en god tradition at vi naturligvis følger grundloven når grundloven pålægger os at afholde en folkeafstemning så afholder vi en folkeafstemning og omvendt når grundloven ikke

os en folkeafstemning så tager vi vores ansvar

optræder vi som folkevalgte politikere og så træffer vi den afgørelse som vi er valgt til at træffe og den som vi synes vil være den bedste for danmark vi havde heller ikke nogen folkeafstemning da vi tilsluttede os nicetraktaten vi havde ikke nogen folkeafstemning da vi vi tiltrådte lissabontraktaten og så er der nogle der måske kan huske helt tilbage til

formandsstolen kan jeg forstå og hænge i lygtepæle

det blev så i øvrigt et godt resultat men grunden til man en folkeafstemning dengang var at regeringen jo var i mindretal regeringen kunne ikke få flertal

i folketinget for en tilslutning

ef pakken og derfor havde vi en folkeafstemning så det er jo en helt anden situation end der i givet fald ville blive tale om ved et spørgsmål om bankunionen jeg frygter også at man vil komme ind på en

spørgsmål er der så ikke andre spørgsmål man skal have folkeafstemning om hvorfor lige kun eu hvorfor ikke aftaler der bliver truffet i

de fleste ganske fint at det forholder sig sådan så med disse ord kan jeg altså meddele at venstre ikke støtter beslutningsforslaget

i forrige samling blev det fremsat af enhedslisten grunden til at vi fremsætter det igen

jo den melding der kom i partilederdebatten fra fru mette frederiksen

man ønskede en folkeafstemning om bankunionen jeg står med

gik jo og troede at man kunne stole på mette frederiksen når hun sagde at hun ville have en folkeafstemning

at få mig til at forholde mig til hvorvidt man kan

jamen det gjorde vi heller ikke ved lissabontraktaten det gjorde vi heller ikke ved nicetraktaten det er jo det som i hvert fald jeg selv og jeg tror rigtig mange danskere egentlig går og er frustrerede over altså at man ikke får lov

berlingske hvor han siger at han har meget meget svært ved at forstå at der ikke er tale om suverænitetsafgivelse

danske bank skal afvikles eller

vil blive afgjort af den europæiske centralbank og ikke af os her i i folketinget

bankunionen er det ikke lige præcis

folkeligt funderet frustration over at man ikke har stemt om nicetraktaten og lissabontraktaten jeg tror vi går ned på strøget og laver en voxpop og spørger folk om de er utilfredse

at de ikke har stemt om nicetraktaten og lissabontraktaten

herre nikolaj villumsen være meget meget ensom med sit synspunkt om at

i øvrigt med hensyn til det konkrete spørgsmål er det

en afgørelse danmark selv

kan træffe men det kan naturligvis så få indflydelse på om man fortsat vil kunne være medlem af bankunionen

oprigtige mening at det at overlade beføjelsen til at afvikle et af danmarks fem vigtigste såkaldt systemiske pengeinstitutter til en myndighed hvor danmark ikke er repræsenteret ikke er et udtryk

der er ikke tale om suverænitetsafgivelse og

europæiske centralbank eller banktilsynet træffer en afgørelse

vi bare være med at følge den så kan det selvfølgelig have konsekvenser for om vi kan fortsætte med at være med i bankunionen det siger sig selv men det er altså en beslutning vi i sidste ende

kan træffe men altså med konsekvenser naturligvis det siger næsten sig selv

eu systemet altså valgt at sidde en afgørelse fra eu systemet overhørig og ikke følge den men bare gøre som vi

børnechecken var vi jo nogle der forsøgte og

også at venstre var med til at ville forsøge men det ville man så ikke da man

kan herre jan e jørgensen nævne bare ét

vælge ikke at følge en instruks fra det fælles tilsyn og det kan så betyde at vi er nødt til at træde ud af samarbejdet om bankunionen

forskel på at skulle træde ud af bankunionen som vi jo heller ikke er med i nu

jo kunne blive konsekvensen hvis vi valgte

sidde alle mulige afgørelser fra eu systemet overhørig

samarbejdet om banktilsyn

ønsker at følge og derfor er der altså en helt væsentlig grundlæggende

det udredningsarbejde der er sat i gang for at vurdere deltagelsen i bankunionen og så vil der jo sidde en eller anden regering som vi ikke ved hvem er

tage stilling til resultatet af udredningen og så tage stilling til om danmark

det er en god skik som vi skal følge at vi ikke holder folkeafstemninger når der

i den forstand som som grundloven foreskriver og der er

justitsministeriet allerede for fire år siden altså i to tusind og femten

dansk deltagelse i bankunionen ikke

både foregriber begivenhedernes gang og bryder med en god dansk tradition og derfor bør

men når det så er sagt

nogle supplerende bemærkninger der ligger lidt i forlængelse af det som

hvor han sagde at han personligt synes

jeg venter selv med stor spænding på den udredning der kommer og jeg er glad for ikke at være presset til at skulle tage

også en række problemer som ikke mindst venstrefløjen har påpeget og som jeg

jo hele det her spørgsmål om moral hazard som jeg desværre ikke ved hvad man kalder på dansk

som er at man ikke skal bære konsekvenserne af sine handlinger og en af de udfordringer der jo er med de her systematiske banker

et problem med alle organisationer der ikke i praksis kan gå bankerot

vil også sige offentlige institutioner og banker

så hvis man kunne få en eller anden løsning i kraft af bankunionen på på moral hazard problemet så ville det vel ikke være så dårligt men vi må jo se hvad regeringens bankrådgivere havde jeg nær sagt

rådgive regeringen om

det der er i den her single resolution mechanism er jo så vidt jeg har forstået det at de første der taber alle deres penge ved en nedlukning af en stor bank er aktionærerne og det er jo et sundt princip der burde gøre dem mere kritiske over for uansvarlige dispositioner

til at se hvad udvalget udvalget vil sige om et mere professionelt finanstilsyn

meget store krav til tilsyn og der kunne noget specialisering og erfaring måske teoretisk overgå ekspertisen hos finanstilsynet det ved

jeg glæder mig til at høre mere om så derfor kan

følge det argument man nogle gange hører

bankunionen er en forbedring af det indre marked og

så derfor undrer jeg mig sådan set over den

men af de grunde jeg har nævnt

tvivl og derfor glæder jeg mig også meget til at høre hvad der vil komme ud af den her endelige

liberal alliances holdning er at der skal være en folkeafstemning

hvad tror tror ordføreren at liberal alliances vælgere sidder og tænker når man har en situation hvor man siger klart ja til folkeafstemning om bankunion før valget

som alle har men som ikke alle benytter sig af til at tænke

om og derfor også godt kan forstå at det selvfølgelig er

at få den her samlede beskrivelse af hvordan bankunionen fungerer den forelå jo heller ikke i to tusind og femten og så

den her analyse som nu har stået på i i mange år derfor må vi jo forvente at kunne få et svar hvad er grunden til at at man er vendt fuldstændig i det her spørgsmål har lovet befolkningen og vælgerne en folkeafstemning om bankunionen forud for valget og nu står her og siger at man vil stemme nej til et forslag fra enhedslisten om en folkeafstemning hvad er grunden

og så forholde sig til hvad der står i den og så

da vi havde en valgkamp for efterhånden fire år siden slog liberal alliance sig jo op på at være meget et eu skeptisk parti herre anders samuelsen fik endda sagt at at liberal alliance var mere eu skeptisk

tilhænger af at afskaffe forsvarsforbeholdet det her er man måske også sådan lidt

hvis nu liberal alliance ikke fortsætter i regering efter et kommende folketingsvalg kan vi så regne med at liberal alliance er tilbage på sådan en eu skeptisk kurs

af at den valgperiode vi er på vej ud af har været meget meget dramatisk rent udenrigspolitisk på en lang række områder men herunder også

ting man måske ellers havde taget for givet tidligere jeg synes at

borgerligt eu kritisk parti så er der kun dansk folkeparti at vælge ved det kommende valg så

at være principfast er jo smukt men at være stædig er måske uhensigtsmæssigt så

man er principfast eller man er stædig er jo også noget

sidst med og læse op af det for det er jo et af de her forslag

også sager der bliver behandlet for anden og tredje gang først vil jeg gerne lige snakke lidt om om det her med

folkeafstemninger for det bliver nævnt fra både enhedslistens og dansk folkepartis

drilagtigt skælmsk smil vi skal have en folkeafstemning

folkeafstemninger gør ikke mig bange

men det kunne også have været interessant at diskutere hvordan

en egentligt inddragende og involverende debat

noget så vigtigt som hvordan er det at vi kan kontrollere banker som er meget større end danmark hvordan er det at vi faktisk på europæisk plan sammen kan have en ordentlig kontrol med de banker som agerer på tværs af landegrænserne det kunne også være interessant ikke bare at råbe

sige hvordan er det man arbejder med det inddragende og deltagende demokrati på andre måder jeg var til et møde i weekenden hvor vi netop gennemgik en række af de mange måder man har gjort det

er også hele spørgsmålet fra irland hvor man jo før folkeafstemninger nedsatte borgerting

at have en ordentlig proces

en debat og så skal vi tage den igen

jeg må indrømme at jeg synes det er lidt fattigt

men da vi skulle diskutere det

i forhold til den virkelighed vi står med efter et år hvor vi har set nogle store store bankskandaler i europa med nogle banker som ikke er blevet kontrolleret ordentligt nationalt nogle banker som agerer på tværs af landegrænserne og der må jeg indrømme at jeg begynder at hælde til at sige at

den her undersøgelse fra regeringen vi synes stadig væk den undersøgelse skal ligge klar før man skal tage en folkeafstemning jeg kan forstå på forslaget at

uklart hvornår det er man vil have den og det er nogle af de spørgsmål som

har brug for svaret på før vi tager endelig stilling vi hælder til at sige ja den her gang fordi det er blevet et så vigtigt spørgsmål og jeg tror faktisk at

rigtig godt at have en god folkelig debat om hvordan

kontrol med nogle banker som er så store at vi ikke kan gøre det nationalt

også diskutere er bankunionen så stærk nok skal den faktisk styrkes

nogle af de spørgsmål der bliver diskuteret rundtomkring i europa og det er en diskussion som jeg faktisk også synes vi burde have herhjemme

forslaget ja lad os da endelig komme ud og få den

at vi får en ordentlig kontrol med de banker som er alt for store

vi hælder faktisk til at man skal have en ordentlig debat inden en folkeafstemning og vi synes det er fornuftigt at vente på den undersøgelse der er

meget gerne diskutere men jeg tror

det er sådan at hvis man skal have en god folkelig debat

og det lige præcis det vi foreslår i dag

jeg lidt ked af at herre rasmus nordqvist er så negativ over for at vi

igen jeg føler mig jo sådan helt

det var jo baggrunden for det her forslag formanden for danmarks største parti i hvert fald i mandater i folketinget siger at hun er for en folkeafstemning og så tænker vi selvfølgelig at det er oplagt at

skal vi spørge befolkningen før man eventuelt

folketinget pålægger den nuværende regering og det vil sige at inden et valg

afholdes den syttende juni skulle man så holde en folkeafstemning det

er alt for kort tid til den proces der skal

peger bare på at man jo har lavet nogle ret fornuftige dygtige og grundige processer andre steder i verden omkring folkeafstemninger blandt andet i irland omkring abort og ligestillingslovgivning

man så opfordrer kommende regeringer til at holde det jamen det

er et flertal for det her forslag men ellers

en folkeafstemning om det her spørgsmål altså vi har jo tidligere stået skulder ved skulder og krævet folkeafstemning eksempelvis om eu canada

folkeafstemninger kan være et rigtig fornuftigt og godt redskab jeg appellerer også bare til at vi forstår at

det direkte direkte demokrati ikke er den eneste måde at inddrage på man kan skabe et inddragende og deltagende demokrati på mange måder og

set at vi skulle tage at lære af alle de lande som allerede eksperimenterer med det

af enhedslisten og som pålægger regeringen at afholde en vejledende folkeafstemning forud for en eventuel tilslutning til eus

den toogtyvende maj to tusind og atten dengang kunne det konservative folkeparti ikke støtte forslaget og det kan vi heller ikke i dag vi vi har det sådan at hvis der er tale om suverænitetsafgivelse skal vi selvfølgelig

tilbage i to tusind og femten lavede justitsministeriet en vurdering af hvilken betydning det ville have

hvorvidt det ville betyde at der var suverænitetsafgivelse og det er

vi afholder folkeafstemning om eu når der er tale om

suverænitetsafgivelse og det er der ikke

arbejdsdelingen i grundloven og vi tager selvfølgelig en folkeafstemning når vi skal det som flere ordførere også

relativt hypotetisk grundlag at diskutere det her på i og med at

som parti uafklarede med hvorvidt vi vil bakke op eller ikke bakke op om

herre anders johansson ikke gøre opmærksom på om

er enig med statsministeren i at der er mere og mere der tyder på at det vil være klogt at gå med i bankunionen

eller er herre anders johansson ikke enig

sådan tenderer til at være tilhænger af noget eller er modstander af noget altså normalt plejer det at være sådan på eu området at

og her ser det ud til at

slå plat og krone om hvad det konservative folkepartis holdning skal være til det her spørgsmål altså kan herre anders johansson ikke fortælle den undrende konservative vælger i det omfang der måtte sidde nogen ude bag skærmene

konklusionerne på det arbejde der er i gang der

skal tiltræde eller ej der synes jeg det ville være lidt underligt hvis man stod

uanset hvad den arbejdsgruppe kommer frem til så har vi truffet en beslutning selvfølgelig vurderer vi vores stillingtagen på baggrund af det seriøse arbejde der pågår nu

ting som også ministeren var inde på omkring det danske realkreditsystem det skal selvfølgelig kunne håndteres på

der er rigtig vigtigt for dansk økonomi og også vigtigt for det konservative folkeparti hvor vi jo står vagt om

boligejerne så selvfølgelig er vi nødt til at afvente konklusionerne fra

i partilederdebatten under folketingets eu høring den fjerde november blev spurgt

bankunionen skal til folkeafstemning så lød svaret fra den socialdemokratiske formand klart ja det mener jeg den skal altså ikke måske ikke et nej

ja

den her tv transmitterede partilederdebat som skulle sætte fokus på hvad partierne mener

over for befolkningen siger at hun vil have en folkeafstemning

det er ikke en undskyldning at løbe fra det man siger til danskerne at nogle andre har gjort det samme altså at man siger et og gør det stik modsatte bliver man nødt til at stå til ansvar for

over at vi kan have en socialdemokratisk partiformand som for tre måneder siden

store overskrifter i medierne proklamerede at nu

for en folkeafstemning om en bankunion og så må vi

at man gør det stik modsatte det stik modsatte altså i enhedslisten har vi kæmpet for at få

eus bankunion det har vi foreslået

den socialdemokratiske formand så melder klart ud som hun gjorde under folkehøringen så troede vi altså på hvad hun sagde det var en fejl

vælgere der har troet på at mette frederiksen ville have en folkeafstemning når hun siger at hun vil have en folkeafstemning når hun svarer klart ja hun sagde ikke måske hun sagde ja på journalistens

altså ikke man siger et og man stemmer noget andet jeg synes det er skuffende jeg synes det er rigtig rigtig skuffende

løber fra vores løfte til danskerne vi vil kæmpe for at befolkningen bliver spurgt hvis et flertal i folketinget vil beslutte at danmark skal tilsluttes eus bankunion efter det kommende folketingsvalg eus bankunion ikke bare en lille ting ifølge europa kommissionen selv er eus

er blevet skabt siden euroen beslutningen om hvorvidt danmark skal tilslutte sig eus bankunion kan få enorme nationale og økonomiske konsekvenser for danmark

at beslutningen om

eller skal lukkes i en mulig fremtidig

nej beslutningen vil være flyttet til bruxelles nærmere bestemt til bureaukraterne

nationalbankdirektører som udgør den europæiske centralbanks styrelsesråd her har danmark ikke engang en plads ved bordet til gengæld sidder den tidligere goldman sachs spekulant mario draghi for bordenden det er rigtigt som herre jan e jørgensen har sagt at man fik forhandlet sig en lille kattelem på plads som siger at danmark har ret til ikke at følge beslutningen fra den

centralbanks styrelsesråd om at eksempelvis en dansk bank dansk bank skal reddes eller skal afvikles og lukkes

men følger man ikke den europæiske centralbanks beslutning

banker befinder sig i en helt ekstrem finanskrise i den situation skal man så sidde her i folketingssalen og træffe en beslutning om at nu vil man gerne smides ud på hænder og fødder af den europæiske centralbanks styrelsesråd og

var en reel mulighed det er ikke et reelt valg man har

er en gigantisk finanskrise så er det ikke et realistisk valg at man vælger at blive smidt ud på hænder og fødder derfor er der heller ikke et eneste ikkeeuroland der har tilsluttet sig bankunionen ikke et eneste ikkeeuroland har tilsluttet sig bankunionen men den danske statsminister hælder

man bør gøre det og man har sjovt nok lagt afgørelsen

om man bør gøre det set med regeringens briller efter det kommende folketingsvalg efter det kommende eu parlamentsvalg

jeg synes det er bekymrende jeg synes at noget så stort som det her

indholdsmæssigt synes jeg også vigtigt at se på hvad der reelt er på spil med bankunionen

men den demokratiske magt

om banker skal reddes eller ikke reddes fjernes fra folkevalgte politikere

virkeligheden er jo at det her blot er et af de centraliseringsinitiativer vi ser

for tiden der er øget militarisering

der er mulighed for at bestemme skatte arbejdsmarkeds og udenrigspolitikken i danmark et forstærket fort europa indskrivning af finanspagten i selve eu lovgivningen samt et markant større eu budget hvor danmark skal betale markant mere end vi gør i dag det er blot nogle af de forslag som vi lige nu ved ligger på tegnebrættet eller er ved at blive gennemført i eu udviklingen går voldsomt hurtigt og gang på gang ser vi at eu toppen og desværre også

undlader at spørge befolkningen

man skal holde op med at luske mere magt til eu og helt konkret som vi diskuterer i dag mere magt til eu omkring bankunionen ind ad bagdøren når både et folketingsvalg og et eu parlamentsvalg har været afgjort

enhedslisten at en folkeafstemning vil skulle holdes inden et kommende folketingsvalg altså

og dermed siger at skulle det være sådan at den nuværende danske regering inden den syttende juni beslutter

så bør der afholdes en folkeafstemning det er selvfølgelig alt for kort tid til at have en ordentlig demokratisk debat

bare bekymrede for at man endnu en gang vælger at gennemføre store ting på eu området uden at spørge danskerne hovedmålet med det her forslag det

nitten når den her redegørelse kommer

mener enhedslisten så egentlig ikke at det mest konsekvente ville være at man automatisk afholdt

spørge borgerne eller er det kun når man er imod den beslutning der er truffet

af partierne i folketinget bliver enige om at man vil udskrive en en folkeafstemning lige meget hvad så tror jeg helt klart også vi vil støtte det men

det her er en rigtig dum idé og vi vil langt hellere diskutere

langt mere relevant debat det har vi råbt og skreget

træffe den her meget voldsomme beslutning må et minimum da være at man kan blive enige om at udskrive

enhedslisten synes vi skal være så taler man om at det er et stort problem hvis vi bliver smidt ud af bankunionen jeg troede at enhedslisten ikke ville have at vi skulle ind i bankunionen så jeg forstår ikke helt problemet i at vi så eventuelt måtte blive smidt ud

bare om at enhedslisten ønsker at drille socialdemokratiet og det vil jeg da gerne hjælpe med til for det

vil jeg spørge når nu enhedslisten er så dybt forundret over at man kan have en socialdemokratisk

der lover et og så gør det stik modsatte

formand men man kan have indflydelse på hvem der bliver landets næste statsminister

tegner sig af mandater bagefter og så tage forhandlingen derfra men men til det som som herre jan e jørgensen siger om bankunionen

at enhedslisten skulle være bekymret for at blive smidt ud

suverænitet justitsministeriet vurderer i den redegørelse der kom da

med den konsekvens at man bliver smidt ud

der hvor jeg siger det er ikke et reelt suverænt valg

er det ikke et reelt suverænt valg om man vil smides ud på hale

synes enhedslisten at man skal have en statsminister i danmark

det vi gerne vil have så må vi se hvordan resultatet bliver

vi selvfølgelig forhandle mest mulig indflydelse igennem

ikke flere som har bedt om ordet så forhandlingen er afsluttet jeg foreslår at forslaget henvises til

mere fra enhedslisten som skal førstebehandles

b tre og halvfjerds som handler om indførelse af et genanvendelseskriterium i udbudsloven regeringen pålægges i beslutningsforslaget at ændre udbudsloven så en ordregiver

ved anvendelse af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet

indgår i et udbud kan fastsætte

der også skal tages hensyn til potentialet for genanvendelse hvis ordregiveren ikke anvender

skal ordregiveren oplyse

det man kalder et følg eller forklar princip ordregiveren skal enten

i udbuddet eller forklare hvorfor det ikke indgår i udbuddet udbudsloven giver allerede i dag mulighed for at genanvendelse kan indgå som et kriterium for tildeling af en offentlig kontrakt ordregiver kan altså allerede i dag prioritere genanvendelse beslutningsforslaget lægger op til at indføre et følg eller forklar princip så ordregiver skal forklare sig hvis de ikke konkurrerer på genanvendelighed

er det nye i beslutningsforslaget dermed forpligtes ordregiverne til at overveje om der skal konkurreres på

at der i flere tilfælde end i dag vil blive konkurreret på om der er et udbud som prioriterer genanvendelse men det er en lidt usikker effekt og sandsynligvis en beskeden effekt da det allerede i dag som nævnt er muligt at lade leverandører konkurrere om hvem der er bedst til at

vil forslaget modvirke målet om at nedbringe de administrative omkostninger i forbindelse med udbud

hvis man ikke lader genanvendelse indgå som en af de ting der bliver konkurreret om

høje udbudsomkostninger giver i sidste ende

en tilskyndelse til at man beholder opgaver i stedet for at lade dem blive udsat for

store omkostninger men vi taler formentlig heller ikke om store gevinster

et påbud om følg eller

lancerede en strategi for cirkulær økonomi som indeholder en række andre og efter vores opfattelse

mere effektive veje til at opnå en større grad af genanvendelse det

ikke er enige i at genanvendelse er vigtigt det er det men vi har eksempelvis

foreslået mere lige vilkår på markedet for affald så det bliver nemmere

få nogle private i gang med at tage føringen og udvikle løsninger som kan sikre mere genanvendelse og at der udvikles en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet

der vil være en ret lille gevinst ved at

skulle lade genanvendelse indgår som kriterium eller forklare hvorfor de ikke gør det vi mener det er administrativt besværligt og bureaukratisk

genanvendelse på som vi bestemt mener er en vigtig dagsorden

temmelig tung administrativt det her forslag er jo kommet

folketingets bord fordi der er

og set på hvad barriererne

så er de kommet til en række partier i folketinget med tre lovforslag og har sagt at

fremme det her så har enhedslisten taget to af dem og lavet dem om til beslutningsforslag

hvor man så i sit udbud har mulighed for at vægte at man gerne ser tilbud

genanvende bygningsdele det synes jeg

udvikle politik på at man taler med nogle forstandige mennesker som har forslag og så tager man stilling

lytte til byggeriets aktører når nu der er fyrre firmaer der sætter sig sammen og ser

det kunne være det her som der bør ændres på det synes jeg at ministeren skulle være mere

i udbudsloven vi er mange partier der er optaget af at genbrug skal fylde mere end det gør i dag vi er på vej men der er stadig væk langt igen så jeg forudser såmænd at det bliver et indsatsområde for en række kommende regeringer både i danmark og i andre lande der arbejdes i øvrigt også målrettet med problematikken i nordisk råd hvor både erhvervsudvalget og miljøudvalget er optaget af hvordan vi får fremmet fremstillingen af byggematerialer der er forberedt til at kunne anvendes på anden vis når de ikke mere skal udfylde den opgave de først var blevet fremstillet til den cirkulære økonomi er på vej ind alle vegne og godt for det enhedslisten ønsker med sit forslag at det skal gøres obligatorisk at konkurrere på genanvendelsespotentiale i alle udbud tanken er god og vi støtter også der vil blive arbejdet mere intenst med at styrke genanvendelsen men vi har brug for at vi gør det intelligent og uden at forårsage for meget bureaukrati derfor har

vi i det socialdemokratiske grønne udspil om natur og miljø energi og klima understreget at vi vil undersøge mulighederne for at opdatere bygningsreglementet så det fremmer bæredygtigt byggeri og mindre affald og mere genanvendelse i byggeriet ligesom vi understreger at det er vigtigt at strømline reglerne for indsamling af affald fra landets

anerkender socialdemokratiet også den gode intention i dette beslutningsforslag der er på mange måder

også har men vi er også betænkelige ved

foreslår man skal gøre det på for en regelændring i udbudsloven kan også komme til at medføre mere bureaukrati og lidt papirnusseri og som den vigtigste anke skal vi huske at udbudsloven

for offentlige byggerier ikke for private og det udelukker en lang række ja faktisk den største mængde af byggerier fra de gode tanker som beslutningsforslaget indeholder

bør vi i stedet for få afklaret hvordan vi kan fremme genanvendelsestanken inden for byggeriet og inden for de virksomheder der producerer til byggebranchen den dialog håber jeg at enhedslisten vil deltage i så socialdemokratiet bakker altså op om intentionen men vi kan af de nævnte grunde ikke støtte beslutningsforslaget

at alt byggeri skal konkurrere på

byggebranchen er kommet til en række partier i folketinget og

til et beslutningsforslag og jeg mener egentlig at det

et spørgsmål om at nedbryde nogle barrierer så vi kommer frem til at aktører bedre kan planlægge at noget byggeri kan opføres på en måde

byggeelementer for eksempel kan genbruges

et relativt lille forslag som

men min opfordring er jo netop at det skal omfatte

offentlige byggeri man skal foretage de her ting

lægger faktisk op til at gå skridtet videre end det enhedslisten gør og det er den dialog som jeg gerne vil lægge op til at vi tager her efterfølgende

det er en glimrende debat at få i folketinget at diskutere genanvendelseskriterier og i det hele taget cirkulær økonomi de steder hvor

det giver god mening og det gør det naturligvis i forhold til eksempelvis offentligt

grund for det fremsatte beslutningsforslag

linje med den socialdemokratiske tilgang til det at vi sådan set hilser initiativet velkommen

er også med på at man skal øge tilgangen til

i forhold til det konkrete beslutningsforslag

at når man eksempelvis siger at man kan få ordregiveren til at have mulighed for at fastsætte om der skal konkurreres på

samtidig beskriver enhedslisten jo så også at såfremt

begrundelsen er at man ikke ønsker at drage nytte af netop dette

bagefter forneden i udbudsmaterialet begynde at beskrive

ikke vil være fornuftsbetonet i forhold til administrative byrder og alt mulig andet vi er udmærket klar over i

indtænke genanvendelsesprincipper i offentligt byggeri min egen hjemkommune hedensted kommune har

i forhold til en ny teknisk forvaltning som skal bygges

i tørring hvor jeg bor hvor man også har valgt at sige at der skal være en vis procentdel af byggeriet som indtænkes i forhold til genbrug af murværk og træværk og fliser og hvad det nu ellers kan være man kan finde anvendelse

en given lejlighed til netop at hilse den cirkulere del af det velkommen men

krav at man skal begrunde hvorfor dit og hvorfor dat så på den baggrund kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

cirkulær økonomi og ressourceudnyttelse som det også bare kunne hedde det gjorde

indtænke i forbindelse med den revision som vi alligevel skal have af udbudsloven

forslaget har det formål at vi skal fremme og stimulere genanvendelse af bygge og

det foreslår forslagsstillerne så vi kan få implementeret ved et princip i udbudsloven et princip der skal forpligte ordregiverne til

stilling til om det er hensigtsmæssigt at konkurrere på genanvendelsenspotentialet og hvis det ikke

skal ordregiver forklare hvorfor

mener vi afgjort at den miljøvenlige dagsorden er vigtig det er også derfor vi gør en indsats for at sikre en række forbedringer på området i november to tusind og atten indførte regeringen en strategi for cirkulær økonomi og hensigten er at udvikle en større grad af genanvendelse tiltagene er blandt andet en styrkelse af en række partnerskaber for bæredygtige indkøb at skabe mere lige vilkår på markedet for affald og endelig skal

udvikles en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet i venstre mener vi at denne strategi er langt mere effektiv end forslaget som vi behandler her i dag derudover

vurderer vi ikke at forslaget vil styrke miljøet yderligere det er i øvrigt allerede muligt under udbudsloven at varetage særlige hensyn til blandt andet genanvendelse og det er derfor også tvivlsomt om forslaget vil medføre nye muligheder desuden vil forslaget gå imod venstres igangværende arbejde for at nedbringe de administrative omkostninger for ordregivere i forbindelse med offentlige tilbud bliver omkostningerne for høje

kan det betyde at man som ordregiver hjemtager offentlige udbud i stedet for at konkurrenceudsætte dem og jeg kan som liberal ikke støtte sådan en sag der på denne måde risikerer at skade dansk erhverv gode resultater i dansk erhverv vil løbende gavne vores vækst og dermed også vores grønne omstilling og på det grundlag grundlag må jeg desværre skuffe

af bygge og anlægsaffald

i overensstemmelse med eus såkaldte affaldshierarki og regeringens initiativer på området forslaget skal gøre det muligt for ordregiver at tilføje genanvendelsespotentiale som konkurrenceparameter i udbudsmaterialet det synes jeg også er en god idé og derfor er jeg

for at det allerede er en mulighed i dag forslaget indebærer dog også at ordregiver skal pålægges enten at anvende genanvendelsespotentiale som konkurrenceparameter eller forklare hvorfor man ikke gør det og det synes jeg er en dårlig idé der er rigeligt at dokumentere

og registrere i forvejen i forbindelse med de ting man gør

og forklare hvorfor man ikke gør det selv om der kan være åbenlyse årsager til det ja så bliver det endnu mere bureaukrati i liberal alliance arbejder vi for at nedbringe administrative byrder men dette forslag vil give flere administrative byrder uden at det skaber incitament til bedre genanvendelse af bygge og anlægsaffald det såkaldte følg eller forklar princip skaber nemlig ikke incitament til at gøre noget aktivt men forpligter kun til at redegøre for hvorfor man eventuelt ikke medtager genanvendelse som konkurrenceparameter og da muligheden

tvivler jeg på hvor mange flere der vil indføre det i udbudsmaterialet men ved at

udarbejdelse af udbud dyrere og mere besværligt vil jeg derimod være bange for at man i sidste ende risikerer at kommunerne hjemtager som man kalder det opgaverne hvorved vi får mindre konkurrence og det kan medføre både dårligere kvalitet og højere priser og det er ingen tjent med derfor støtter liberal alliance ikke

socialistisk folkeparti

har bedt mig om at meddele at alternativet ligesom sf kan støtte

rigtig godt forslag der har tydeligvis som enhedslistens ordfører også var inde på været fagfolk

andre ordførere har har mere end antydet at det er gennemtænkt der er også taget højde for de tilfælde hvor

måske ikke giver mening vi skal have have genanvendt meget mere i bemærkningerne til forslaget skriver enhedslisten jo også hvor mange steder vi egentlig har forpligtet os på

i eu lovgivning der

det er dejligt i forhold til at sikre at vi fremmer cirkulær økonomi at vi fremmer

genanvendelse i

kan vi ikke se at et følg og forklar princip eller

skele til netop genanvendelsesgraden er specielt bureaukratisk vi har allerede nogle regler i udbudsloven hvor man

pris kvalitet og så videre og derfor

vi ikke se at det her skulle være specielt bureaukratisk

bydere der gerne vil have opgaven at forklare hvorfor deres produkt er

evalueret udbudsloven de kommende måneder

jeg måske mene at vi skulle samle de diskussioner

et men jeg ser ikke nogen grund til ikke at kunne kunne støtte enhedslistens forslag her og når vi skal mødes

ministeren enten den nuværende eller hvem der måtte

er det helt klart også noget vi vil lægge vægt på fra fra sfs side at vi får ind jeg synes det er rigtig fint at enhedslisten i bemærkningerne

til forslaget netop nævner at udbudsdirektivet faktisk er meget bredere end det nogle gange

udbudsdirektivet giver faktisk plads til rigtig meget og der synes jeg heller ikke det er rimeligt at fordi vi har indrettet vores udbudslov på en bestemt måde

forslaget der bliver ikke flertal for det

vi skal stemme om det det kan vi godt se

som skal skabe hjemmel til at en ordregiver

kan fastsætte at der skal konkurreres på

får den største grad af genanvendelse ind i

vejen enige i de intentioner der ligger bag forslaget men udbudsloven giver jo allerede i dag mulighed for at genanvendelsespotentiale kan indgå som et kriterium

på den del af udbudsloven som det er foreslået beslutningsforslaget

vil også pålægge ordregiveren

af opgaver en pligt til at redegøre hvis ikke man anvender

mener vi bestemt det er vigtigt at arbejde for en større grad af genanvendelse men

fokus på totaløkonomien for eksempel i forbindelse med byggerier

det offentlige regeringen har jo

noget som at styrke markedet for affald og dermed også øge

tilskyndelsen til netop at indregne genanvendelsespotentialet for offentlige og private aktører og det synes vi er en rigtig god vej at gå

set enige i de intentioner der ligger

forslag som er blevet udarbejdet af bygningskyndige

at blive opført i aarhus og som forhåbentlig står færdigt i

man tænker bæredygtighed ind fra starten også på den måde at man skal kunne genbruge bygningselementer fra det byggeri de aktører der

været tæt på den proces cirka fyrre aktører inden for byggeriet har så kigget på hvad er egentlig barriererne for

komme frem til at sikre mere genanvendelse i det danske byggeri også genanvendelse hvor man ikke bare tænker på

det er jo sådan set sympatisk at

de har så leveret tre forslag og har turneret rundt på christiansborg og har forsøgt

de forskellige partier det ved jeg

man har et forslag hvor man kun lægger op

så er meget sundt at blive tvunget til at forholde sig til nogle elementer der synes jeg

når vi nu står over for at vi skal nedbringe vores

i sit udbudsmateriale formulere hvorfor man ikke vil det

tror at alene det at man skal formulere det vil medføre at nogle i deres byggeprocesser kommer frem til

vi skal også lige tage det med ind

den anden mulighed som sfs ordfører nævner om at der sker en revision af udbudsloven og at man der kunne tage noget af det her med

i i baghovedet ellers er det her jo et forslag som

tages op af skuffen efter et valg hvor der

være et andet flertal som vil prioritere en bæredygtig udvikling vil komme frem til at vi skal have et

lige opnår som det første

set nogle perspektiver i det her og jeg synes det er rigtig spændende at der er fyrre aktører inden for byggebranchen som forholder sig meget aktivt til om circle house i aarhus er noget som kunne inspirere til at man i andet byggeri også indarbejder de

som vi skal diskutere på fredag når vi skal diskutere

er funderet i byggebranchen

ikke noget der er opstået i en studiekreds i enhedslisten

set noget som kommer fra byggebranchen så jeg håber på en mere velvillig behandling når vi kommer til

nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

jo jo jeg skulle lige uden om herre joachim b olsens brede skuldre

starte med at henlede opmærksomheden på at ørsted jo har aflyst salgsprocessen vedrørende radius den fjortende januar

frasalget kunne ske inden for de vilkår som den nu aflyste salgsproces indebar

indeværende salgsproces vedrørende radius

ud med at bede om at regeringen garanterer hensynet til national sikkerhed og beskyttelse af forbrugerne med det krav indikerer enhedslisten åbenlyst at hensynet til national sikkerhed og beskyttelse af forbrugerne ikke allerede er sikret i dag det er lodret forkert de skræmmekampagner

præget debatten om radius er i mine øjne misvisende for ikke at sige direkte løgnagtige

gange forklaret at eldistributionsområdet er underlagt

som kræver at forbrugerne skal være trygge ved at der ikke opkræves urimelig høje priser og forsyningssikkerheden er i orden hvilket også offentligt er bakket op af flere forskellige aktører med viden på området

kunne videresælges til en ejer der er uegnet i forhold til den offentlige sikkerhed og orden regeringen er på vej med et lovindgreb der vil give staten mulighed for at gribe ind

er problematiske af hensyn til den offentlige sikkerhed og orden staten ville ved et salg have sikret

ville kunne videresælge radius før en sådan lovgivning var på plads

så alligevel må konstatere at der stadig væk lever myter om at elforbrugerne ikke var beskyttet

gerne benytte lejligheden til endnu en gang at forklare kvaliteten af den regulering der gælder i dag eldistribution er en monopolaktivitet og er derfor underlagt økonomisk regulering reguleringen er ens for alle

kernen i det økonomiske grundlag er at alle eldistributionsvirksomheder er underlagt en indtægtsramme

de priser som forbrugerne betaler til eldistributionsvirksomheden radius som er ejet af et kommercielt børsnoteret selskab har historisk udnyttet sine muligheder for at opnå de højest mulige indtægter fuldt ud

forkert når nogle påstår at en ny ejer af radius bare ville kunne have hævet priserne hvis man kigger på de fire største forbrugerejede eldistributionsvirksomheder i danmark i perioden to tusind og elleve til

kunne se at de også opkræver alle de indtægter som der er mulighed for under reguleringen på den baggrund er der ikke noget belæg for at sige at forbrugerne i københavn ville have lavere priser

radius ville kunne føre til at en ny ejer fik mulighed for at hæve priserne jeg skal derfor gerne understrege at salgsprisen for en eldistributionsvirksomhed ikke på nogen måde kan påvirke indtægtsrammerne det følger direkte

interesse i at nedbringe investeringerne og vedligehold af elnettet

en ny ejer derfor ville have en interesse i at sænke sænke forsyningssikkerheden som jeg allerede har nævnt giver indtægtsrammerne eldistributionsvirksomhederne et

økonomisk incitament til at investere i elnettet konkret får eldistributionsvirksomhederne en garanteret forretning for deres investeringer i elnettet

den indeværende periode er forrentningssatsen sat til tre procent

gør at eldistributionssektoren også er meget velegnet til investeringer fra for eksempel pensionskasser

får en garanteret forretning fastsætter forsyningstilsynet også konkrete mål for leveringskvalitet som selskaberne skal overholde hvis målene ikke overholdes

økonomisk sanktioneret af forsyningstilsynet dem som løber med påstande om at prisen vil stige eller at forsyningssikkerheden vil blive forringet har ikke ikke sat sig ordentligt lovgivningen eller også er

uforståelig mistillid til de tilsynsmyndigheder som man i danmark sat til at føre tilsyn med sektoren diskussionen om hvorvidt radius og resten af den danske eldistributionssektor

har ikke noget at gøre med forbrugerbeskyttelse forsyningssikkerhed eller national sikkerhed alle disse

hensyn er håndteret det må derfor alene være en ideologisk diskussion af

åbne markeder og private virksomheder

investeringer i selskabets grønne vækststrategi regeringen bakker generelt op om ørsteds grønne vækststrategi og støtter derfor også ørsteds ønske om at fokusere på grønne investeringer ved at frasælge radius inden salgsprocessen blev igangsat var det samtidig vigtigt for regeringen at man havde politisk opbakning fra forligskredsen bag den politiske aftale om børsnoteringen af dong energy fra to tusind og femten selv om det påtænkte salg ikke er omfattet af forliget da forligskredsen enstemmigt tilkendegav sin opbakning

blev salgsprocessen sat i gang i juni to tusind og atten salgsprocessen skulle grundlæggende balancere tre hensyn

en god pris ville sikre at der kunne frigives

ressourcer til ørsteds grønne investeringsstrategi og ikke mindst

værdien af statens og dermed de danske skatteyderes investering i ørsted blev forvaltet bedst muligt det andet hensyn var at frasalget skulle ske til en egnet ansvarlig køber som der var tillid til jeg kan ikke stå og opremse navne på de konkrete bydere der var tilbage i processen men alle deltagere i forligskredsen ved

i nationalitet eller ejerform på trods af at salgsprocessen ville have opnået en god balance mellem de tre hensyn og på trods af at forligskredsen enstemmigt havde tilkendegivet sin opbakning inden salgsprocessen blev sat i gang valgte

ændret holdning på den baggrund er salgsprocessen nu aflyst det er fortsat min holdning at radius skal udskilles fra ørsted

jeg må samtidig fastslå at ansvaret

ørsted er hos dem der er ansvarlige for at processen blev aflyst jeg fastholder også at man ikke kan aflyse en proces for umiddelbart derefter at igangsætte en ny proces hvor vi så for eksempel sælger til den ikkehøjestbydende fra den aflyste proces

for en overtrædelse af relevante eu regler og for det andet

være fair over for de øvrige deltagere

det tredje ville det være en uansvarlig forvaltning af den danske stats og dermed de danske skatteyderes investering hvis ikke man fik den bedst mulige pris jeg skal minde om at det er de samme eu regler som sikrer danske virksomheder herunder ørsted og pensionskasser fair vilkår når de investerer i udlandet

danske pensionsopsparere og danske statskasse og som i ørsteds tilfælde bidrager til den grønne omstilling det er således regler som danmark i lyset af vores status som en lille og åben økonomi er dybt afhængig af og som vi forventer at andre lande efterlever også når det gælder investeringer i infrastruktur såfremt regeringen hypotetisk set på nuværende tidspunkt forfulgte enhedslistens forslag om alene at sælge til én udvalgt forbrugerejet køber vil der være en reel risiko for

kommissionen åbner en traktatbrudssag eller statsstøttesag mod den danske stat det vil regeringen selvfølgelig ikke være med til

jeg skal på den baggrund

ikke at stille urealistiske krav til hvem der kan eje radius og dermed rammerne til en eventuel ny salgsproces et er de politiske ønsker noget andet er hvad man gør inden for lovens rammer rammerne for statens ejerskab af ørsted er i regeringens øjne fastsat

stilling til og afklarede hvilke bindinger der skulle være på ørsted forligskredsen valgte ikke at pålægge ørsted bindinger i forhold til deres ejerskab af eldistribution ligesom andre eldistributionsvirksomheder

om ejerskab det var også de forudsætninger der lå til

og det er næppe en overraskelse ikke støtte

ikke er en del af ørsteds kerneforretning og det er sikkert ganske rigtigt og

stod jeg oppe på den talerstol hvor ministeren står nu

en million sjællandske elkunder skulle med over i det selskab så så kære minister spørgsmålet er hvis det er så forfærdeligt at have radius som en del af

en del af kerneforretningen hvorfor havde man så så travlt med at få radius med over frem for at skille det fra som som man for eksempel gjorde med gasnettet det er jo lidt mærkeligt at skulle

have kritik her tre år efter

at kunne forstå at det ikke er en del af ørsteds kerneforretning når det faktisk var os der dengang advarede mod at tage radius med over

deres kerneopgave og derfor går de mere og mere væk fra at være producent af

i højere grad at være i spidsen for omstillingen til grøn energi fra primært havvind rundtom i verden de har så efterfølgende købt sig et yderligere ben i form af

er den ændring i deres strategi der gør at de i dag har den oplevelse

deres kerneopgave hvor de i to tusind og femten i højere grad havde en tilgang om

et fagligt snævert selskab men

verdensledende i forhold til udvikling af havvindmølleprojekter derfor er det en anden strategi som ørsted har i dag

halvtreds million kroner op af lommen på elforbrugerne her i københavn og ned

lommen på ørsted men men lad det ligge og lad mig stille et andet spørgsmål ministeren siger

andre selskaber for de går alle sammen til indtægtsrammen kan ministeren bekræfte at i et forbrugerejet selskab er der trods alt den forskel at det er forbrugerne der bestemmer

set kan vælge om de ønsker den forretning og i øvrigt om pengene skal føres tilbage til forbrugerne selv eller over i andre aktiviteter til fordel for forbrugerne altså en hel anden situation end hvis det er en formueforvalter eller

tog en helt hypotetisk teoretisk situation nemlig at seas

havde budt og havde været den højeste byder på radius

det været elforbrugerne på sjælland der skulle tage beslutningen om hvad elforbrugerne i københavn i givet fald skulle betale og om det skulle gå helt op til indtægtsrammen eller lægge sig under

inden for lovgivningens rammer derfor er

nogle lovgivningsmæssige rammer for hvor høje indtægterne må være uanset hvem der

det selskab om de nye elforbrugere også skulle gøres til andelshavere den mulighed har man

nve gør bruge på at rulle fibre ud til andelshaverne

man bruge på at investere i vedvarende energi

overskuddet blive hevet ud af danmark og måske ville

en væsentlig forskel på om vi står med et netselskab for en million forbrugere i københavnsområdet som er ejet af et andelsselskab

er ejet af en kapitalfond

folkeskolelærere til sygeplejersker

så ville have mulighed for at få bedre pension det er klart at det også kunne være en anden investor som ville byde ind det kunne være det var udenlandske pensionskasser der ville byde ind på et stykke dansk infrastruktur

det et problem i en verden hvor danske pensionskasser investerer massivt i udlandet og fordi vi har en

har haft mulighed for at placere investeringer er

end hvis vi havde en lukket nationalistisk tilgang til det hvor landene ville holde andre investorer ude så danske pensionskasser ikke ville have mulighed for at investere frit i andre lande sagen er jo at enhedslisten er modstander af en åben økonomi hvor man kan investere på tværs af grænserne

af at vi også på det her område skal tillade at der er en åben investering sådan at danske virksomheder kan investere i energiinfrastruktur i andre lande både i produktionen

tillid til det politiske niveau fordi man er bange for at der kunne blive lovgivning med tilbagevirkende kraft ser man historisk på det

der altså netselskaber som ikke har udnyttet indtægtsrammen og som har kørt med lave tariffer fordi det kom

ekspanderet på fordi de samlet set har haft en sund økonomi i i alle de ting de lavede og det er der

de forbrugerejede andelsselskaber adskiller sig fra de pensionskasser som ministeren er så glad for

set ikke inde i noget som tjener energisektoren men i noget der tjener

få et afkast i i fremtiden så jeg synes der er en væsentlig forskel på hvem der ejer de her energiselskaber

er deres interesse i at investere i dansk

jeg synes det er mærkeligt at man ikke vil have en mulighed for at danske pensionskasser også kan være medejere af dansk energiinfrastruktur ideen om at det skal være kunder på sjælland der skal eje og tjene på kunderne i københavn kan jeg ikke se skulle være mere rigtig eller fin end at pensionskassemedlemmer

kritiserer enhedslisten for ikke at gå ind for en åben økonomi men hvis åben økonomi handler om at en kapitalfond det kan være goldman sachs eller andre skal eje dansk infrastruktur så synes jeg altså det er at strække det lidt derfor vil jeg gerne

at at den lovgivning som regeringen var på vej med nemlig

selvfølgelig ikke ville dække over at en ejer ikke kunne videresælge til en kapitalfond

ikke er indeholdt i det lovforslag regeringen ville komme med er det

danske nationale eller sikkerhedsmæssige interesser det betyder ikke at vi kan stoppe ethvert salg til en kapitalfond nej men i det her konkrete tilfælde tror jeg

bryder nogen tavshedspligt ved at sige at der hverken var statsfonde eller det man i gængs forstand kalder kapitalfonde med i de sidste budrunder der var både danske og internationale bydere ja der var både industrielle

sige pensionskassemæssige bydere der var forskellige kombinationer

at selskaber der havde været indblandet i hvidvaskning eller skatteunddragelse var blevet sorteret fra undervejs at selskaber som ikke levede op til vores hensyntagen til at være uafhængige af nationale interesser altså

mit spørgsmål nemlig at hvis

pensionskasse efter at have ejet radius

pris fra eksempelvis

jo ingen bindinger så kunne man sælge det videre og hvis man

en forpligtelse over for de tyske pensionskunder og derfor vil man selvfølgelig også sikre dem den profit man kunne få ved at videresælge det

er beskyttet og forbrugerne er beskyttet på præcis samme måde uanset om det er en dansk eller en udenlandsk pensionskasse

selskab om det er en anden der er ejer af

som det er os der sidder herinde i den her sal der tager ansvaret for

for hvor meget man må opkræve undervejs og derfor er forbrugerne i københavn beskyttet uanset hvem der er de nuværende og de fremtidige ejere

forslag at folketinget pålægger regeringen at sælge virksomheden radius til et forbrugerejet selskab og hvis der ikke er en egnet køber i form af et forbrugerejet selskab

pålægges regeringen at sikre at den selvstændige offentlige

energinet køber radius socialdemokratiets

position på spørgsmålet om salg af kritisk infrastruktur er velkendt i socialdemokratiet mener vi at fællesskabet skal have indflydelse på kritisk infrastruktur gennem enten forbrugerejede eller offentligt ejede selskaber i tilfælde hvor statslige aktieselskaber har behov for at få tilført kapital er det socialdemokratiets grundprincip at aktiemajoriteten fastholdes på statslige hænder i en konstruktion hvor det offentliges ejerandel er på over halvtreds procent så længe disse principper overholdes er det socialdemokratiets holdning at det

enige i dele af intentionen med beslutningsforslaget altså at kritisk infrastruktur skal bevares på fællesskabets hænder og at dette kan sikres gennem et salg til et forbrugerejet selskab som forslagsstillerne skriver men vi mener ikke at det er i tråd med vores principper

selvstændig offentlig virksomhed og af den årsag støtter socialdemokratiet ikke

skal det så forstås sådan at det er forbrugerne i det pågældende område som er ejere for er jo det som forslaget her lægger op til jeg tror finansministeren havde

galt i halsen da han sagde at det

være forbrugerne ude i sjælland der skulle eje nettet her i københavn det som det her forslag lægger op til er selvfølgelig at forudsætningen er som i resten af landet at det er

forstå det socialdemokratiske princip

er det samme princip

har vi set flere eldistributionsselskaber

man eksempelvis har foretaget fusioner eller tilsvarende

en forbindelse også kan sikre at der kan være indflydelse fra forbrugerne i et givent område det tror jeg kan være en relativt en relativt kompliceret proces at skulle tage stilling til her men i hvert fald det at det at der er et forbrugereje i en eller anden form for konstruktion er vi åbne over for

afhænge af den konkrete model

det var sådan at forbrugere ude i en anden del af landet skulle

sige tjene penge på på forbrugerne her

i i københavn og omegn

være absolut mest fornuftigt hvis vi kunne få en løsning hvor forbrugerne i radius område præcis ligesom forbrugerne i

selv er andelshavere og ejere af deres net det er lidt mærkeligt at vi har den her lille del af landet hvor vi er til salg til højestbydende om det så er kapitalfonde

eller eller elforbrugerne jeg vil da også klart foretrække et forbrugerejet selskab ude i sjælland men da seas nve for eksempel bliver sammenlagt

bliver alle jo andelshavere i selskabet og det må være den model

været en proces hvor

været en høj grad af fortrolighed

forbrugerejet konstruktion eller at det offentlige ejer over halvdelen af af selskabet

tror jeg også er ganske klart og tydeligt slået fast nu og det vil også være vores princip

skal kunne købe

anden måde har styring med

ejer og driver kritisk infrastruktur i danmark

set gerne tilslutte os i dansk folkeparti

ordfører holdt en glimrende ordførertale som jo også gik ud på at det handler om at

danske interesser kan varetages men det kan godt være at vi skal varetage dem sammen med andre det kan være andre danske virksomheder det kan være danske pensionskasser

udenlandsk kapital men det er også vigtigt for dansk folkeparti at vi på en eller anden måde er sikre på at infrastrukturen også kan styres

derfor synes vi egentlig at intentionerne i

vi er ikke en del af forligskredsen mere det var jo sådan

da dong i sin tid blev sat til salg var vi en del af forligskredsen

så med at blive smidt ud fordi man nemlig ikke

mindretalsaktionær som havde en masse indflydelse på hvem der skulle være økonomidirektør og så videre så vi mente ikke

gerne også i udvalgsarbejdet at arbejde videre med om man kunne se

arbejder frem imod at de intentioner som faktisk også blev lagt i forbindelse med salget af dong

fremadrettet ikke så firkantet som er lagt op til her i

eller anden måde arbejde videre med det

så synes vi jo også at det er en forligskreds der begynder at ligne en forligskreds hvor der ikke er ret meget man er enige om og spørgsmålet var måske om

en diskussion om hvad det er for et forlig der skal være på

vi skal have i fremtiden både om ti femten og tyve år hvordan skal det se ud hvordan sikrer vi de investeringer som der skal

den diskussion vil vi rigtig gerne være en del af vi kan ikke støtte forslaget som det er her men vi fornemmer alligevel at

som jo helt åbenlyst har været kritisk over for den proces der

enhedslisten går ikke ind for at staten skal eje alting og det er heller ikke det det her forslag lægger op til der er områder

der er rigtig mange lande i europa der er begyndt at tage tingene tilbage til offentligt

forbrugerejede andelsselskaber det er jo dem som ejer elnettet i resten af danmark

som skal sælges ude på markedet til udenlandske kapitalfonde der er jo ikke andre der er

at få gjort det samme i radius område som vi har i resten af landet

er en dårlig samarbejdspartner pensionskasser er blandt andet

vi er mere nervøse for dem der vil lave et hurtigt afkast

som måske ikke ønsker at lave store investeringer men ønsker i en kortere periode at overtage et

det var også det vi så i forbindelse med goldman sachs og dong der skete et hurtigt salg og en hurtig kapitalisering af

foretaget det ønsker vi ikke at være en del af en gang til men derfra og til at sige at

to muligheder altså at det er

forbrugerejede eller det statslige nej vi ser

er faktisk en hundrede år gammel tradition vi har haft i danmark som man kigger på med misundelse

præcist sammenfald mellem dem der ejer og dem der forbruger lige så snart du får en aktør ind som ikke er forbruger

har du en modsætning fordi dem herovre

vil gerne have den højest mulige forrentning og dem

vi har nok ikke tid til diskussionen omkring andelseje i dag men der er altså nogle stærke fordele for forbrugerne ved den type ejerskab

generalforsamlingen som et punkt der giver usikkerhed men som et punkt der giver styrke og man skal så også

den mulighed findes jo også i dag og det vil jo den også gøre med

for et eldistributionsnet vi skal have

vi skal få kapitalen fra når det skal ske i fremtiden der må vi bare sige at

men intentionerne om

en måde skal sikre at styringen er på danske hænder kan vi støtte og det vil vi gerne arbejde videre også meget gerne sammen

kan jo stille forslag til generalforsamlingen om at nu vil man gå ind i en proces om at sælge sit netselskab og det er jo det hul som vi med enhedslistens forslag også ønsker

af de forbrugerejede andelsselskaber

uden politisk godkendelse i folketinget

som vi kunne samle bred opbakning

ikke se at det altså har en styrke at det er forbrugerne som også er ejere

tilfældig pensionskasse som ejer det lokale

vi ikke ønsker vi ser det faktisk i det vi har hele diskussionen om at danmark skal være et elektrificeret samfund og nu vil vi så sige at

at skaffe ekstra kapital til det vil blive begrænset markant med et forslag som det her det ønsker vi

det her med det med det danske islæt muligheden for at styre det

skulle sidde tilbage med en og halvtreds procent af aktiemajoriteten så man sad for bordenden

samarbejde skaffe kapital andre steder fra og samtidig have en del af styringen samarbejde

er lidt tankevækkende at da man solgte højspændingsnettet til energinetdk

distributionsnet at få sikret at det ikke bare kan sælges videre

energiselskaber hvor man arbejder sammen med andre men der er altså noget særligt omkring det net som skal sikre at alle forbrugere har strøm

selskaberne har en netbevilling

for ret store investeringer i fremtiden

skal man i hvert fald ikke lukket nogen døre bag sig

at skaffe kapital ind på området der mener vi

det forslag som det ligger nu lukker nogle døre i stedet for at åbne

at det vil være rigtig godt i et andet lokale end måske lige i

vi skal være henne om ti femten tyve år

kapital til det samtidig med

sikrer at elnettet også kan styres

sachs rolle i finanskrisen og alle de penge de fik af skatteyderne og noget tager jeg bestemt også afstand fra som liberal

og ørsted og det vil vi ikke se gentage sig bliver der

er gået så galt altså dong

forrygende succes altså virksomheden er jo mere end dobbelt så meget værd man har tjent milliarder og milliarder af kroner

hvad er det man kan pege på

er sket her altså staten som ejer

fik noget kapital ind

ikke deres skyld at det gik så godt det var sket alligevel undskyld jeg siger det vi blev kørt rundt i manegen og vi solgte det alt for billigt det var en dårlig handel staten lavede og vi skulle have solgt på et senere tidspunkt til en langt langt højere pris

en gang til goldman sachs er ikke nogen banditter

god handel problemet lå herinde

end dem der sad med det dengang vidste

der arbejdede med det hver dag og som blev betalt en høj løn for

jo være fordi der var nogle der var villige til at betale en højere pris og hvor man så sagde det skal i ikke have lov til

og som ville give en højere pris jeg tror ikke de var der

også en af årsagerne til at det gik så godt blandt andet for goldman sachs

jeg siger bare som repræsentant for dansk folkeparti vi har

skal noget mere benarbejde til vi er ikke en del af forligskredsen mere det vil vi rigtig gerne være igen jeg fornemmer faktisk også at der ikke er ret meget liv tilbage i den forligskreds

forslaget som man bringer op her egentlig viser et behov for at vi skal have en diskussion om hvordan

forslaget og for at vi endnu en gang har en god lang dag i folkestyrets tjeneste

så det skal jeg selvfølgelig spare både tilhørere lyttere for ud over at sige at set fra fra vores side

overflødigt i den forstand at

forbrugerbeskyttelse og forsyningssikkerhed

sådan set i forvejen allerede er sikret da eldistributionsvirksomheder netop er underlagt en en økonomisk regulering og det vil enhver fremtidig ejer af radius

også være enhedslisten mener så at det er

forbrugerejet selskab for ellers må man forstå

andre forbrugerejede eldistributionsvirksomheder der er i danmark i dag så forsøger de i lige så høj grad at få den størst mulige indtjening selvfølgelig inden for den gældende regulering og det ville jo også gælde for radius det er der

et eventuelt salg af radius til et ikkeforbrugerejet selskab eller virksomhed skulle betyde højere priser for de berørte kunder er ikke en præmis som jeg jeg kan genkende hvis

historien i forhold til det

den nationale sikkerhed ved kritisk infrastruktur ved

ikke om om enhedslisten sådan oprigtigt tror at regeringen bare vil sælge ud af kritisk infrastruktur til hvem som helst det kunne næsten lyde sådan men det er nok

hensyn i forhold til den nationale sikkerhed håndteret i den nu

offentliggjorde regeringen som bekendt allerede før jul at man ville etablere et lovgrundlag og det har finansministeren også allerede

været i forhold til indgreb over for udenlandske investeringer i danmark

af hensyn til den nationale sikkerhed og

offentlige orden som det hedder så heller ikke her var der

en lang række kan man sige urealistiske kriterier for hvem der kan være en mulig køber af radius og et salg under de betingelser ville i øvrigt med overvejende sandsynlighed være i strid med gældende eu lovgivning på området og samtidig ville beslutningsforslaget som det ligger her hvis det blev gennemført betyde at staten og dermed de danske skatteydere ikke ville få den bedst mulige pris og der er vi altså i venstre også optaget af

vi sælger statens ejendomme de gange hvor det er relevant så

sådan at forbrugerbeskyttelsen og forsyningssikkerheden allerede er gældende

og er et tungtvejende kriterie i den nu aflyste salgsproces

tror ikke der kan være stor uenighed om at det

unødvendigt beslutningsforslag som vi selvfølgelig ikke kan støtte

udenlandske kapitalfonde eller andet vi synes det vigtigste er at der netop er en regulering

tingene og så er ejerskabet altså i den forstand mindre væsentligt

selvfølgelig også rundet af andelstanken og er derfor heller ikke kan man sige kede af hvis det skulle blive et såkaldt andelsselskab eller det der ligner et forbrugerejet selskab men man må også

ikke bare håndplukke en enkelt

respekt for også de andre hensyn der

pensionskasser og andre virksomheder nyder godt af og hvor man kan gå ud og investere i andre udenlandske selskaber og dermed tjene penge med et fornuftigt afkast hjem til danske pensionskunder

danske skatteydere så på den måde kan man sige

begge veje og det er også med den bemærkning

og andre ting i en forhandlet budproces for eksempel med statens energinet

for eu reglerne selvfølgelig kan det det det er sket før og det kan ske igen det er bare en skræmmekampagne så bare lige omkring

det er fuldstændig ligegyldigt om det er forbrugerejede selskaber eller andre selskaber fordi de trækker alle sammen maksimal forrentning ud inden for indtægtsrammen det er muligt det er rigtigt

noget forbrugerne selv vælger om de ønsker at gøre eller ej i et kapitalfondejet eller formueforvaltet selskab er det noget en ejerkreds i canada eller hvor det nu er man ville sælge til hvis ikke det var blevet stoppet bestemmer

kan det lade sig gøre er det i strid med gældende regler eller er det ikke eller er det rent hypotetisk snak

rigtigt at der selvfølgelig er forskel på hvad det

omkring det ejerskab herunder i øvrigt hvilken prissætning man kan

ejeren af den ene struktur altså aktionærerne eller det er andre der der kan håndtere de her ting men historien siger i hvert fald

så skulle eksplodere hvis det blev et ikkeforbrugerejet selskab der gik hen og overtog

i forhold til dem som allerede er forbrugerejet der går man også ind og lægger sig lige under indtægtsloftet selvfølgelig gør man

stor forskel det er jo derfor vi har en andelssektor som

så rigtigt siger at partiet venstre selv er rundet af men i næsten alle debatter vi har hernede virker det som om man fuldstændig har glemt

folk gik sammen i de her fællesskaber det var blandt andet for at slippe for at betale nogle overdrevne avancer om vi så snakker mejeriområdet om vi snakker forsyningsområdet det var baggrunden for det her og den baggrund findes stadig væk

en forskel på om det er forbrugerne der ejer noget sammen eller om det er udefrakommende interesser fordi der er

en type selskab der skulle overtage altså det skal ikke misforstås jeg er bare optaget af hvad der så kan lade sig gøre og hvad det er for nogle rammer vi arbejder inden for

bare minder om at de regler der gælder for

investere i udlandet nu sidder jeg selv med i en pensionskasse og der sidder vi da også en gang imellem og investerer i ting som som foregår uden for landets grænser og nyder dermed også godt af den regulering som vi så er fælles om i eu regi

minder om at det går begge veje også hvad sektorreguleringen

at ørsted

skulle ud i nogen åben udbudsproces der er også

finansielle forligskreds

det nok det vi sådan føler er det bedste det handler også om hvad det er for en pris vi får for det for det er trods alt en værdi der ligger hvis man skal sælge det og dermed også den værdi der går ind i en videre omstilling af ørsteds grønne omstilling som

blot derfor jeg henviser til at der er krav omkring de her ting og i øvrigt når vi nu har været igennem en proces en gang kan man ikke bare starte den proces op igen

der så har været inde at byde og så måske udnytte deres bud i første omgang til at

vi så tilfredse med men den mest objektive vurdering af hvad prisen på et givet selskab i det her tilfælde radius er jo at finde ud af hvad

jo også det den proces her har vist uden

komme ind på hvad der er budt eller hvem der har budt men men for ligesom at teste markedet

finansministeriet eller ørsteds ledelse sidder

set kun var én køber hvis vi bare går en fem seks år tilbage blev en hundrede og

kun kunne sælge til energinetdk

set noget der er foregået tidligere at man har haft sådan nogle handeler af noget af vores vigtige infrastruktur hvor der én køber og hvor det alligevel er lykkedes

det som enhedslistens forslag her går ud på at vi vil lukke et hul vi vil lukke det hul så man ikke bare sådan frit kan sælge vores overordnede infrastruktur til hvem som helst vi vil gerne begrænse det

det er rigtig godt at der er forbrugerejede andelsselskaber som ejer

for en regulering der ligger omkring den fremtidige ejer herunder at sikre den nationale sikkerhed herunder sikre forsyningssikkerheden herunder sikre de priser som

kunderne i det givne selskab

gælder jo i dag som den gælder i morgen uanset hvad det er for en ejer det er ligesom

hvor staten er er hovedaktionær nouvel men det er stadig væk et børsnoteret selskab som

hensyn til det omdømme der skal være fremadrettet i forhold til hvad det er for en samarbejdspartner danmark og den danske stat i givet fald vil være

at gasnettet er på danske hænder jeg synes det er bedre end hvis det var et russisk selskab der ejede det danske gasnet og ligesom ville drive det på en anden måde på samme måde har jeg det med det her elnet

bedst med en dansk løsning så kan de her energiselskaber lave alt mulig andet de har en fri egenkapital så de har jo et spillerum men lige med et netselskab er

de her ting den gælder i dag som den gælder i morgen uanset hvem der

men det har været fornuftige bydere men det vigtigste af alt er at den regulering herunder den

ejerstruktur allerede er reguleret i den sektorlov som der gælder og det vil den også være fremadrettet uanset hvem der måtte komme til at eje

radius har desværre

fordi den salgsproces som havde været i gang siden juli måned røg i vasken langt henne i processen tusindvis af mandetimer i finansministeriet i ørsted i de bydende virksomheder var dermed spildt statens omdømme som troværdig forhandlingspartner har lidt et knæk hvorfor primært fordi socialdemokratiet ikke var opgaven voksen da det kom til stykket man valgte populismen frem for ansvarlighedens og saglighedens vej ærgerligt for ørsted for skatteborgerne og den danske stats renommé

er det jo sådan at forsyningssikkerheden er sikret via lovgivning via regulering sådan skal det være man kan finde masser af eksempler gennem historien på monopoler drevet af stater eller private hvor reguleringen har været dårligt hvilket har medført dyrere og dårligere produkter varer eller service for borgerne det er reguleringen som er vigtig det er reguleringen som beskytter forbrugerne

et krav om at radius kun skal kunne sælges til bestemte virksomhedstyper ikke en garanti for bedre beskyttelse af forbrugerne det er simpelt hen forkert

forhindrer eu lovgivning at man diskriminerer på baggrund af virksomhedsformer når man sælger statslige virksomheder heldigvis for det det beskytter også danske virksomheder

at blive diskrimineret i salgsprocesser i udlandet

energinet skal naturligvis heller ikke eje eldistributionsselskaber energinet

markedsneutral aktør de varetager myndighedsopgaver og derfor skal de naturligvis ikke være i direkte konkurrence med andre eldistributionsselskaber det er jo en hjørnesten i den regulering som vi har i

banedanmark ejer skinnerne og

dsb andre aktører byder ind på

aktiemajoritet men det er altså ikke omfattet af eus udbudsregler eller lignende sager vi har fået svar fra ministeren omkring det her

fortilfælde hvor vi har valgt en forhandlet salgsproces af dele af vores infrastruktur så

mere principielt spørgsmål er det overhovedet nogen nogen dele af vores infrastruktur som liberal alliance ikke mener kan sælges til til højestbydende kapitalfond altså

transmissionsnettet

og bevise at man faktisk har solgt til markedspris

åbnede man jo bagefter for at andre hvis der var nogen

noget forkert i det jeg siger så bliver der spurgt til om

ikke kunne ejes af private nej det er der sådan set ikke jeg ikke lige komme på noget

der er en regulering som beskytter forbrugerne mod at der er nogen der udnytter et monopol

der er fuldstændig væsentligt vi mener selvfølgelig ikke at der er nogen der skal kunne udnytte en monopollignende tilstand

markedsregulering at der er en regulering på de områder hvor der er et naturligt monopol som beskytter forbrugerne mod at der er nogen der tager ublu priser men staten kan også godt være en der tager ublu priser staten har jo også en dobbeltrolle staten opkræver skatter og hvis staten så også

for at få nogle indirekte skatter igennem på den måde det

på fra blandt andet england så det der med at staten skulle være en god ejer og

i salen er herre martin lidegaard radikale venstre

derfor også belastet af en viden og

kan man sige rejser en principielt vigtig debat som også egner sig til at

enhedslisten lægger det frem men vi synes det er tæt på lad mig sige det sådan

meget stor forkærlighed for hele den forbrugerejede tradition i den danske

en stærk regulering af den

men den er også besværlig og den er også bureaukratisk og der er også en skønhed

naturlige monopol er ejet

beskyttet af forbrugerne selv det kan vi sagtens se det har

bevarer den forbrugerejede tilgang i modsætning

i dag kan man sige når nu radius bliver afhændet det er der mange ting der taler for der er så også noget der taler for den salgsproces som har været igangsat i forbindelse med radius som forslaget slet

jeg synes man skal have med i betragtning

det er at ørsted ønsker at sælge radius de stakkels kunder skal

som verdens største havvindmølleselskab har drevet den udvikling markant frem til gavn og glæde for os alle sammen og for klimaet

man ønsker at koncentrere sig brainmæssigt

som en rigtig god idé spørgsmålet er selvfølgelig kan man forestille sig ejerkonstruktioner hvor man også kan få aktører ind som har noget erfaring med de elmarkeder vi nu skal til at opbygge og som jo er den næste generation af den grønne omstilling

sige det sådan at vi har drevet det så vidt med den grønne omstilling at

markedsvilkår

den billigste energiform der er

en kapacitet der er forholdsvis begrænset medmindre vi finder en

laver nye

hvor man i højere grad får styret sit elforbrug og dermed belastningen af nettet for at kunne

sverige og i flere af de andre europæiske lande og der er faktisk nogle af pensionsselskaberne der

vist sig interesserede som har arbejdet med den form for

nogle med erfaringer

derfor også forskellige mulige løsninger på hvordan det her

ligger et trygt sted også sikkerhedspolitisk og forsyningssikkerhedsmæssigt

deler enhedslistens intention på det område men samtidig også få nogle nye aktører ind der kan være med til

ikke bare som en stor malkeko havde jeg nær sagt men også fordi der kan være brug for

ejerskabet stadig væk er hos forbrugerne sådan som vi har en lang lang tradition for i danmark

fastholde den andelstradition man har

at seas skulle eje radius men uden at kunderne i radius område er andelshavere i seas for det er også en udvanding

vil gøre det nemmere at sætte spørgsmålstegn ved om det virkelig er kvalitativt anderledes

sige at der vil være fordele og ulemper

ved jeg forstår godt hvor spørgeren vil hen med spørgsmålet

de har jo hver deres historik radius kom oprindelig fra et kommunalt ejet selskab med en bestemt form for kapitalforvaltning

på sjælland at overtage hele den kapitalforvaltning eller

yderligere omkostninger men altså det kan man tænke igennem det

per definition vil være i forbrugernes interesse

seas nve konsortium vi ville være sat uden for demokratisk indflydelse

den andelsvirksomhed og i øvrigt også

uden ret til afkastet og en demokratisk forvaltning af om det skulle føres

i lommerne på os selv eller bruges til investeringer i nye spændende

forbrugerne og

hoved per forbruger i et fælles selskab det kan

hvis man skal tilkøbe en virksomhed inklusive denne virksomheds kapitalapparat så vil der nok være forskellige omkostninger forbundet

være man alligevel foretrækker at man ikke lige har stemmeret

den barriere findes ikke det kan løses med hensyn til det der kapitalbehov ude i

og de der elektroniske elmålere jamen i det jysk fynske har man jo installeret dem for længe siden

som er fremtiden og det er ikke kapitalbehovet

det spor de energiselskaber vi har i danmark har

set kapital nok de er polstrede til fremtiden mener jeg så kan

set at tillade at man kan have realkreditfinansiering af sine fiberinvesteringer den beslutning har virkelig haft betydning ude i i mange selskaber så der er rammer som vi kan

som kan gøre at de her energiselskaber har det bedre økonomisk og er bedre økonomisk polstrede til fremtiden så jeg synes ikke

man kan få noget ekspertise fra andre markeder

danmark på mange områder er nummer en i den grønne omstilling på energiområdet

er heller ingen tvivl om at vi er begyndt at få stor konkurrence udefra og at nogle lande og sektorer har større erfaring end vi har med udvikling af det

også godt forestille sig at en virksomhed der har erfaring inden for det område

markeder vil være mere interesseret i at stille sin ekspertise til rådighed hvis de selv har hånden på kogepladen og også at kunne lave

jeg nok lidt mindre markedsforskrækket for at sige det lige

og jeg tror egentlig at hele andelstanken i danmark som som begge partier holder meget af kunne befrugtes og udvikles også hvis man tør tænke

som udgangspunkt

til en principiel debat tiden efter

sagde nej til den videre proces har været præget af utrolig mange læk ufattelig meget spin

på vegne af sf inde i forhandlingslokalet og uden for i politik er der brug for fortrolighed selv når vi er rygende uenige

igen og igen og finansministerens udlægning her

den sidste dråbe opbakningen til den strukturerede salgsproces det hører vi finansministeren sige som om det var det

hvad der skete det er ret usædvanligt men

kritiske omkring et salg men finansministeren gav udtryk for at det nok endte med et forbrugerejet selskabet det var i hvert fald målet

at der var mulighed for veto og konklusionen blev

og køberen godkendes af forligspartierne

uden politisk indblanding det sagde vi nej til og resten er historie

diskussionen nogle gange blev hvorfor man overhovedet skulle sælge

på forbrugerejede hænder

der ikke gider eje radius

en køber skulle endelig godkendes var den tryghed vi havde og det var derfor vi gik i gang

den her proces og i bagklogskabens lys

direkte salg til en køber som man også kan gøre

i andre tilfælde vi har hørt vestjysk bank

jeg synes ikke det her er kønt for danmark det er ikke godt for danmark

selskaber som har brugt tid og ressourcer på det her

og hvad vi sagde hvad vi sagde i forhandlingslokalet og hvad vi har sagt uden for

i folketinget som nu vender sig mod yderligere privatisering af vital infrastruktur enhedslisten socialdemokratiet sf alternativet og df og det synes jeg er fantastisk det er et paradigmeskifte vi godt kan lide i

herre martin lidegaard åbnede tidligere

der skal være statsligt ejet hvordan

vores fremtidige infrastruktur

profithensyn men lige så

er et spørgsmål også om national sikkerhed i sidste ende

el når det handler om fiberkabler og meget andet

økosystem som er afgørende for at få vores land til at hænge sammen

den her større og mere principielle diskussion

ikke så pæne forløb

med hinanden jeg tror faktisk at der måske er en større grad af enighed når vi

et indblik i det tegner jo et noget andet billede end det der har været fortalt

bare vende tilbage til den der snak om fremtiden for vi kan se meget tilbage men

så til det spørgsmål som har været debatteret her om hvorvidt et forbrugerejet selskab så også betyder at det er ejet af forbrugerne i radius netområde ligesom andre forbrugere i i danmark ejer eldistributionen i deres eget netområde er det er det den løsning sf går efter eller er

forbrugerejet selskab for en anden landsdel som så ejer og driver radius som en helt almindelig

skidt det har finansministeren også redegjort for blev

inden der overhovedet

godt nok at en pensionskasse i et

en kapitalfond hvis man

et rigtig rigtig godt tilbud og det er fint nok

europæiske pensionskasser gerne vil eller ikke vil men men i sidste

skal kritisk infrastruktur være på danske hænder synes vi og allerhelst også ejet af forbrugerne selv i forhold

det er forbrugerejet hvis det er ejet af et forbrugerejet selskab det lidt kringlet sagt

været drøftet meget i debatten

og hvordan kommer man videre ad den vej vi har da også tænkt i sf jamen hvordan kunne radiuskunderne selv komme til at eje det og det er ikke så nemt det vil jeg

købstilbud om jeg så må sige til forbrugerne i området sådan et hurtigt slag på tasken er

at det selv med en meget høj pris vil dreje sig om

husstand og det er jo måske en meget god investering al den stund at vi betaler fem hundrede kroner i ren forrentning hvert eneste år lige nu

det offentlige på den ene

der skal også gå noget tid

leveret nogle indikative bud men det kunne man jo godt på sigt

hen til men så er spørgsmålet

lægge de her penge for at kunne blive ejere selv er der nogle der må yde dem et lån for at hjælpe

kan gøre for at hjælpe radiuskunderne det tror jeg faktisk hverken er lovligt eller ønskværdigt

at kunderne selv får kontrol over deres egen virksomhed har kapitalen til at købe den og også har noget kapital

at drive den det er er det jeg tror der bliver svært at

som ikke længere støttede op om den proces som der ligesom var planlagt og som egentlig havde

det endte ud i et uskønt og vel nærmest pinligt forløb hvor statens rolle som hovedaktionær led et voldsomt tillidsknæk hvis man bakker op om det forslag som

behandler nu så vil det her tillidsknæk

som staten har lidt som hovedaktionær blive fulgt op af en sag om ulovlig statsstøtte

ørsted må ikke udvælge nogen særlig selskabsform frem for andre efter den proces man har været igennem i det konservative folkeparti har vi ingenting imod at radius bliver solgt til et forbrugerejet andelsselskab eller for den sags skyld en ejer med en anden selskabsform

hvor radius jo er ejet af et børsnoteret selskab

er vigtigt for os er at eldistributionsselskaberne i danmark uanset ejerform

forbrugerne får den rette kvalitet til den rette pris vi har jo netop en lovgivning i danmark som betyder at man som eldistributør ikke eksempelvis kan hæve prisen eller undlade at vedligeholde

og det er vigtigt at holde fast i ørsted er verdens førende selskab inden for udviklingen af havvindmøller og derfor er deres fokus i dag et andet sted de ønsker at videreudvikle deres forretning og styrke den grønne omstilling og et salg af radius vil frigive ressourcer til at forfølge den plan det bakker vi op om i det konservative folkeparti

af infrastrukturen herunder salg der udgik fra

et opfølgende spørgsmål til ministeren så vi kan få en en klar udredning af hvad det

rammer eu sætter men vi har haft en diskussion

jo ikke tale om et offentligt udbud her der er tale om et privat selskab som principielt selv må bestemme hvem de sælger til men men

lidt mere konstruktivt spørgsmål nu er det jo sådan at det her salg er faldet fordi der ikke var flertal i folketinget der kunne bakke op

alt muligt andet men hvad er

så også kan sikre flertal i folketinget det ville jeg synes var interessant

så længe vi har den lovgivning vi har den regulering vi har

så er vi ikke så bekymrede for at sælge

andre selskaber end andelsejede

den proces der var og det gør vi stadig væk hvordan vi så kommer videre herfra må vi jo sætte os i forligskredsen og finde ud af det

som betjener en million husstande i københavnsområdet nordsjælland roskildeområdet hornsherred ikke i fremtiden vil blive solgt

udenlandske kapitalfonde formueforvaltere eller lignende ejerkredse men at vi i stedet

holder fast i den hundredårige tradition vi har i danmark for at den her form for kritisk infrastruktur

enten er ejet af det offentlige

stat eller er ejet af forbrugerne selv

ørsted annoncerede at man ville frasælge radius i sommer

jeg tror at rigtig mange danskere bare har fået nok efter tdc efter seruminstituttet der skulle sælges til en shariasheik

rigtig mange mennesker der engagerede sig og tak for det for det var jo også medvirkende til at det

så vigtigt at få radius med over dengang man børsnoterede selskabet hvorfor

som vi var nogle der foreslog det dengang men ørsted vil gerne af med det og jeg synes heller ikke at ørsted er en optimal ejer det er som

aktieselskab og de går også også lige til

i området af cirka fem hundrede kroner om året i ren forrentning det er som nogle har kaldt det en

at at radius skal skilles ud

så at vi har diskussionen om hvilken ejer vi ønsker og der har været fremført forskellige ting her i debatten blandt andet at det er fuldstændig ligegyldigt

vi har sådan en regulering der sikrer at uanset om det

der bliver jeg bare lige nødt til at citere nogle af de eksperter som har udtalt sig på området om hvad forskellen er på at få en stor formueforvalter eller kapitalfond ind

indtægtsrammens fastlæggelse er en meget indviklet proces med mange fortolkningsområder og i den proces vil forsyningstilsynet stå over for en ny købers hær af økonomer og advokater

hvis de selskaber der skal reguleres er vældig meget større end dem der skal regulere dem så har vi et generelt problem

betale højere lønninger og har mulighed for at påvirke de politiske processer det siger han

en anden balance der kan ændre sig i magtforholdet mellem regulator det vil sige forsyningstilsynet og ejeren i det øjeblik man får en pengestærk ejer ind uden forbindelse til danmark forbrugerne eller staten kan man forestille sig at regulator i højere grad bliver udfordret med det formål at kunne trække flere

siger professoren kigger vi rundt om

i verden hvor man også har lovgivning der rammer det her

at der jo er en grundlæggende forskel

forbrugerejet selskab og andre typer af selskaber nemlig den at ved et forbrugerejet selskab er det forbrugerne der bestemmer det kan godt være at nogle af de forbrugerejede selskaber

en rigtig god idé at have i virksomheder specielt i virksomheder på monopolområder

den tradition i danmark i hundrede år og jeg synes det var godt at venstres ordfører pegede på at det faktisk er noget som venstre er stærkt forankret i

at man valgte at eje de her ting i fællesskab

og det handlede om at sikre billigere priser til forbrugerne

tale om et offentligt udbud som jeg har været inde på det er et privat selskab som sådan set i høj grad selv kan bestemme hvem man ønsker at sælge til selvfølgelig have afdækket hvilke forhindringer der kan være

vores eltransmissionsnet altså de hovedfærdselsårer der går på tværs af landet så så helt umuligt kan det vel næppe være

har været af forslaget fra et flertal i folketinget

det her videre i udvalget det er noget vi i den grad

kigge på hvad mulighederne er for lige nu er der jo lidt et stalemate kan man sige

det står stille forligskredsen er på en

at tage fat på de på de drøftelser også tak til socialdemokraterne

forsøgt at kæmpe i forligskredsen for en en fornuftig løsning og også tak til det radikale venstre for at bakke op om ideen om andelseje det der må være opgaven nu

en vej frem hvor det kan blive muligt

elnettet i den million husstande som som

i radius netområde får mulighed for at blive ejere af vores elnet på samme måde som de fleste andre danskere er det vil i mine øjne være den optimale løsning

lægger op til at hvis det er umuligt så kunne en anden løsning være at bruge energinetdk

set foretrække foretrække den anden hvis den er mulig så

en god og synes jeg også oplysende og spændende debat

det et paradigmeskifte jeg tror i hvert fald at vi kigger ud i befolkningen

en form for paradigmeskifte eller

ikke længere har opbakning i befolkningen og det pålægger selvfølgelig også partierne herinde at finde

her i vores land at andelsbevægelsen har

findes stærke virksomheder med et stærkt demokratisk fundament og

overlade vores infrastruktur til udenlandske kapitalfonde vi kan vælge

og det er det vi skal finde vejen frem til nu så jeg beklager

beslutningsforslag og tak for en god